nemlig boligejernes tryghed mange år frem det er faktisk ret stærkt synes jeg at vi

på christiansborg hvor der jo er mange ting der deler i dagligdagen kan bygge bro og skabe en holdbar løsning

måske noget unikt ved det danske folkestyre som vi en gang imellem glemmer og som jeg derfor gerne vil trække frem her til en start fordi politik

om at fokusere på forskelle og uenigheder men vi har faktisk en stærk tradition for

på christiansborg og det har vi i samfundet som sådan jeg kommer lige fra det første møde

i disruptionrådet partnerskab for danmarks

fremtid som jo er et andet eksempel på den her unikke danske tradition at vi samarbejder

på tværs det var et godt møde som afspejler at partnerskabet er bredt sammensat ministre lønmodtagerrepræsentanter virksomheder iværksættere unge mennesker en bred kreds fordi de udfordringer vi står over for jo påvirker os alle sammen og derfor skal vi også finde svarene i fællesskab vi har et godt udgangspunkt

og vores ambition er jo

vi med det afsæt sikrer at danmark også er et af de rigeste lande når vi kommer en generation frem det arbejde vi har sat i gang løber frem til to tusind og atten men det er jo afgørende for mig at det ikke bliver en syltekrukke men derimod en katalysator for ideer og politisk debat derfor vil regeringen også undervejs spille ud med forslag og på den måde bruge partnerskabet som en dynamisk ramme hvor vi løbende kan diskutere både udfordringer og løsninger jeg glæder mig til at den her diskussion om hvordan danmark kommer forlæns ind i fremtiden også kan føres her i folketinget

boligaftalen er et godt eksempel på at vi faktisk godt kan finde ting der samler og ikke altid kun fokuserer på det der deler på det her

var der også en generel enighed om at danmark har et godt udgangspunkt

fordi vi har mange styrker og en af de vigtigste er den tillid vi har til hinanden og vores offentlige

måske ikke altid det man står tilbage med når man følger den offentlige debat men men faktum er jo at danskerne hvis man laver en international sammenligning er blandt de mest tillidsfulde i forhold til den offentlige sektor

at bygge op men som kan brydes ned på et splitsekund og hvis det sker

smuldrer fundamentet under vores fælles velfærdssamfund derfor er det også meget alvorligt at skiftende regeringer og et utal af ministre fra mit eget parti socialdemokratiet radikale og sf ikke har formået at

skabe rammerne for at skat fungerede godt nok

kroner og cirka tusind flere årsværk end i dag det gør vi fordi den bedste måde at genoprette tilliden til skat på

er at få skat til at fungere betyder det så at

fortidens fejl bare skal gå

i glemmebogen nej det gør det ikke og hvis et flertal i folketinget ønsker en undersøgelseskommission

vil regeringen naturligvis se konstruktivt på det det gav skatteministeren også et tilsagn om i går

derfor vil skatteministeren nu indkalde partierne til en drøftelse

forsøger at betone ordet sideløbende fordi jeg tror

afgørende at vi nu ikke vælger at have så meget fokus i bakspejlet at vi glemmer at kigge ud ad forruden det er

set ud ad forruden at fremtiden skabes og den tillid der er blevet udfordret skal genopbygges og det

nu bedst ved at vi sikrer at skat kommer til at fungere optimalt igen det er hovednøglen til at genvinde

og dermed er det jo en aftale som

ordentlig balance da forhandlingerne

var tilendebragt og en aftale var på plads det er rigtig godt det er klart at det er en undersøgelseskommission af skat

er en af vor tids største

politiske skandaler vi har med at gøre

til nogle bedre formål

krisen i skat jo også grundlæggende spørgsmålstegn ved

jeg tror at mange mennesker sidder tilbage og er forarget over at det kunne gå så galt

skattebetaling i danmark et spørgsmål står tilbage hvordan kunne det

alle partier rundt om regeringen er enige om at det er den rigtige måde at gøre det på og derfor er det også godt at der nu

så vi kan komme i gang med det her arbejde få afdækket

en konklusion vi kan arbejde videre med og derfor vil jeg egentlig gerne spørge statsministeren i dag til

at grundlaget for kommissionen kan være på plads inden sommerferien melder sig gerne den første juli så kommissionen kan blive nedsat og

med nogle fejl så det i vores øjne

også med interesse at statsministeren betoner vigtigheden af at vi kigger ud af forruden og det er jo som regel

jeg tror at forudsætningen for at vi kan træffe de rigtige beslutninger fremadrettet er at vi bliver klogere på hvad der

den genopretningspakke vi er blevet enige om nok ikke er tilstrækkelig

med de massive problemer der er i og omkring skat og at de nuværende medarbejdere givet ikke kan løfte den her store opgave selv derfor har vi konkret foreslået at der skal oprettes fire nye skattecentre tusind nye medarbejdere som skal sørge for at inddrivelsen kommer til at fungere at restancerne bliver betalt bekæmpe social dumping og i øvrigt sikre at alle betaler den skat som de retfærdigvis skal betale er det noget regeringen også

tre fire år hvor der ikke blev handlet på det

stærkt i den finanslovsaftale vi har lavet og vi er åbne for en fortsat drøftelse om hvorvidt der skal gøres mere det er jo ikke noget jeg opfinder

på stedet det er den reaktion der også har været fra skatteministeren i forhold til fru mette frederiksens parti og andre partier der har peget på det så det tager vi gerne en drøftelse om er der brug for en yderligere styrkelse ud over den vi allerede har besluttet

der at finde en finansiering så mon ikke også det kan lade sig gøre til den her meget meget vigtig

kan jeg forstå at regeringen sideløbende med

diskussionen om skat planlægger en skattereform

bare et helt konkret og vel egentlig enkelt spørgsmål til afklaring her til sidst nemlig om topskattelettelser vil indgå i

vi har nogle udfordringer

hvor gevinsten ved at arbejde holdt op imod hvad man kan få i offentlig forsørgelse efter regeringens opfattelse er er for lille og hvor vi gerne vil give

håndsrækning til folk med små arbejdsindkomster

vi nødt til at indrette systemet på en sådan måde at de skal betale mindre skat end dem der var i forvejen for

det er jo i virkeligheden en fælles bevisførelse på at der er en udfordring her så det vil

at regeringen tager positivt imod opfordringen om en skattekommission og vil indkalde til forhandlinger hurtigt

vi kan få afklaret hvordan vi får det skruet sammen jeg vil også med det samme give et meget stort tilsagn om at vi vil medvirke

at det at man kigger tilbage

hvad der er sket ikke på nogen måde i det omfang vi overhovedet er herre over det vil påvirke genopbygningen af skat

også ved at vi værdsætter det og at vi vil sætte pris på det også

arbejde vi har så det er i hvert fald et tilsagn herfra

det jeg så vil stille som spørgsmål handler slet ikke

tror statsministeren er bekendt med at vi i dansk folkeparti er glade for grænsekontrol og det skyldes jo at eu kommissionen kom

med en opfordring til danmark om nu inden for de næste seks måneder

samtidig med at vi fik tilladelse til grænsekontrol i seks måneder

det er jo i sig selv tankevækkende men det er

bliver den sidste forlængelse jeg gentager det det

i et omfang så der ikke var nogen der skulle være i tvivl om at det var holdningen fra eu

dagens spørgetime til at få et tilsagn fra statsministeren om at der selvfølgelig ikke i de kommende seks måneder sker nogen neddrosling af den danske grænsekontrol på trods af at eu kommissionen altså har ønsket at vi begynder at drosle grænsekontrollen ned i de kommende

det er nu et ret spinkelt håb hvis man kan udtrykke det på den måde for

vi har den politiske vurdering at så længe der ikke er styr på eus ydre

vi nødt til at opretholde en grænsekontrol derfor bliver mit svar sådan at

ville ønske at vi kunne udfase grænsekontrollen for det ville være et spejlbillede på at der var kommet styr på de ydre grænser min egen prognose også når man ser på den aktuelle tilstrømning

det næppe er et meget realistisk scenarie

en seks månedershorisont så

at vi har den grænsekontrol vi har og den har vi i hvert fald foreløbig

åbne grænser til måske endda afrika altså mellemøsten og afrika det kunne jo være festligt der er nok nogle der lever med den

nok ikke lige er realistisk at tro på at det kommer til at ske nok heller ikke for de kommende generationer så hvis vi skal holde fast i vores velfærdsmodel vores samfundsmodel

bliver vi nok nødt til at have lidt styr på vores grænser jeg skal ikke underkende at der også i statsministerens parti kan være folk der

nyttig den er værdifuld den ser ud til at

et meget vigtigt redskab i forhold til også at sende det signal

siger som et tilsagn om at grænsekontrollen nok ikke udfases om om seks måneder men jeg bliver nødt til bare at have det krystalklart skåret ud at der heller ikke

tage det formelle forbehold situationen er den at

i mit politiske nærområde der har et synspunkt om åbne grænser til afrika

altså det der er hele problemet her er at der ikke er tilstrækkelig styr på de ydre grænser

også derfor vi ser en en indstrømning til italien af et omfang som er alt alt for stort og som udfordrer europa det har vi så lavet værnsregler imod i danmark det har vi i øvrigt gjort med stor succes det er jo derfor vi nu har det laveste antal asylansøgere vi har haft i otte år så vi opretholder den grænsekontrol vi har i det design som vi har givet den og det gør vi i de her seks måneder og så tager vi stilling til hvad der videre skal ske det jeg kan sige er at hvis forudsætningerne for at man kan fjerne grænsekontrollen ikke er der så bliver den også opretholdt og så er det ikke et spørgsmål om de seks måneder så har det også et videre perspektiv end det samtidig deltager danmark også i styrkelsen af den ydre grænse og vi har jo selv en ydre grænse det har vi ude i københavns lufthavn hvor vi også kommer til inden længe at tage initiativer der styrker grænsekontrollen

til at ske efter november det er meget vigtigt til det andet vil

statsministerens karakteristik af det det

det er statsministeren er så tæt på i venstre og

lidt forvirret når

ordfører endda på hele eu området hele europa der sådan kommer til at sige at eu har fået styr på de ydre grænser ved

var ment sådan og at det var et rodet interview og at det blev trukket i land igen og

udsagn der kan give indtrykket af at der er folk i i den nærhed jeg troede der var hos statsministeren der kunne have det synspunkt at der er styr på de ydre

er glad for at jeg så deler det synspunkt med statsministeren og at vi derfor

skattelymistanker der ikke er blevet reageret på snyd med moms forkerte ejendomsvurderinger

opstået det er ikke noget der burde være en overraskelse allerede tilbage i to tusind og syv

ene er tilliden til skattesystemet som sådan og fundamentet for vores velfærdssamfund tror der er rigtig mange mennesker der med god grund sidder og tænker hvorfor de skal betale deres skat hver måned hvis de ser rige mennesker i dyre huse og dyre biler

slippe for at betale skat

et tillidsproblem det andet tillidsproblem er jo at hvis man ikke får

noget undersøgt hvis man ikke får placeret

og dansk folkeparti ændrede holdning og siden nu også regeringen endda i en sådan grad at det ligefrem

dem der har foreslået det må man forstå det er rigtig

er den fulde periode siden starten af nullerne og frem til i dag der bliver undersøgt altså at vi også får de nedskæringer med der kom forud for strukturreformen

om statsministeren vil sikre måske ligefrem garantere alle dem der sidder derude at det bliver et kommissorie som ikke på nogen måde kan klandres for

jeg tror ikke at spørgetiden her i dag er

kommissorium det det tager vi en drøftelse om hos skatteministeren men vores udgangspunkt vil være at vi får et bredt dækkende

er helt enig med fru pernille skipper i at de to dimensioner der er tillid til selve skattesystemet

tillid til det politiske system og begge dele skal vi

og det skal vi nok alle sammen bestræbe os på for når der for eksempel tegnes det der billede af at der findes firs milliard kroner derude man kunne samle op hvis vi ellers bare havde et velfungerende skattevæsen

hen forkert

krone for krone kan inddrives der findes nogle folk derude der skylder penge til skat som ikke har nogen penge som har så lav en indkomst at vi her i folketinget har vedtaget nogle regler der

vi har det synspunkt at man skal have råd til at give sine børn mad

en stor del af de tal der gemmer sig i de her firs milliard

penge af den her kategori

at vi har haft udfordringer på inddrivelsessiden og det skal vi kigge på det gør vi fremadrettet

historiske forklaringsmodeller men det kan altså ikke nytte noget at vi her fra folketinget bidrager til at skabe et billede af

at man ikke kan inddrive gælden statsministeren talte også lidt selv om det

fulgt debatten længe og det har været venstres sådan mantra at man skulle kigge fremad

ekstra midler den annullerede planlagte besparelser og det var jo godt det var også et vigtigt første skridt så kom der et forslag

august som tilførte nogle ekstra medarbejdere men mangler hele kontrolområdet

skattely og moms får ikke tilført ekstra medarbejdere

vil statsministeren ikke godt medgive at for at den her tillid

skal vi også gøre nok tilføre tilstrækkelige ressourcer til

stille spørgsmål ellers kunne være spændende at spørge skipper til hvilke konkrete skridt der blev taget i den fire årige periode

skat handler jo også om vejledninger regelforenklinger

at vi for eksempel her på christiansborg sørger for at lave noget lovgivning der gør at det netop er muligt

digitalisere nogle af disse løsninger så det her genopretningsarbejde som

skatteministeren synes jeg meget dygtigt har sat sig

at det jo ikke kun er medarbejdere men at det også er digitale løsninger

undskyld mig er det ikke lidt det der har bragt os i den her

at man bare siger at der må komme et bedre it system og så har man ikke tilstrækkeligt med medarbejdere indtil man faktisk står med det der fantastiske it system som man drømmer om i hånden derfor får man jo

en følelse af at når regeringen er

at tilføre de nødvendige ressourcer

det var jo statsministeren selv der stod bag strukturreformen hvor man fjernede inddrivelsen

det over i skat det var finansministeren og næstformanden i venstre herre kristian jensen der gik i gang med besparelser på baggrund af en forventet effektivisering som viste sig aldrig nogen sinde at dukke op

tusind nye stillinger og i et svar til fru mette frederiksen tidligere i den her spørgetime har jeg sagt at vi selvfølgelig også

for en fortsat diskussion om om der er brug for mere og andet jeg prøver bare lige nuancere tingene en lillebitte smule også når man nu tegner

vi har på lange strækninger et velfungerende skattevæsen vi har for eksempel en personskatteligning

gammel nok til at kunne huske hvordan man sad og lavede papirselvangivelser og så holdt man i kø oppe

i dag kan vi gå ind og ligne os selv på nettet vi kan få vores årsopgørelser

samme vi kan rette og den slags ting så inden vi nu får tegnet et billede af at hele skattevæsenet er én stor skandale og

er noget digitalisering der er lykkedes synes jeg der skal den nuance på det rokker ikke ved at der er udfordringer dem har vi taget hånd

frederiksen siger det jeg hører at dansk folkeparti siger det jeg hører det faktisk hele vejen rundt og det er rigtig rigtig dejligt

en række spørgsmål op om skat men jeg vil ikke gentage

når statsministeren ser den sag om

skat ved siden af hele diskussionen om

offentlighedsloven hele diskussionen om

salget af aktier i dong og den mistillid som det selvfølgelig vækker i befolkningen hvordan

brænde til bålet for den voksende mistillid der er til os der arbejder herinde fra alle de mennesker der har

stemt på os derude så hvad er

danskerne derude ikke bare snævert i forhold til skat det er den konkrete sag

offentlighedsloven og diskussionen om dong

er det vigtigste det er også derfor vi investerer i skat en anden del handler om at være åben om fortidens fejl

en tredje ting som jeg tror

få proportionerne med

tanker om mange skandaler

den digitale tinglysning min min erindring om den offentlige debat om den digitale

vi løb noget i gang som ikke fungerede til en start det blev skandaliseret i dag har vi et perfekt digitalt

på et splitsekund kan få

har gjort det billigere at handle bolig det fungerer fantastisk det er en kæmpe succes vil man som almindelig avislæser sidde tilbage med en oplevelse af at vi har en kæmpe succes

som som verden efterspørger det vil man ikke hvis man blader sine gamle aviser igennem

få nuancerne på plads

derfor jeg over for fru pernille skipper før gik lidt i rette med de firs milliard

turnere rundt med for sort hvide billeder af hvordan den offentlige sektor

og alternativet tror har været med til

den voksende og markante

anden gang hvordan vi

en trussel mod demokratiet som sådan noget af det handler selvfølgelig om

at hvis man laver en fejl og det kommer vi alle sammen ud for så kræver det som det første at man kan identificere fejlen

er ens egen at man vil lære af det

at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission det er vores bud

godt tænke mig at spørge statsministeren hvis det stod til statsministeren hvordan skal kommissoriet for sådan

lidt udfordret af at noget af det som herre uffe elbæk ligesom skandaliserer og siger nedbryder tillid

set respekt for den beslutning den tidligere regering traf

om at sikre noget ekstern kapital til dong på et kritisk tidspunkt i selskabets historie og jeg abonnerer ikke på det synspunkt at fordi aktionen lykkedes i den forstand at dong sådan set

vokset og blevet stærk så kan man gå rundt bagefter og sige at

derfor vil jeg gentage det med at få nuancerne med det gælder også

man kan jo lave et nærstudie af hvad det er for en offentlighedslov vi har

så vil man se at det der billede der bliver tegnet

udvikler demokratiet

vores egne gruppemøder vi gør det ved at spørge medlemmerne hvilke spørgsmål jeg skal stille statsministeren

demokratiet ser statsministeren i den teknologiske udvikling altså hvordan udnytter vi alle de sociale medieplatforme

en meget mere direkte dialog med

borgerne derude og har statsministeren nogle overvejelser over hvordan

en mulighed for at vi alle sammen som samfundsborgere kan udøve vores gerning som samfundsborgere på et mere oplyst niveau

og det er måske i virkeligheden lidt paradoksalt at i en tid hvor vi i virkeligheden alle sammen har meget mere adgang til information

er der måske en tendens til at der alligevel danner sig

nogle hurtige sort hvide billeder som bare står så hvis vi skal bringe demokratiet

informationsstrømmene sådan at det vi agerer på

skolebestyrelsesmedlemmer rundtomkring hvor det lokale demokrati udfolder sig

vidensplatform og ikke

ikke ønsker at kigge i bakspejlet af frygt for hvad vi måtte se

godt og rigtigt at vi nu får en en undersøgelse

hvor det handlede om bagudrettet at fralægge sig ansvaret for

det der ville øge befolkningens agtelse

hvis man stod sammen om i fællesskab at løfte ansvaret for

at stå og ikke sige at noget kunne være gjort anderledes

og genopbygge og skabe bedre systemer

sige tak for boligskatteaftalen

bølgerne gik lidt højt når det handlede om skattestoppet og den slags ting

blive overrasket over hvor hurtigt det kan gå og jeg tror også

system og en langt bedre udvikling

spørge om spørgsmål omkring uddannelse fylder noget

jeg tror det er helt afgørende at vi bruger uddannelse som en løftestang til

ville nedlægge ganske mange uddannelsessteder og

sige fælles forståelse af hvad

position er lige nu og her i forhold til alle de udfordringer vi står med hvad er det for et

positivt fremtidsscenarie vi ser for os og det kommer vi til at se og

er unikt og flot at der

det handler om livslang læring det er også derfor regeringen snart tager hul på

om vores videregående uddannelsesinstitutioner men så handler

om at få de unge godt fra start og jeg er meget meget bekymret over at det gennem de sidste ti femten tyve år på trods af alle tiltag

folkeskole ikke har en studenterhue et svendebrev eller nogen ordentlig tilknytning til arbejdsmarkedet er

jo derfor vi har spillet ud med at få ryddet op i det virvar af tilbud vi har det er ikke et udtryk for et ønske om centralisering det er et udtryk for at vi skal skabe et

regeringens udspil bygger så godt nok på at vi har fem og tyve moderinstitutioner rundtomkring

moderinstitutioner har forlagt undervisningen eller har decentrale institutionstilbud for jeg er sådan set enig i at nærhed også er en dimension så det er jo udtryk for at finde en balance mellem nærhed som er vigtig og så sørge for at vi har nogle tilstrækkelig attraktive uddannelsestilbud for den her gruppe som forlader folkeskolen uden at være klædt ordentlig

og tyve skal klare sig med uændret elevtal for vel godt og vel firs procent af det

budget man havde sidste år så er det jo ikke noget der sådan ligesom lugter af en fremtid brolagt med uddannelse eller når man har lavet et uddannelsesloft selv om man taler om livslang læring er det

heller ikke noget der sådan umiddelbart ligesom lyder som om man tror på det når man selv siger at én uddannelse nok ikke er

skal have flere samtidig med lægger loft over det

er optaget af det med de unge her er

ser regeringens udspil ikke at komme frem til at man i hvert fald synes

over firs af i dag og så vidt jeg kan se på regeringens udspil

skal vi ned på de fem og tyve institutioner og fem og halvfjerds udbudssteder derfor spørger jeg bare er det statsministerens opfattelse også

for mange produktionsskoler i danmark

forlader folkeskolen med de ringeste forudsætninger for at komme videre i

hvorimod det for dem der har tilegnet sig de færdigheder vi egentlig synes alle børn skulle

meget enkelt altså det er erhvervsskole det er gymnasium det er htx det er til at finde ud af så er det sådan med den her gruppe som ikke har

de fundamentale færdigheder på plads at de mødes af noget meget meget uensartet de mødes i øvrigt også af et system hvor det er uklart hvem der har ansvaret

er i statsligt regi noget er i kommunalt regi og det er det vi vil rydde op i det er det det er båret af

et højkvalitetstilbud med et stærkt ungdomsmiljø så kan vi lave noget ordentlig brobygning og få dem videre det kræver at vi decentralt er til stede ude i landet og jeg tror at det udspil vi har lagt op til men

er jo til diskussion opererer

med at der skal være omkring fem og halvfjerds geografiske positioner derude det er ikke så langt fra det antal produktionsskoler vi har for nærværende

man kommer ind et sted hvor der faktisk er tid og ressourcer til at forholde sig til den enkelte

sådan set er langt vigtigere end den standardisering

mangler er standardtilbud jeg tror at det

mangler er en kommune der ikke går op i om de er sytten år eller atten år hvis de er midt i et uddannelsestilbud jeg tror de går op i at

hvis de har brug for atten måneder i stedet for tolv måneder på en produktionsskole

og alle de der problemer er jo nogle der ligger bag ved i systemerne og derfor synes jeg bare det er mærkeligt at starte med

afstand til ens uddannelsesinstitution og til ens arbejde har

vores udspil heller ikke båret af et eller andet vildt centraliseringsønske men det er altså heller ikke sådan at vi har startet med at sige at de institutioner der findes derude

er det der gør at vi tiår efter tiår

det ansvar skal vi tage på os det kræver større entydighed i ansvaret

sagt at kommunerne skal spille en mere afgørende rolle det kræver også at vi får mere kvalitet ind i i tilbuddene

med afsæt i et ekspertudvalg fordi vi lytter

et ungdomstilbud med tre spor så det er jo indholdet først og så handler det om at få oversat det indhold til geografien der er vores udspil så at hvis man skal kunne give decentrale tilbud med de her tre spor

vil det være fornuftigt at organisere det i en ramme med fem og tyve enheder eller ansvarsområder hvor man så kan have nogle decentrale undervisningstilbud

har peget på fem og halvfjerds men det er jo til diskussion og vi glæder os til

vi har brug for at genopbygge tilliden så jeg

jeg ser frem til arbejdet med et kommissorium

jeg synes det er ret afgørende at vi så bredt som muligt i folketinget kan stå bag det indhold

gang med at drøfte næste års budget med landets regioner og dermed også penge til landets sygehuse det såkaldte produktivitetskrav på to procent om året

regionsformænd personalegrupper og patientforeninger ja der er nærmest ikke

er involveret i vores sygehuse der ikke har råbt vagt i gevær og tiden er ganske enkelt løbet fra den nuværende meget rigide regnemodel

at vi risikerer at det går ud over kvaliteten i behandlingen arbejdsmiljøet og ikke mindst patienternes tryghed

at der er grænser for hvor hurtigt arbejdet med syge mennesker kan foregå hvor man løber mellem medicinskabet og sengen og computeren uden at vi også samtidig risikerer at forøge risikoen for fejl og uholdbart arbejdsmiljø

at vores portører og sosu assistenter læger og sygeplejersker på vores sygehuse bare ikke fysisk kan løbe hurtigere jeg tror nogle af dem har

gøre brug af ny teknologi digitale løsninger

i at tiden er løbet fra det meget rigide

sf forlod den tidligere socialdemokratisk ledede regering

var det jo en kendt mekanisme og der blev det heller ikke formidlet som en rigid ting

det er jo ikke et signal om at man på alle landets sygehusafdelinger skal løbe to procent hurtigere det er

en udfordring til det samlede sundhedsvæsen om at man hele tiden skal se på arbejdsgange man skal se på ibrugtagning af ny teknologi og andet med det sigte

som i øvrigt bliver på området så det er en mekanisme for at sikre at der hele tiden er

udvikling som jeg så i øvrigt så forstår vi er enige i bør være

teknologi i brug der aflaster nogle manuelle arbejdsprocesser når man

som kan være med til at diagnosticere

man mere for pengene det er jo det det er et udtryk for og jeg er ked af at det bliver oversat til at

løbe hurtigere eller bevæge sig hurtigere eller lave stingene på operationssåret med en højere hastighed det er jo ikke sådan det er

løsninger man har robotter på nogle sygehuse men det behøver jo ikke at betyde at operationerne er hurtigere overstået eller med færre hænder

meget mere præcist for den enkelte patient men der er ikke

onsdags i folketingssalen

om arbejdet med de to procent eller et nyt styringssystem

et bud på slutdato eller på endeligt indhold

det her meget afgørende område ikke mindst fordi man er midt i forhandlinger med regionerne er det en syltekrukke som finansministeren lægger op til er det noget som regeringen vil finde en holdbar løsning på i forhandlinger med regionerne eller skal vi vente længe

stolte over at sundhedsvæsenet har undergået en så positiv forandring som tilfældet faktisk er med flere patienter der bliver behandlet

højere overlevelseschance i forhold til alvorlige

det system som så i øvrigt blev opretholdt i de fire år vi havde en socialdemokratisk ledet regering hvor sf indgik nemlig at der i den aftale som staten har med sygehusejerne er det her

at det så bare mekanisk skal oversættes fra sygehusejeren til den enkelte ansatte det er jo ikke et krav om at nu skal sygeplejerske hansen og portør jensen hver især løbe to procent hurtigere

jeg er ikke i stand til her i dag at stå og opfinde en en anden model der er

bedre og så længe vi ikke har en anden model der er bedre

sikrer at vi får den udvikling som fru pia olsen dyhr selv taler sig ind i med digitalisering og udvikling og patienttilfredshed og kvalitet i behandlingen

opretholder vi selvfølgelig det vi har hvis vi kan komme igennem med

sygehuse og det oplever de

den del nærmere i dag det er hvert fald noget der tyder på

sidste taletid på noget som jeg ved optager rigtig mange studerende nemlig uddannelsesloftet nu gør jeg ikke som min kollega i

for at komme i karantæne på grund af kontanthjælpsloftet dropper

skal de skynde sig at søge over i andre uddannelser måske med bedre jobmuligheder inden

har også ansvarligt samlet regningen op

det har vi så gjort ved at lave det

fru pia olsen dyhr omtaler som uddannelsesloftet men som jo bare

på den tanke at hvis man tager en videregående uddannelse en uddannelse som som fællesskabet har betalt så må man give det en chance før fællesskabet betaler en ny derfor skal min anbefaling jo være at man tager den uddannelse man har lyst til at tage og så gør man den færdig det er ikke altid

at man ikke dagen efter at man har færdiggjort en uddannelse betalt af fællesskabet kan gå i gang med endnu en uddannelse

kristian thulesen dahl jakob ellemann jensen pernille skipper

chemnitz larsen magni

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

medlemmer af folketinget og marie krarup

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet er beslutningsforslaget

vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og tre af finn sørensen

og karsten hønge samt forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og fire af leif lahn jensen bortfaldet

fjerne den nye mulighed for en såkaldt førtidspension som bliver indført

vi var jo egentlig rigtig glade da vi læste at aftalepartierne for noget tid siden var blevet enige om at ministres pensionsalder fremover skulle følge folkepensionsalderen det er noget vi har arbejdet for i mange år vi synes at det burde være en selvfølge at når vi herinde på christiansborg ændrer pensionsalderen for befolkningen skal de regler selvfølgelig også gælde os selv også dem af os der er så heldige at blive minister derfor blev vi også så

desto mere skuffet da det kom frem at aftalepartierne øjensynlig i sidste minut fik indført sådan en smart finte der reelt betyder at en minister alligevel også fremover vil kunne gå på pension før de fleste andre danskere man vil nemlig indføre en såkaldt førtidspensionering

en førtidspension som vi kender ude fra resten af samfundet

man skal igennem den ene arbejdsprøvning efter den anden og

spidsrod mellem forskellige myndigheder nej det her er en en valgfri førtidspension

betyder at man kan gå på pension op til fem år før folkepensionsalderen mod et mindre fradrag i sin pension

betyder at ministre vil kunne trække sig tilbage med en rigtig rigtig god pension flere år før folkepensionsalderen det mener vi ikke er rimeligt det må være sådan at de regler der gælder

altså de politikere der har vedtaget dem det er vel alligevel næppe sådan at det at være politiker eller minister er mere nedslidende end mange af de job som andre danskere bestrider uden at de får mulighed for at trække sig tilbage før folkepensionsalderen derfor har vi stillet et ændringsforslag til lovforslaget der fjerner den her mulighed for såkaldt førtidspensionering sådan at ministre fremover vil være omfattet af de samme regler

almindelige lønmodtagere på arbejdsmarkedet man vil så stadig væk have en meget meget lukrativ og hurtigt optjent pension men man kan dog ikke hæve den før

ministre har fremadrettet nu bliver ligestillet

det er lige præcis en ligestilling med det almindelige arbejdsmarked der også gælder

for en førtidspensionering det er nemlig sådan at både på det ordinære overenskomstmæssige

mulighed for mod et fradrag i sin pension at gå tidligere på pension end ved den

da ministres pensionsvilkår på alderstidspunktet ikke på optjeningstidspunktet men på alderstidspunktet søges ligestillet

tjenestemandspensionen kommer der også her ifølge det aftalte en mulighed få en førtidspensionsordning ind

slå fast at det ikke er noget ekstraordinært det er ikke noget ukendt det er ikke sådan at det er helt

mulighed for det her tidligere det er sådan at en lang række tjenestemænd allerede har mulighed for det det er sådan at folketingsmedlemmer har mulighed for det og det er også sådan at en lang række af de personer der er på overenskomstmæssige

tidligere mod et fradrag i det beløb man får udbetalt så det er

for at stoppe en lille smule tidligere mod at gå ned

hvis man skal sammenligne det med en almindelig arbejdsmarkedspension

mod et fradrag ligesom man fremover vil kunne som minister

man indfører med den her aftale men hvad betyder det så for ens pension jo ifølge

man går tre år før folkepensionsalderen

at de skal afgive tyve procent af deres pension i resten af deres pensionisttilværelse og hvad betyder det for en minister jo de skal afgive seks procent

fastsættes ved aftale for almindelige arbejdsmarkedspensioner er det sådan at fradragets størrelse aktuarmæssigt fastsættes på baggrund af

pensionsdepot renteforudsætningerne og den forventede levealder

så mange andre forhold om folketingsmedlemmers og ministres vilkår bliver vilkårene for ministerpension her ligestillet

arbejdsmarkedspension men når jeg nævnte arbejdsmarkedspensioner var

herre pelle dragsted nu ad flere omgange også ved den her tredje behandling forsøger at tegne

har mulighed for at stoppe før tid og få udbetalt sin pension med et lavere beløb og det er ikke rigtigt det er nemlig

meget større og det betyder selvfølgelig at det betyder mindre at skulle afgive et fradrag på fem eller seks procent om året fremadrettet

trække sig tilbage tidligere mod et fradrag i den pension man får

forsøgt at tegne et billede af at optjeningsrettighederne skulle ligestilles med tjenestemænds der er en særlig regel for ministre ja og det har været aftalt blandt partierne hele vejen igennem

tegnes af at den her mulighed for

uden at man nævner at jeg skal betale tyve procent af min pension når jeg skal ned og hæve min almindelige arbejdsmarkedspension hvis jeg

seks procent af sin pension hvis jeg så spurgte ministeren

lige at tage den store regnemaskine frem

regn ud hvad tyve procent af min lille pension er i forhold til seks procent af ministerens meget meget store pension og så få dem omsat i kroner så så kan ministeren måske godt se at de

danskere vil sige ahr var det ikke godt lige at få den detalje med når

der hedder at tjenestemænd i dag har mulighed for at

og når nogle så har sagt jamen det er jo kun tjenestemænd og

ja det er der den ene er en decideret aftale der er lavet på tjenestemands og

det andet er en aktuarmæssig beregning der ligger det er de forskellige tilgange til det men det er nu engang den tilgang der ligger på tjenestemandsområdet og som vi fører ind

havde vi slet ingen pensioner derfor skal vi give

og det eneste ministeren får ud af den slags ting er

det er en ligestilling af muligheden for hvornår man kan træde tilbage det har jeg på intet tidspunkt lagt skjul på så er der nogle ting omkring modregning der er også nogle ting omkring optjening som er forskellige ja men det er ikke det jeg har haft fokus på

afstemningen er slut

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

flugter med de forhold som andre danskere har vi synes

der skal være voldsomme særprivilegier det forslag

der bliver vedtaget indeholder nogle enkelte fremskridt men det er slet ikke tilstrækkeligt

til at gøre op med nogle af de meget vidtgående privilegier som politikere

at reglerne altså bliver mere lukrative derfor har vi fra enhedslistens side

andenbehandlingen og også her ved tredjebehandlingen stillet en række ændringsforslag

de medvirke til at skabe nogle mere rimelige forhold som mere ligner

at politikere også fremover vil have en meget ekstraordinær pensionsordning hvor man på få år og langt hurtigere end stort set alle andre danskere optjener ret til en meget høj pension flertallet af aftalepartierne har desværre valgt at overhøre vederlagskommissionens forslag den vederlagskommissionen som man ellers selv nedsatte om at gå over til en mere moderat pension der mere ligner den arbejdsmarkedspension som de fleste lønmodtagere har

har genfremsat det ændringsforslag som vi

under andenbehandlingen om simpelt hen at følge vederlagskommissionens anbefalinger og overgå til

ud til at et flertal igen stemmer imod

lovforslaget her betyder godt nok at man hæver pensionsalderen for folketingsmedlemmer så den fremover følger folkepensionsalderen i stedet for som i dag efterlønsalderen

det godt nok men som jeg var inde på

man altså indført den her lille finte med en såkaldt førtidspensionsmulighed

sådan en førtidspension som vi kender fra fra den almindelige verden uden for christiansborg hvor man ligesom skal have en helbredsmæssig årsag og blive godkendt for at kunne få en førtidspension nej det er sådan en førtidspension man vælger helt frit hvis man ønsker det og kombineret med den meget lukrative pension hvor man på tyve år optjener den højeste pension vil det betyde at folketingsmedlemmer også fremover kan trække sig tilbage

få den her førtidspension udbetalt samtidig med at man har et andet arbejde og en høj indtægt

skal kunne tilvælge en mere moderat pension

en en pinlig omgang fra den socialdemokratiske tops side

synes jeg rimelige kritik af politikernes pensionsforhold eller bare at følge den vederlagskommissionen som man selv har nedsat laver man altså

utilfredse med deres alt for høje pension bare selv kan gå ned på en lavere pension

den her diskussion om politikernes pensionsforhold handler jo ikke om at nogle er utilfredse med deres pension

mange i befolkningen er utilfredse med at vi har en pension som er så lukrativ i forhold til hvad almindelige mennesker har

vil jo ikke få den utilfredshed i befolkningen til at forsvinde hvis resten holder fast i de privilegier

vi har alligevel i enhedslisten

socialdemokratiets forslag om at man frivilligt kan frasige sig den her privilegiepension og gå over på en mere moderat pension

meddelt at vores medlemmer af folketinget også vil gå

hvorfor de mener at de skal have så lukrativ en pension der reelt betyder at de kan trække sig tilbage flere år før de fleste andre danskere derfor er det hvis der skal være frivillighed

være fuld åbenhed om hvilke partier og politikere der fastholder privilegiepensionen og hvem der frivilligt afgiver den

ændringsforslag til socialdemokratiets forslag som vil sikre åbenhed

en frivillig ordning er ikke løsningen på den utilfredshed der findes ude i befolkningen omkring vores pensionsforhold selve ideen i socialdemokratiets forslag om at politikere skal overgå til en pensionsordning der afspejler tjenestemandspensionen

i dag hvor det kun tager tyve år at optjene fuld pension

et spændende og udmærket forslag som alternativ til det forslag vederlagskommissionen har stillet

også taget socialdemokratiets forslag og stillet et ændringsforslag om at vi simpelt hen gennemfører det for alle medlemmer af folketinget

med indfasning fra næste folketingsperiode

men kun vil støtte det hvis det er valgfrit men det

som sagt i rigtig mange år har arbejdet for at få normaliseret politikeres pensionsforhold

ikke fordi det handler om særlig mange penge i det store statsregnskab

handler om principper når man insisterer på at fastholde urimelige privilegier mens almindelige danskere rammes af reformer af efterlønsreformer af højere pensionsalder

om at vi herinde er mere værd og har ret til mere end almindelige danskere der går på arbejde og passer deres job

at det her ikke bliver sidste gang

til vores pensionsforhold for historien har jo faktisk vist

for skridt for skridt godt nok små skridt

så mon ikke vi engang kommer i mål men tak for kampen

så går vi i gang med afstemningerne ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tretten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer sytten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer seks

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fjorten og femten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni af

mindretal bortfaldet ønskes afstemning om underændringsforslag nummer tolv til ændringsforslag nummer 11 underændringsforslaget er stillet af et mindretal

der stemmes om det således ændrede ændringsforslag nummer elleve af

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire syv og otte stillet af det samme mindretal bortfaldet

derefter indfører et tilknytningskrav for alle

medmindre ændringsforslaget bliver vedtaget ikke kan gifte sig med dem de forelsker sig i

boet mange år i danmark inden de forelskede sig i en udlænding ændringsforslaget

vi skal stemme om vil betyde at

hvis de kan forsørge sig selv

og bo i vores eget land jeg tror vi

og det ønsker vi at bekæmpe

men det her handler om danske statsborgere som for de flestes vedkommende har boet

nu gerne vil hjem igen og bidrage

lidt mere af i fremtiden jeg tror ikke det der med at forelske sig i en udlænding

ændringsforslaget ikke går igennem at

med at få gjort det nemmere

at kunne bo i deres eget land med den de elsker når de kan forsørge sig selv det burde være en helt grundlæggende rettighed og det vil vi arbejde hårdt for kommer til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

kan man ikke komme til danmark man skal have tilbudt et arbejde

vi diskriminerer pensionister som har mulighed for at komme hjem til danmark

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

det som vedtaget det er

nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes herefter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

til stede jeg udsætter foreløbig mødet i

her handler jo om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder det er en genfremsættelse af et beslutningsforslag fra sidste folketingssamling som også blev fremsat

vi jo blive ved og ved men det er jo fair og relevant at man har debatten

vi mener i regeringen at der er en række problemer med forslaget og mener således ikke at der skal oprettes et statsligt

statsligt støttet realkreditinstitut

afsættes ressourcer til kreditvurdering af låntagerne da sådanne kompetencer ikke er til stede i det offentlige

for det andet kan etableringen af et sådant statsligt institut medføre at der kan blive tale om en kvoteordning hvor kun en begrænset andel af mulige låntagere i yderområderne vil kunne få et

som private institutter ikke vil betjene fordi pantets værdi vurderes at usikkert dermed vil instituttet få en udlånsportefølje med betydelige tabsrisici

i private institutter det betyder konkret at staten vil påtage sig betydelige tabsrisici for det fjerde er det regeringens umiddelbare vurdering at den foreslåede ordning vil være i strid med statsstøttereglerne afslutningsvis mener regeringen helt generelt ikke at staten bør gribe ind på private markeder medmindre der er særlige forhold der taler herfor det skal derudover bemærkes at et velfungerende kreditmarked både vil medføre accept af og afslag på låneforespørgsler afslag på kreditanmodninger er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med at markedet ikke er velfungerende

så alt i alt mener regeringen ikke at statsstøtte er den rigtige vej at gå i denne sag og regeringen kan således ikke støtte

at få lån og hvor man ikke kan købe og sælge og så går mobiliteten i stå og ministeren er jo

ind med statsstøtte vi skal ikke understøtte noget der burde

håndteres alene på et marked men

at ministeren også er minister for et område hvor vi bruger milliarder i erhvervsfremme og erhvervsstøtte eksportstøtte

på at hjælpe firmaer og virksomheder videre men ikke på at sikre og det koster

indgang til det som sf taler om her

man skulle oprette et statsligt institut for det første

synes jeg ikke at staten skal bruge sine penge på at kaste gode penge efter dårlige vi har nogle institutter

som betyder mere transparens bedre mulighed for at få billigere lån og bedre mulighed for at

skifte selskab vi kan også se når

ser på konjunkturerne at økonomien i landdistrikterne

vil man ikke låne til eller fordi

kroner for et hus i store dele af det her land

mange steder og det kan man ikke få lån til

merrente så det er altså ikke

må det være fordi der er nogle der vurderer at det ikke er rentabelt og fornuftigt at låne penge til de projekter det vi kan gøre

sikre at der kommer gang i landdistrikterne at konjunkturerne bliver bedre at vi får en ordentlig

og uddannelsesforhold som gør at der bliver arbejdspladser derude og på den måde følger boligpriserne med og vi kan også se af tallene at boligpriserne er steget i alle dele af danmark

det skal være muligt for folk at låne penge til deres bolig eller

bor henne men der er det bedste svar alt andet lige og det

også se af de analyser vi laver af det nu

en vækst i hele danmark så det kan betale sig at investere i arbejdspladser og boliger i hele danmark

hvis man fik staten ind over ville det skævvride forholdet til dem og det ville betyde at man gik ind og støttede nogle lån som markedet ikke ville støtte og det må da alt andet lige betyde en større tabsrisiko men det er ikke afgørende for os det afgørende for os er at vi vil fokusere på et væld af andre aktiviteter som skal betyde at

påpege at der er problemer rundtomkring

borgmester thomas andresen i sin tid udtalte konstatere at markedet i bund og grund ikke fungerer hvis man rent faktisk ikke

det selvfølgelig alt andet lige jo sætter gang i nogle aktiviteter men man er

er ikke at staten går ind og medfinansierer lån til borgere der bor i landdistrikterne det er at stikke folk blår

en række praktiske problemer med at etablere et statsligt realkreditinstitut det vil også kræve nogle penge

på finansloven og der vil også blive tale om en kvoteordning hvor kun en begrænset andel af de mulige låntagere i yderområderne

så summen af det her er jo at det vil henvende sig til borgere som ellers ikke vil kunne få lån andre steder

alt andet lige vil være betydelige tabsrisici og skal vi ikke hellere bruge de penge på at støtte reelle aktiviteter i landdistrikterne og

sammen helt ude i det yderste sogn og jeg synes at ministeren jo ligesom lægger en holdning for dagen hvor man giver op og siger

der er dele af danmark hvor markedet ikke fungerer og er der så ikke rigtig noget at gøre ved

ren gavecheck og så ville andre borgere i danmark tænke hvorfor katten skal vi gøre det nej det vi gør er

kommer aktivitet i landdistrikterne

for det det gør staten også ved forskellige aktiviteter det er

skal lave den her støtte til et realkreditinstitut der

der er et eller andet sygt i konstruktionen men omvendt

bare spørge ministeren kunne man forestille sig en alternativ form for finansiering altså

der gik ind og gjorde det her som forslagsstillerne lægger op til altså hjalp i et marked

de initiativer vi ellers tager er nok

lægge op til at man skulle have en høring om det senere eller eller arbejde videre med det

ellers ville markedet jo fungere og det betyder jo at man så må se på hvad der ellers er af muligheder

det er en høj prioritet for regeringen at der kommer balance i danmark og er vækst i hele danmark og det handler om at vi sørger for at der bliver arbejdspladser i hele danmark og

det vi kan se af vores egne analyser

nu går bedre i alle dele af danmark der

ikke går fantastisk men i alle dele af danmark går det generelt bedre nu end det gjorde for

at

at staten går ind og agerer på et marked hvor der i forvejen er institutter

er den gode løsning er at sørge for at det bliver attraktivt at give belåning til aktiviteter i de områder og det gør vi ved at understøtte at der kommer gang i hjulene også i landdistrikterne det er det der skal til ved at fokusere på turisme

ved at fokusere på andre erhverv som betyder noget for

hele regeringen og dermed også venstre

i kalundborg som også er formand for kommunernes landsforening han har tidligere sagt der er almindelige familier med to indtægter som i nogle postnumre har svært ved at kunne få lån til et i øvrigt relativt billigt hus og så fungerer markedet ikke er ministeren enig med martin damm i at markedet ikke fungerer sådan som det er nu

i maj måned to tusind og sytten så kan vi se at boligpriserne er steget i alle dele af danmark

det så er nemmere at få lån fordi man jo belåner ud fra hvad den reelle

ikke at svaret er at staten involverer sig mere

sig i noget hvor vi har et marked der fungerer det vi skal sørge for

skabe et fundament så realkreditinstitutter og banker har lyst til at låne penge ud til de områder og så skal vi selvfølgelig også hele tiden gøre dem opmærksom på

har et samfundsansvar for at vi har et danmark i balance men man gør det altså ikke ved at staten går ind og lånefaciliterer

udeomkring i landet uden for de store byer

fik svar på synes jeg var hvordan ministeren egentlig forholder sig til markedet mener ministeren

at markedet fungerer sådan som situationen er lige nu

men den måde vi adresserer det på fra regeringens side er

der er brug for at vi skubber til udviklingen i landdistrikterne for det går ikke stærkt nok og der mangler aktivitet i landdistrikterne vi har et politisk ansvar for at sikre at vi får et danmark i balance men det gør vi altså ikke

en forhistorisk løsning med at staten skal gå ind og blande sig

meget optaget af at skabe et danmark i balance vi tager det også alvorligt når mennesker

rundtomkring i landet i provinsen i yderområder

oplever at de ikke kan få adgang til realkreditfinansiering selv om deres økonomi er

privatøkonomien og ikke postnummeret afgørende når man er til møde med realkreditinstituttet

eller realkreditinstitut vi mener det vil være

nogen grund til at tro at staten skulle specielle gode forudsætninger

for at gå ind og drive effektiv bankvirksomhed så derfor ønsker vi

det her forslag fra sf

understøtte de her ting altså ved

der er et vi bruger seks og tyve milliard kroner på erhvervsstøtte

efter hvile i sig selv princippet for at sikre at hele landet hænger sammen der er hundredtusindvis af mennesker derude

hvor der ikke er mobilitet hvor man ikke kan købe eller sælge

det kræver først og fremmest en veluddannet arbejdsstyrke

veluddannet arbejdsstyrke ikke kun i storbyerne men i hele landet

som som gavner erhvervslivet og også rigtig meget

så der er en kvalificeret arbejdsstyrke som erhvervslivet kan kan bruge for

lukker eller at de skal importere arbejdskraft eller at de rykker produktionen til udlandet

låne til sit hus og når nu markedet er sådan

selv til et billigt hus et ekstremt billigt hus i yderområderne

da trods alt historisk og aktuelt været enige om at det kan være en mulighed for staten at gå ind og regulere et marked

i slipstrømmen af den rapport der kom fra udvalget om finansiering af boliger

optage lån blandt andet seks månedersreglen

man sige problematiske elementer som vi jo allerede dengang ligesom gav opbakning til

og og meget af det har regeringen

med så der er jo sket noget politisk siden vi diskuterede det her sidst og der er også

nu skal vi forholde os til om vi ønsker at staten skal oprette

det er noget der siger sig selv jeg har aldrig hørt magen til sludder hvad vil socialdemokratiet så gøre for at være med til at sikre de borgere der ikke har ret mange penge og som kunne købe et

jeg har hans gamle tale her ved siden af mig så det

ændret holdning på det her område dengang pegede vi på på nogle af de anbefalinger som rapporten fra udvalget om finansiering af boliger

i efteråret to tusind og femten var det så

meget på beslutningsforslaget fra enhedslisten men vi vil da traditionen tro kvittere

realkreditsituationen i de danske yderområder og i landdistrikterne i særdeleshed

en fornuftig belåning i forbindelse med køb af fast ejendom specielt ude i de danske yderområder

sf det var vi heller ikke i forbindelse med de andre

lave statsgaranteret udlånsvirksomhed eller for den sags skyld at lave statsfinansierede

er et åbent marked hvor der skal være konkurrence på lige

vilkår og det betyder jo altså også at hvis vi går ind med en

udlån til finansiering af erhvervsejendomme og private boliger i landdistrikter så

komme ud i nogle gevaldige bølgeskvulp fordi det

sorte de ville blive sorte

de andre realkreditinstitutter ville sige jo men det er

økonomisk redningskrans hvor alle andre skatteydere

for eventuelle tab det ville være en situation som ville give nogle uoverskuelige konsekvenser set i forhold til

den rigtige eller den forkerte side af de her yderområder tænker forslagsstillerne sig eksempelvis at det skal være de gamle sogne som skal være

gældende eller mener forslagsstillerne at det skal være postnumre begge dele vil give nogle udfordringer

hundrede horsens eller andre købstadspostnumre

hvor det er relativt nemmere at sælge fast ejendom så ville vi komme i en situation hvor vi som politikere skulle stå på tv syd eller tv to østjylland

eller en konsekvens

der skal være lige vilkår for alle

forbedrede vilkår for at få lån vi synes det vil være oplagt at diskussion om

en eventuel lovgivning til kunne det være en model hvor man siger at

der er en lavere belåningsprocent i for eksempel

kun lånes tres procent

det skal være i yderste konsekvens det skal være i absolut yderste konsekvens at vi kommer i en situation hvor vi vil lovgive om ting der ellers skal foregå på et operationelt liberalt marked og der synes vi altså at mange husejere vil komme i en kattepine hvis det her forslag bliver til virkelighed

bidragssatserne som vi jo har talt meget om

ville komme på markedet skal dem der

så være med til at betale enten ved en højere bidragssats eller

via en højere skat fordi det skal give en skattebegunstigelse til dem der lånefinansierer deres boliger inden for de her nye områder som forslagsstillerne

eller hvad har man egentlig tænkt sig det er ikke en model som dansk folkeparti kan støtte vi synes det er

må man ikke få et lån og hvis man bor i et andet så må man godt problemet er jo i

er ikke inde midt i københavn eller

som med sund økonomi oplever

markedsmodel ordføreren

men der står udtrykkeligt at det er etableringen af et realkreditinstitut

fra ikke at være det de ting

flagrer lidt i vinden der siger

ellers har man jo sogne og postnumre men de modeller virker bare ikke efter hensigten

mennesker og virksomhedsejere der får afslag på lån selv

at

frie marked som jeg sagde tidligere

konkurrence på området udlån på området

liggetidsprincippet hvor vi netop har sagt at og fornuftigt at finanstilsynet ikke per automatik benytter sig af den her berømte seks måneders

grundlæggende mener vi ikke det er en statslig opgave

udbyder af realkreditlån staten vil dermed risikere

agere selskab for dem der ikke kan få på normale vilkår

er en stor risiko for at det vil være personer hvor økonomien er vurderet til ikke at være velegnet til at modtage realkreditlån det vil så betyde at det vil være et selskab med stor risiko for ikke at være profitabelt og den anerkendelse er sf jo også selv kommet frem til i og med at man taler om

statsgaranti tilskud eller eller på anden vis et selskab som staten og dermed skatteyderne skal

vil også kræve at staten etablerer kreditvurderingssystemer som staten ikke har nu for det er i dag grundlæggende det private marked der sørger for

vurdere om folk kan få det ene eller det andet

og så er der nok også en relativt åbenbar risiko for at det vil være i strid med eus statsstøtteregler på området betyder det så at det her

tager alvorligt i venstre nej det gør det bestemt ikke

lige præcis et af de temaer som vi var meget optaget af mens vi sad i opposition og

tænkt os at mene det samme når vi sidder i

et opgør med seks måneders reglen og der blev også lempet på

er at der er gang i økonomien

at låne penge ud er sådan set den bedste måde at understøtte udviklingen på

regeringer der har været siden to tusind og femten

den rene venstreregering lige efter

er blevet taget stribevis af initiativer

vækst og udvikling i hele

vi er i gang med at liberalisere planloven vi afskaffer

mange produktionsvirksomheder som ligger i vores landdistrikter og

knap to år netop fordi vi har den politiske ambition at

et danmark i bedre balance og at der skal være rig mulighed for at arbejde og bo i alle dele af danmark

det er og bliver den bedste forudsætning for at der er selskaber der vil investere og låne ud til folk så

et danmark i bedre balance og det vil også

for at finansiere sin bolig billigt

vil for mange være gennem realkreditsystemet det kan også være

bredt marked med forskellige tilbud og jeg tror altså ikke at det er gavnligt at staten skal blande sig på det marked den eneste involvering

at der er gang i økonomien og vi kan jo se at den

positive historier at fortælle

set vi skal glæde os over

være bedre til at tale det op i stedet for at tale en så stor del af danmark ned og dermed få folk til at blive bekymrede i stedet for at sige der er masser af gode historier

fremgang derude det er også med til at sikre at belåningsmulighederne bliver

derfor kan vi fra venstres side ikke støtte sfs beslutningsforslag og jeg har lovet at hilse fra de konservative

en af dem er netop omsætningshastigheden man er bange for at hvis omsætningen bliver for langsom

kunne omsættes inden for seks måneder blokerede reglerne reelt for at man kunne få et realkreditlån det

var sfs erhvervsminister ikke indstillet på at gøre noget ved det har vi vi heldigvis

det sf siger og konsekvensen af det er at så skal man altså til at bryde med det solidariske princip i vores realkreditsystem altså at man betaler det samme i rente så skal man

udstyres med realkreditlån der er dyrere

for udviklingen i vores landdistrikter

er arbejdspladser at nogle af de afgifter som har hæmmet virksomhederne i vores landdistrikter mest

afskaffet vi udflytter statslige arbejdspladser vi liberaliserer en planlov som sf synes er ganske forfærdelig at vi liberaliserer

der øger beskæftigelsen i vores landdistrikter det er den bedste medicin for at sikre fremgang i vores landdistrikter og vi har fjernet nogle af de barrierer der har hindret danskerne i at få realkreditlån vi sidder absolut ikke

småerhverv i yderområderne sagen er jo at

ikke kan løses på markedsvilkår der skal andre midler

må man jo bare sige at det der skal til for at løse det her

er en offentlig løsning en statslig involvering i kreditgivningen i vores yderdistrikter

en svaghed i sfs forslag

i konturerne staten skal kun ind med en vis underskudsdækning eller et tilskud til renten men okay det er et godt forslag

forslag om en egentlig landdistriktsbank et statsligt penge og kreditinstitut som skal stå for långivning i landdistrikterne i det omfang

vi er blandt andet inspireret af den norske husbanken og den islandske

inspireret af men i begge lande

yder disse kreditinstitutioner lån og tilskud

er lykkedes at forbedre boligstandarden og

i norge som de private kreditinstitutter ikke prioriterer med andre ord hvis vi ønsker en bestemt udvikling for eksempel mere bosætning og flere små virksomheder i yderområderne en udvikling som markedet ikke kan imødekomme

og være passive betragtere af en udvikling som

ønsker vi synes måske også det er lidt besynderligt at et

som ellers gerne vil fremstå som et parti som tager sig af yderområderne er så forbenede og markedsfundamentalistiske at

ligefrem afviser at lade staten spille en rolle en rolle i finansieringen her når nu markedet ikke kan løse

enhedslistens forslag om en landdistriktsbank

er jo et forslag som har fået støtte fra landdistrikternes fællesråd og

har en venstreborgmester i spidsen man kan derfor ikke ligefrem sige at det er en socialistisk frontorganisation

som som står bag støtten til enhedslistens forslag om en landdistriktsbank men det er nok nogle mennesker som har en praktisk tilgang til livet og til politik og som ønsker at skabe konkrete løsninger på konkrete problemer

martin damm som er borgmester i kalundborg og formand for kommunernes landsforening

for halvandet års tid siden har sagt

venstrepolitiker der er almindelige familier med to indtægter som i nogle postnumre har svært ved at kunne få lån til et i øvrigt relativt billigt hus og så fungerer markedet jo ikke vi har

venstremand og han har sagt en ekstraordinær situation kræver ekstraordinær handling

så vil der være for store egne af vores land der simpelthen ikke vil være befolket det er et udsagn fra en venstremand jeg er frygtelig enig i

jeg tror jo som sagt ikke at man kan beskylde hverken martin damm eller thomas andresen for at have socialistiske tilbøjeligheder men de er praktikere

som er et land som ikke knækker over så bliver vi nødt til at få en større grad af involvering fra fællesskabets side til at

både borgere og virksomheder i landdistrikterne

end det vi fra enhedslistens side mener er løsningen men måske tager jeg fejl det vi i

en egentlig landdistriktsbank et statsligt penge og kreditinstitut som skal som skal stå for långivningen og hvis det er det som også er indeholdt i det her

vi har en god idé og vi er sikre på at

bankvirksomhed eller et offentligt realkreditinstitut

som har en sund økonomi men som fordi de har et bestemt postnummer ikke er i stand til at optage lån og vi kan se at der er virksomheder som tjener penge

og skaber arbejdspladser men som fordi de befinder sig et bestemt sted i landet

der kan vi jo se at markedet ikke kan fungere og så mener vi at det er i alles interesse i borgernes interesse i virksomhederns interesse i vores interesse som land i at

fastholde og videreudvikle arbejdspladser at der bliver skabt en

lånefinansieringsinstitut og det er vi

mening og det giver økonomisk mening at give folk og

folk som har gode indtægter og virksomheder som tjener penge

derfor har vi fremlagt en model for hvordan man kunne lave sådan et realkreditinstitut og det er en model som vi er meget stolte af og vi

fem og tyve kommuner med venstreborgmestre i spidsen har været ude

en smule forskelligt på tingene i forhold til hvad der er

jeg må sige at det er påfaldende hvis hvis det

er en positiv udvikling i huspriserne i størstedelen af landet

boligmarkedet i næsten alle landets kommuner

er fordi der er en økonomisk udvikling i vores landdistrikter der er

som spørgeren refererede til det som jeg jeg står og snakker om heroppe

lånemuligheder for landområderne

de ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at låne

er derfor vi har været ude med et forslag om en landdistriktsbank og

nogle af de fem og tyve borgmestre fra landdistrikternes fællesråd borgmestre fra venstre som har været ude at rose enhedslisten

her og jeg er sikker på at der findes venstreborgmestre rundtomkring der i et svagt øjeblik kan lade sig forlede

det glade budskab når virkeligheden er at det her vil betyde at der vil være nogle der ikke kan få et fornuftigt lån og som vil risikere

når den reelle løsning er at sikre en fremgang i alle dele af danmark

vedtagne nedskæringer i skat som også har haft effekt for de år hvor for eksempel enhedslisten også

finanslov men der er jo tale om allerede vedtagne besparelser som vi ikke har kunnet få ud i forhandlingerne men alle nye forringelser i skat har enhedslisten aldrig

bare konstatere at

spørge ordføreren selv om vi er kritiske over for forslaget som det ligger her fra sf om ordføreren

for så ville vi i hvert fald være mere

tidspunkt skal det være bæredygtigt i sig selv og det har jeg

at der er gode muligheder for det når vi kan se at der er mennesker som har fornuftig økonomi og tjener gode penge

og som af den grund bare fordi de har et bestemt postnummer ikke ikke kan låne

der er nogle penge at tjene man kan lave en fornuftig forretningsmodel ved at låne disse mennesker penge det

ikke et forslag om at vi skal hælde en masse milliarder ned i

et realkreditinstitut eller et pengeinstitut fordi det ikke kan løbe rundt i sig selv det er meningen at det her skal kunne balancere i sig selv og det tror vi på når vi ser hvor mange

kan støtte et sådant forslag

drive et realkreditinstitut eller en bank for den sags skyld

det har ligesom været en præmis for debatten her i dag at markedet ikke fungerer og det er en forkert præmis markedet fungerer det fungerer også i landdistrikterne i landdistrikterne faktisk er det sådan at realkreditsektoren jo har

hundredevis hvis ikke over tusinde milliarder kroner i landdistrikterne

sådan at man kan sige at fordi der er en

fordi markedet ikke fungerer nej

fungerer banker og realkreditinstitutter tjener jo penge det er sådan deres forretning drives ved at låne penge ud

fordi deres vurdering er at der ikke er nogen penge at tjene og dermed er det heller ikke et udtryk for at markedet ikke fungerer når borgere

skibby talte tidligere i debatten om en ferrari og hvis jeg går ned i min bank og gerne vil have et lån til en ferrari og banken siger

kære joachim vi kan ikke tilbyde dig det lån

at der ikke er problemer og udfordringer nogen steder også i

hvad er svaret så jamen det er jo at få markedet til at fungere bedre ved at vi i langt mindre grad står i vejen for at markedet fungerer der er også taget

ny planlov er et eksempel på det der havde vi gerne set at man var gået endnu videre havde givet endnu friere reguleringsmæssige rammer for kommunerne således at blive lettere at etablere

en af de ting som jo får huspriserne til at stige og har fået dem til at stige voldsomt

nogen steder ude i landdistrikterne det

noget der kunne gøre det mere attraktivt for folk at flytte ud i i det som nogle kalder

der er også andre steder i planloven hvor man kunne gå videre så det blev mere attraktivt både at bo og

ude i landdistrikterne

at det kan være svært for kommuner at sætte skatten ned på grund af et kompliceret udligningssystem osv

jo den vej vi skal gå jeg synes absolut ikke der er noget visionært over det her

jeg kan ikke komme på eksempler fra resten af verden hvor det at man har statsdrevne banker og virksomheder i det hele taget har ført noget som helst godt med sig tværtimod vi ser jo de tragiske

socialisme i i venezuela der er vi langtfra

et eksempel på hvordan det at man nationaliserer virksomheder finansielle sektor og andre ting

vi kan på ingen måde støtte

hvor der også er en kreditinstitution som er lidt hævet over markedshensyn og som måske kan tage en smule sociale hensyn ordføreren siger

steder i verden hvor hvor institutioner der ikke tager hensyn til markedet men som tager sociale hensyn sådan hørte

her mikrolån som fungerer over det hele og som låner ud til de mennesker som bankerne på markedsvilkår ikke vil låne ud til fordi de synes at risikoen er for stor det har skabt millioner af arbejdspladser rundt i verden ved at man netop tog den risiko og det hensyn til

på denne her klode og sådan kan det også være i danmark hvis vi har en kreditinstitution der tager hensyn til at de mindrebemidlede økonomisk set

skal være nationalt drevne og det er dog et lille skridt i den her retning og det det er ikke noget som vi på nogen måde kan bakke op om fordi vi kan konstatere at alle steder hvor det er prøvet i verden har det haft frygtelige konsekvenser for rigtige mennesker det fører ikke velstand med sig det fører fattigdom med sig derfor

har det godt det skal vi sådan set have mere af vi skal få markedet til at fungere bedre ved at fjerne

et enestående eksempel på at hvis man bryder markedsøkonomien kan man skabe resultater i det her tilfælde fungerer markedet ikke selv billige huse kan ikke sælges

det ikke er markedet der sikrer den ordning markedet er en forhindring for det

kreditforeningerne på det private marked ikke vil låne ud kan ordføreren

nu engang sådan at finansielle virksomheder tjener penge på

låne penge ud det er det de lever af så hvis der er en god forretning

underbemidlede mennesker i den tredje verden og det er godt hvis

så er det igen ikke sådan at fordi man ikke kan sælge et billigt hus eller få lån til at købe et hus er det

det vi til gengæld gerne vil have er at virksomheder betaler mindre i skat altså kan beholde flere af de penge de selv har tjent det er

at virksomheder skal støttes med offentlige kroner

så håndfast i at selvfølgelig skal vi ikke have statsbanker

finanskrise men hvorfor vil

ordføreren så meget imod at man bruger statslige midler på

og import er jo lige så vigtigt som eksport der er også masser af danske virksomheder der lever af import

at sige at jeg synes at vi skal have en grundig diskussion

skruet sammen på den rigtige måde

levn fra firserne og at betalingsbalancen og eksport er det eneste der er vigtigt men det er jo ikke korrekt import er

vigtigt det var i et sted at starte

erhvervsstøtte til gengæld

at man får markedet til at fungere bedre ved at fjerne nogle af de restriktioner der er på

der er flere steder i det sydfynske og også i det vestjyske hvor jeg er opstillet hvor det kunne være ekstremt populært at sige ja til det her jeg må indrømme at

stod har sidst vores egen land og byordfører

at inden vi endelig beslutter hvad vi siger

vi er splittede fordi vi

overskuelig fremtid skal hjælpe de boligejere og skabe den nødvendige fleksibilitet og dynamik i de områder som det

skal styrke vi vi er derimod meget med på analysen fra sf der siger at vi bliver nødt til

alternativ måske kun i en begrænset periode

i høringer tidligere som man kunne arbejde med det gør bare ikke

jeg har ikke en businesscase der viser at det her faktisk kan løbe rundt i sig selv selv om jeg egentlig tror på at det kunne det måske godt i fremtiden efter en indkøringsperiode så

her skal vi ligesom kunne se at der er tale om en investering

hvor der så kommer en slutdato og herefter skal det være bæredygtigt i sig selv det kunne eventuelt være ved at

renten man betaler var lidt højere det finansierede det det kunne være ved at man så skabte en eller anden vækst i de områder så de ville blive mere fleksible i sig selv og derfor kunne bære en normal långivning den businesscase har jeg

det er godt som vi kunne høre fra nogle af ordførerne tidligere

vores gode argument være der gør

en finansieringsmodel der gør er en businesscase der kan overleve den her statsstøtte som jeg ser der er et behov for i en periode frem

til andenbehandlingen om hvad vi stemmer altså om vi er for eller imod

meget sympatisk forslag hvor jeg egentlig er enig i hensigten men

være sådan at vi så at der ville være en større attraction på netop yderområderne i fremtiden og

vi nok være mere positive men vi vender tilbage med en klar indstilling når jeg

en

vi skal se det ske før det er holdbart

godt følge og det er også derfor jeg ikke kan sige klart ja til det endnu

vi skal finde en dansk ord for det

finansieringsmodel der i en periode får en investering fra staten hvorefter det så er selvkørende

nogen der skaber det her momentum

som ønsker at gå sammen og lave et realkreditinstitut uden profit

kunstig efterspørgsel vi her er i gang med at

opfinde herinde for det ikke noget nogen går sammen og laver ude i den virkelige verden

ud og skabe en bank det er ikke alle der bare kan afsætte tid til det i deres hverdag med alt muligt andet så jeg vil gerne være med til at skabe rammerne for at folk kan se sig selv i en konstellation der kunne være en andelskasse der kunne være et nyt

på en måde hvor vi ikke skal støtte det fra nu af

jeg ikke sige endegyldigt ja her fra talerstolen så jeg følger fint ordførerens tanke

og kræver voldsomme midler

få skabt de rammer som kunne være omkring

pengene skal komme fra til det her statslige

gå videre i dialogen jeg har ikke selv været med til de høringer der har været på området

der har været nogle guldkorn dér vi kan gå videre med men vi vil rigtig rigtig gerne stemme for det her forslag hvis vi ellers kan se og nu er jeg helt nervøs for at bruge ordet der starter

altså en forretningsmodel der

de borgere der bor derude så vi vil meget gerne gå videre med det men jeg kan heller ikke lige

er præciseret hvordan det er det skal gå videre rent økonomisk der bliver lagt op til

med på en investering til

af aktørerne

ane arnth jensen følgende og nu citerer jeg når industri skoler biblioteker politistationer og domstole flytter helt andre steder hen og bliver centraliseret i byerne så flytter familierne altså også det samme gør kultur og fritidstilbud og forretningslivet dør så

i de områder det giver sig selv

så der bliver det mindre attraktivt at bo og så er man inde i den cirkel som er begyndt

og den udvikling kan ikke vendes ved at realkreditten

en by som klitmøller

noget problem med at få belånt husene for klitmøller er i en rivende udvikling med masser af aktivitet man har fundet på det her begreb man kalder cold hawai

surfing og alt muligt andet

sælge boligerne og få dem belånt af realkreditten

og hvor det så er svært at få lån

få skabt noget aktivitet i de her områder og så kommer

vi jo et socialliberalt parti og vi synes ikke bare at man skal stille sig op som liberalist og sige

der ikke kan stå skal falde og du er din egen lykkes smed vi synes godt at staten kan gå ind og regulere men vi vil meget hellere bruge forskellige statslige politikker end at sige at staten nu skal ind og drive virksomhed man kunne for eksempel sørge for at der lå uddannelsesinstitutioner i hele landet man kunne bruge infrastrukturinvesteringer til at skabe noget aktivitet man kunne bruge kulturinvesteringer til at skabe

ud i landdistrikter i stedet for kun at bruge dem i københavn der er utrolig mange politikker

vækstfonden vækstkautionslån innovationsfonden

markedsmålingsfonden der er jo en masse forskellige ordninger som konkret

fordi der ikke er noget aktivitet

bruge dem på at skabe uddannelse nu diskuterer man at samle produktionsskoler og

endnu en gang fraflytning og så er der mindre aktivitet og dermed også færre der vil låne ud i de områder

at forandre sig fuldstændig

med organisationer der repræsenterer små og mellemstore virksomheder så siger de at det her med at låne ti tyve tredive eller hundrede million

vil bankerne ikke påtage sig mere heller ikke her

vi skal begynde at arbejde med at fremme nogle helt andre former for lån og

har jo startet en debat for nogle måneder siden

hvordan kan man få noget af al den kapital der er hos private

bragt i spil over for iværksættere og nye virksomheder

når folk ville investere i nystartede virksomheder alle sådan

er interessante hvordan får vi lavet et helt nyt kapitalmarked

færre risici og dermed ikke har mod på at låne ti million

med en gammeldags løsning som er at vi skal blive ved med at have en bank og så overtager staten det fordi bankerne er ved at udvikle sig

optaget af end sådan en opgivende løsning om at staten så overtager det nej lad os

for noget nyt det sidste jeg

ja tiden går hurtigt når man har travlt

for vi har set et kæmpe udlån i de store byer fordi priserne på boliger bare er steget og steget blandt andet fordi man jo altså ikke har beskattet stigningerne det får vi nu gjort noget ved og det skulle alt andet lige

at markedet bliver mere jævnet ud og bliver bedre og dermed også til gavn

område eller skabe arbejdspladser og de her ting

alle huspriser negativt og så går det bare

hvis de lige skal have lidt hjælp

man via statslige midler og prøve at skabe

en ny bank vil gøre for det vil ikke løse den grundlæggende udfordring så jeg vil meget hellere gå ind og

energipolitikken til at skabe nogle job som som gør at der er penge mellem folk som de så bruger i butikkerne og til at købe huse og på den måde få vendt udviklingen og det var derfor jeg brugte klitmøller som et eksempel

der har man vendt udviklingen og så kommer lånene også

forslaget løser det forkerte problem jeg vil gerne over og løse det at der mangler aktivitet hvis aktiviteten er der tror jeg også at

finde ud af om om man var for

til df vil jeg sige at i forhold til at det lyder som om man anerkender at der er et problem men at man fuldstændig afviser at gøre noget ved det så er jeg ikke helt sikker på

det er også derfor det er tredje gang på kort tid at vi

at tiden egentlig bare skal være moden eller at timingen skal

er der noget der skal markedsmodnes sådan tror jeg vores minister ville kalde det

tiden er rigtig men

i de her år nemlig at effekterne fra

finanskrisen har fortaget sig i nogle af de store byer hvor priserne galoperer af sted

de andre større byer og det er faktisk hovedproblemet i de byer at det er blevet så dyrt at det er svært for folk at få råd til at

er bekymret for omsætningstiden og så videre

at venstres ordfører og den konservative minister

mener der er nogle forbedringer gøre ikke nødvendigvis

det her forslag men altså vores beslutningsforslag handler jo om at sikre at der kan være lån til alle der har en sund økonomi

mange mange eksempler vi

mennesker med en fuldstændig sund økonomi ikke kan få lov at låne penge til en bolig

ikke få lov til fordi den lå i

det er den problematik vi står over

beslutninger i det her land som ikke har føling med hvad der sker ude i landdistrikterne jeg er egentlig enig med den radikale ordfører nu kan jeg ikke lige se om han stadig

er forskellige knapper at skrue på det er vi fuldstændig enige i men det behøver ikke

at låne penge til at købe et hus de her ting skal gå

selvfølgelig skal der også ske nogle ting i landdistrikterne men vi ser klokkeklare eksempler på at udviklingen faktisk bliver holdt nede på grund af det her problem

igen og igen det er derfor

har sagt at det er noget a la det her der skal

enten vores forslag eller noget der minder om det

ordninger der er kreditordninger

er alt mellem himmel og jord og det er faktisk oppe på seks og tyve milliard kroner

liberalistisk dagsorden om at

at både boligejere og virksomheder bevæger sig ud på det

gå ind og hjælpe til dér uanset om det

at give noget økonomisk støtte til iværksættere

sikre fordi det er en grundlæggende samfundsopgave at folk kan bo i hele landet det

hvor det vel

som eksploderede og hvor staten måtte træde træde til med et milliardsikkerhedsnet jeg mener det var tre tusind milliard kr som staten altså os alle sammen måtte spænde ud under den private sektor og derfor synes at

vi nu synes er rimeligt at borgere kan få i sidste ende hvis det er den model man vælger og i to tusind og ni

i danmark

inden for det private

når man skal holde hånden under det private

vores land hænge sammen

at man vil bruge seks og tyve

penge til erhvervsstøtte at man vil gå ind med tre tusind milliard

sikkerhedsnet til private banker at man

danske banker

joachim b olsen jeg synes han har været

hjælpe borgerne derude som oplever markedsfejl

fungerer rigtig godt på østerbro i københavn

den samme velvillighed til at låne penge

det her er rimeligt det er rimeligt at vi i hvert fald prøver det af det er ikke noget nyt

på et tidspunkt hvor der var udfordringer

finanskrise og alt muligt at fih fuldstændig krakelerede og imploderede

at fru lisbeth bech poulsen bruger den her argumentation

der handler om finanskrisen og bankpakker finanskrisen startede som bekendt i usa med realkreditinstitutter som gik nedenom og hjem og det interessante var jo at det

realkreditinstitutter

markedsfejl ja der er markedsfejl men det her

ikke et eksempel på markedsfejl markedsfejl opstår når man ikke kan sende regningen til dem der

lån er altså ikke en markedsfejl og der har været offentlige realkreditinstitutter

gæld i en grad så det til sidst blev uigennemskueligt det er rigtigt

amok i grådighed fordi man på kort sigt så at man kunne tjene ufattelig mange penge på det her

til at købe et hus fik lov til det det alligevel det var hele ideen med

to indkomster

give usikre lån eller lån til folk der ikke

som for eksempel sagde at folk skulle have ret til et lån man konstaterede noget man mente var markedsfejl for eksempel at det var sværere for farvede

få lån selv om de havde den samme økonomi som hvide og så gik man ind og sagde at

have ret til et lån også i visse områder det brød sammen

politikfejl og som sagt var

som gik nedenom og hjem så jeg synes at hele præmissen for det som fru lisbeth bech poulsen siger simpelt hen ikke hænger sammen med den virkelighed og det vi har konstateret i den virkelige verden derfor synes jeg det er meget underligt at man ønsker et offentligt realkreditinstitut med de farer det helt tydeligt

nogle af de her lån var og hvor

efterfølgende i rapporten om finanskrisen er jo netop at vi stod endnu dårligere rustet og krisen blev endnu dyrere og dybere i danmark på grund af nogle politiske valg man havde taget dengang

her handler om sunde lån til folk der har en sund økonomi

gerne vil købe et hus men som ikke kan få lov til at

bor i et bestemt postnummer så det er faktisk fuldstændig

i tråd med resten af markedet

er en af de modeller som sf foreslår

hundrede og seks og firs million

realkreditinstitutterne

nogle år lige efter finanskrisen hvor der var nedskrivninger og nogle andre ting det beløb som herre hans kristian skibby nævner

i forhold til det samlede udlånsbeløb

de ekstremt kraftigt stigende bidragssatser

vores optik er

så langt øjet rækker og samtidig

var alternative investeringer altså investeringer fordi man havde penge som

i statsligt ejede selskab hvad så

danske bank og de andre store banker som ejer dem

at man i et år

underskud burde man jo have dækket det ind via sin egenkapital det er jo en model man også kan bruge her forskellen vil bare være at

og så vælger man ikke at låne ud alligevel og så mener sf at så kan staten kreditvurdere eller staten skal gå ind og give en underskudsgaranti

at sf ikke vil kigge på de ting der har reel betydning nemlig om der er en positiv økonomisk udvikling og der er en tiltro til udvikling i vores landdistrikter det er faktisk det som venstre ikke bare har talt om men også

regeringsskiftet i to tusind og femten

vi kan se at i stort set alle kommuner er der vækst

i alle dele af landet ikke kun i hovedstadsområdet og i østjylland

er fremgang så er det bare ærgerligt at sf med den her diskussion i dag taler tingene ned og siger at det er helt umuligt jeg vil bare indtrængende

sf om hvorvidt man tror man fremmer lånemulighederne

i hvert fald jeg ved ikke med herre torsten schack pedersen

hvor det går meget godt og man vil gerne udvide

være mulighed for det men der er banker og realkreditinstitutter som har en strategi

koncentrere deres forretninger der hvor der er allermest at

risikerede tre tusind milliard kroner fra finanssektoren

rasende over at hans egen arbejdsgiver

konsekvent sagde at han skulle sige nej til folk der kom med sunde projekter

der er vist nogle forhold som jeg ikke er helt sikker på at sf helt har har styr på jeg undrer mig bare over at det er sfs politik at vi skal have et statsligt drevet statsligt støttet realkreditinstitut

har sf bekræftet under debatten skal opkræve lån til en højere pris end dem der kan optage et lån på på de velkendte realkreditinstitutter altså at den solidaritet der er i vores

der bor i vores landdistrikter de skal som udgangspunkt have en højere rente det synes jeg

den samme rente som alle mulige andre steder hvis der ikke er nogen risiko vores fokus er jo netop på sunde projekter om det er virksomheder eller boligejere så synes at herre torsten schack pedersen skal lægge mærke til den statistik som også er i beslutningsforslaget

tre ud af fire erhvervschefer i land og yderkommuner inden for de sidste to år fået kendskab til perspektivrige iværksætterprojekter i kommunen

hæves betragteligt i danmark er der allerede lovgivet om diskrimination og derfor mener vi i regeringen at de gældende regler og klagemuligheder er tilstrækkelige lovgivning om diskrimination i forhold til denne problemstilling findes i lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race

som hører under justitsministeriet og i lov om etnisk ligebehandling og begge disse love indeholder et forbud mod at diskriminere på grund af race etnisk oprindelse tro med videre efter begge love kan man klage hvis man oplever

ligestillingsloven

foreslåede ændring kunne opleves som meget indgribende

potentielt kunne medføre økonomiske konsekvenser for bevillingshaverne endelig er det i dag allerede muligt at nægte en restauratør en alkoholbevilling samt at få fornyet en alkoholbevilling på grund af en dom for diskrimination en udstedt alkoholbevilling kan også under visse omstændigheder frakendes af en domstol både domstolene og ligebehandlingsnævnet behandler sager om diskrimination når det kommer til kompensationsniveauet er uim ressortansvarlig for lov om etnisk ligebehandling og det er ligebehandlingsnævnet der udmåler og

godtgørelse til ofre for ulovlig forskelsbehandling derfor vil jeg afholde mig fra at kommentere på denne del af forslaget regeringen mener at dialog med restaurationsbranchen er vejen frem

er helt enig i at diskrimination ikke bør finde sted årsagen til der ikke var så meget spræl i mig

er at jeg synes lovgivningen fungerer

unødvendigt forslag der er kommet

vi er enige om at der er et problem i nattelivet og at der foregår diskrimination

det er også ulovligt at slå folk ned på gaden uanset om det er diskrimination eller ej

bare griner af som restauratør altså så længe

det bare noget man lever med jeg synes det her

tydeligvis ikke nok og ministeren tilhører jo et parti der på alle mulige andre områder gerne vil være

lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race med videre vi har også ligestillingsloven under ligestillingsministeriet

så vi har forskellige regelsæt jeg mener vi har det nødvendige lovgrundlag og jeg mener ikke der er brug for yderligere tiltag på det område

afgørelser ved behandling af bevillingssager

handler om at hæve kompensationsniveauet ved diskrimination forslaget her er jo en opfølgning på en forhandling vi havde sidste år om fuldstændig samme tema her var der

en række elementer i forslaget som vi fra socialdemokratiets side ikke kunne støtte

den kommunale selvbestemmelse over bevillingerne men med forslaget her er der faktisk rettet op på de knaster som vi ikke kunne støtte for et år siden

fokus på diskriminationen og nogle redskaber

fordel i kampen mod det der finder sted i nattelivet lad mig sige det meget klart og det skal da være tjubangagtigt så

misforståelser omkring det i socialdemokratiet anser vi det som en grundpille i vores samfund at alle mennesker behandles lige

må det derfor ikke være på grund af identitet køn eller seksualitet vi kan ikke regulere alting med lovgivning og det skal vi heller ikke men vi kan sikre nogle basisregler der beskytter mod diskrimination og vi kan gøre langt mere for at ændre den kultur der ligger til grund for forskelsbehandlingen og det er det som dette beslutningsforslag gør mener vi både med de højere bøder og også med koblingen mellem ligebehandlingsnævnet og bevillingerne således får restauratørerne mere på spil og motiveres derfor forhåbentlig til at behandle deres gæster mere lige og med de ord skal

at der er tale om klokkeklare brud på gældende lov der er altså allerede gældende lov på området der er klageorganer der er regler om kompensation det er vores indtryk i dansk folkeparti at vi allerede har de nødvendige redskaber for at mindske diskrimination i nattelivet om håndhævelsen af loven er tilstrækkelig

at se på i udvalget og hvis ikke det er tilfældet er

der der skal gribes ind branchen i københavn har indledt et samarbejde med københavns kommune for netop at sætte fokus på diskrimination i nattelivet

udmøntet sig i en app hvor borgerne kan registrere hændelser der opfattes som diskrimination derudover er der i samarbejdet fokus på vurdering og håndtering i dørene

natklubberne dette samarbejde mellem borgere og branche og kommune tror vi i dansk folkeparti er den rigtige vej frem i dette tilfælde

kan se på om det er noget der skal udbredes til langt flere kommuner vi mener ikke at et politisk indgreb vil være vejen frem her

jeg oplyse at dansk folkeparti ikke støtter

når man

og set hvordan unge med anden etnisk baggrund er blevet afvist ved indgangene til diskoteker

se at problemerne bliver ved med at eksistere

meget tydeligt at vi derfor bliver nødt til at gøre noget

er vi fra enhedslistens side helt enige i at restaurationsloven bør ændres så kendelser fra ligebehandlingsnævnet kan få betydning for den fortsatte bevilling sådan som sf

vi er også enige i at arbejdsgivere bør gøres ansvarlige for de ansattes handlinger når der er tale om afvisninger ved døren vi tror at begge tiltag kan

til at tænke sig grundigt om før de instruerer dørmænd i eller

man kan diskriminere eller stiltiende acceptere racediskrimination så vi er er bestemt positive

forslaget ligesom vi også har været det

har været diskuteret tidligere og hvis nogen skulle

enhedslisten støtte det her forslag og jeg skulle hilse fra alternativet og sige at det kan alternativet

jo godt for ressourceanvendelsen at sf finder anledning til at genfremsætte et beslutningsforslag

reviderede restaurationslovgivningen det havde måske sparet os alle sammen for en debat men debatten i sig selv er jo også god at have men jeg skal så sige at venstre under ingen

vil være administrativt vanskeligt og samtidig umuligt at implementere

en anden etnisk herkomst der bliver behandlet

forkert og bliver diskrimineret i vores natteliv det er forkert det er uacceptabelt og det er vi nødt til at sætte fokus på jeg ved bla at horesta og nogle af de andre organisationer har stort fokus på det

det falder mig sjældent ind men lad mig gøre det alligevel fra talerstolen

københavn anna mee allerslev har sat fokus på det på en måde

set er gået forrest og har igangsat en oplysningskampagne og jeg ved at det er den slags der også tiltaler

et spændende beslutningsforslag man har genbrugt er jo dejligt vi kan ikke støtte

hvor vi er og hvor vi forhandler

eller uforudsigeligt

københavn siger man direkte

konsekvenser for om du kan få taget

vildt at vi har så udbredt et problem

diskrimineret det er ikke godt for integrationen

et liberalt parti simpelt

ikke beregne et konfidensinterval ud fra der giver anledning til at sige at hver fjerde nydansker i københavn har været diskrimineret det kan man sige med henblik på den ene undersøgelse men man kan ikke generalisere ud fra populationen og jo det er unyttigt det vil give alle der bliver

fem tusind kroner man kan jo forestille sig en hel industri hvor man kan gå rundt om aftenen og blive afvist på forskellige barer for at finansiere sådan

hen kan lade sig gøre at implementere det her på en praktisk og anvendelig måde og det er derfor jeg svarer

nå

den ligebehandlingslovgivning vi har i dag sådan set er ganske fint udstyret til at behandle sanktionere og skride ind over for

set lykkedes med folketingets hjælp at sørge for at ligebehandlingsnævnet nu behandler en række sager der rent

hen beskæftigede sig med

hører ikke til i et demokratisk samfund hverken i nattelivet eller på arbejdspladsen eller nogen steder hverken når det kommer til hudfarve eller køn hverken i danmark

kan aldrig være acceptabelt og det må være op til samfundet at skabe forudsætningerne for

ligesom vi har taget afstand og har handlet i

dengang man havde forskellige busser i forhold til hudfarve så må en lignende diskrimination naturligvis ikke finde sted når det kommer til adgang i nattelivet forestil jer at være i godt humør fredag aften man er i godt selskab med vennegruppen og derfor tager man ud i nattelivet men alle andre end en selv må komme ind pludselig er man mutters alene eller også er man nødt til at

andet sted hen end dér hvor vennegruppen tager hen det må være den værste følelse overhovedet

afvise gæster i døren på grund af euforiserende stoffer eller voldelig adfærd men den rene diskrimination skal der ikke bare tages afstand fra men også handles på det har stået på meget længe derfor er det glædeligt at man i københavns kommune sammen med branchen har udarbejdet et charter

diskrimination i nattelivet det er nødvendigt når hver fjerde nydansker oplever at blive afvist i døren i det danske natteliv det viser ankestyrelsens medborgerskabsundersøgelse fra to tusind og femten vi hæfter os

som vi ser i andre sammenhænge når det er det værktøj der bruges der er juridiske eksperter blandt andet i institut for menneskerettigheder der bakker op om at stramme skruen måske er der allerede i dag muligheder for at fratage alkoholbevillingen men hvorfor er der så ikke en eneste afgørelse om det når vi løbende ser diskriminationssager i nattelivet det må betyde at lovgivningen ikke er tilstrækkelig i sin nuværende form

vi ser frem til at drøfte det nærmere og har i sinde at stemme for det her beslutningsforslag

der er nogen

også til dem der ikke er enige i at der

en ekstra indsats men at der er den lovgivning på området som der skal

socialdemokratiet og til enhedslisten og radikale venstre og

flertal så det her bliver til virkelighed men jeg hørte måske jeg håber jeg overfortolker visse af de partier der ikke vil støtte beslutningsforslaget sige at hvis der er et problem så lad os tage en diskussion om det i udvalget og arbejde videre med det ad den vej

jeg da gerne sige ja tak til

der er et problem der lovgivningsmæssigt skal gøres noget ved som er det vi foreslår og

være til at mærke hvis man i den grad

diskriminerer så er der måske nogle andre ting vi kan gøre

og som ministeren måske også

at gå videre ad den vej hvor der allerede er lovgivning i dag

at bevillingsnævnet ikke kan lægge vægt på ligebehandlingsnævnets afgørelser ved behandling af ansøgninger om alkoholbevilling

ordfører da hun stod

nægtet at få en bevilling på baggrund af

konsekvenserne er hårde ved diskrimination men også at de ting bliver koblet sammen for vi

restaurationsbranchen så er det at få taget sin bevilling og vi ser netop at

sker her og derfor ønsker vi den kobling

sige at når vi synes det her er alvorligt og vi bliver ved med

vi ser det igen og igen og vi ser

en fast politik men det får aldrig konsekvenser for restauratørerne

integrationsdebatten så er der masser af partier der er klar

diskutere det i rigtig lang tid og meget

der kan få folk til at føle sig allermest fremmedgjort over for et samfund og føle at der ikke er

er at blive diskrimineret på baggrund af

hudfarve eller etnicitet

ændret den praksis og kultur der er det håber jeg også at ministeren vil være villig til

ip rettigheder på internettet det følger af forslaget at indsatsen mod krænkelser af immaterielle rettigheder blandt andet i form af ulovlig fildeling skal skærpes derudover skal mulighederne for at oprette en særlig taskforce med speciale i at bekæmpe krænkelser af immaterielle rettigheder på internettet undersøges lad mig allerførst slå fast at regeringen er helt enig i intentionerne bag beslutningsforslaget vi skal i danmark have et stærkt fokus på behandlingen af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder på internettet og vi skal løbende følge udviklingen og tage de nødvendige initiativer på området det er også baggrunden for at rigsadvokaten sammen med

til at styrke håndhævelsen af immaterielle

vi har i regeringen været bekymrede for hvordan bemærkningerne

helt overordnet er det således nogle af bemærkningerne til forslaget der synes at forudsætte ændringer af begreber som jurisdiktion og ansvarssubjekt der er grundlæggende elementer i det danske

disse dele af straffesystemet mener regeringen ikke at vi skal ændre på vi har derfor haft en rigtig god dialog med forslagsstillerne fra dansk folkeparti også med socialdemokratiet om beslutningsforslaget og om hvad det egentlig er vi ønsker der skal ske på området her

er blevet enige om en fælles udtalelse som præciserer hvad beslutningsforslaget helt konkret indebærer den fælles udtalelse vil indgå i det videre udvalgsarbejde

indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse idet flertallet lægger vægt på at de grundlæggende principper i dansk strafferet om krav til blandt andet dansk jurisdiktion og ansvarssubjekt som kan strafforfølges af de danske myndigheder fastholdes følgende elementer skal inddrages i evalueringen af området i

søiks erfaringer vedrørende internationalt samarbejde samt erfaringer vedrørende juridiske barrierer i forhold til

digital kriminalitet hvordan krænkelserne på udenlandske hjemmesider håndteres i dag rettighedshavernes erfaringer med håndhævelse rettighedshaverne skal endvidere anmodes om at bidrage til kvalificering af omfanget af problematikken med

kriminalitet herunder eventuelt sammenhænge med andre kriminalitetsformer undersøgelserne skal resultere i en konkret anbefaling af hvorvidt en taskforce fremadrettet vil bidrage til en styrket håndhævelse af ipr den anbefaling skal foreligge i første halvår af to tusind og atten det skal fremgå af evalueringen hvornår området igen skal evalueres og der skal

i evalueringen redegøres for mulighederne for blokering af hjemmesider der hviler på økonomisk kriminalitet citat slut

det vigtigt at der sker en effektiv håndhævelse

krænkelser vi skal i danmark have et stærkt fokus på behandlingen af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder på nettet og vi skal løbende følge udviklingen og tage de nødvendige initiativer på området jeg er rigtig glad for at forslagsstillerne

har været med til at finde en god løsning i forhold til den konkrete udformning af beslutningsforslaget som både tilgodeser behovet for en effektiv håndhævelse

krænkelser og samtidig respekterer de grundlæggende principper i dansk strafferet med de bemærkninger der følger af den fælles udtalelse

jeg sige at regeringen kan støtte beslutningsforslaget og jeg ser frem til den videre behandling af

jeg bare henlede opmærksomheden på den sidste sag hvor en disneyfilm disneyfilm er blevet hacket af en gruppe som nu forlanger løsepenge for at de ikke skal offentliggøre den på en privat side

jo hurtigere vi kan komme i gang med det her og jo stærkere

jo bedre så jeg glæder mig til udvalgsarbejdet jeg glæder mig til at vi kan få sat det her i gang så ministeren skal

teknologien de seneste år har

det gælder altså ikke kun når vi taler

det gælder også når vi taler om krænkelser af immaterielle rettigheder på internettet og dermed om beskyttelse af kunst af billeder af litteratur og design tilbage i to tusind og tretten behandlede vi en lignende beslutningsforslag dengang var der netop blevet taget en række konkrete initiativer der skulle styrke indsatsen på området gennem en særlig indsats både i søik og

de enkelte politikredse men som jeg sagde før

sådan set og derfor er det altså nødvendigt at vi hele tiden gør hvad vi kan fra folketingets

at følge med socialdemokratiet er således enig med forslagsstillerne i at vores retssystem i udgangspunktet er

og at der derfor er behov for og gerne i et endnu højere tempo at vi får tilpasset mulighederne

efterforske og ikke mindst at retsforfølge de krænkelser der foregår i den digitale verden og jo ikke mindst sætte en stopper for de åbenlyse krænkelser der foregår derfor skal vi sikre at politi og anklagemyndighed har de helt rigtige redskaber til at opklare og retsforfølge de her sager dertil kommer at

ophavsretten herunder forvaltningen af ophavsretten er utrolig vigtig for danske kunstnere og dansk kulturindhold og produktion

er beskyttet mod krænkelser af deres rettigheder

mister de ganske enkelt deres levebrød og dermed får vi jo ikke den kunst og kultur som vi så gerne vil have og som er så vigtig en del af vores samfund derfor mener vi at vi også skal sikre at digitale rettigheder er beskyttet

ministeren redegjorde så fint for hvad

her for at komme et skridt videre derfor vil jeg ikke gå nærmere ind i

udvalgsarbejdet og kan bakke op op

om den udtalelse som justitsministeren

ligger beslutningsforslaget tæt op ad det tidligere forslag som venstre blandt andet var forslagsstiller på intentionerne i det her forslag

er vi stadig væk på linje med det er et område der kræver politisk fokus og vi skal løbende have udviklingen af de immaterielle rettigheder under luppen så vi kan tage de nødvendige initiativer på det her område det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i venstre har haft vores betænkeligheder og

hvordan bemærkningerne til det her forslag konkret skulle forstås vi havde nogle indholdsmæssige bekymringer der primært handlede om de elementer i dansk strafferet der drejer sig om begreberne jurisdiktion og ansvarssubjekt det

at pille ved så grundlæggende begreber i dansk ret og derfor er det meget meget glædeligt at vi har fundet fælles fodslag om hvordan vi skal forholde os til det her beslutningsforslag

har rigtig rigtig gode tanker bag sig

støtter venstre forslaget

ikke er forberedt på et stort it angreb anledningen er selvfølgelig det aktuelle cyberangreb på computere over hele verden og det har jo som sådan ikke noget at gøre med overtrædelsen af immaterielle rettigheder og så alligevel for både den manglende forberedelse i forhold til et cyberangreb og de store problemer med indsatsen for at håndhæve immaterielle rettigheder hænger på en eller anden måde sammen med at vi som samfund halter bagud i forhold til den it virkelighed som omgiver os helt unaturligt er det vel ikke at vi halter lidt bagud men problemet er jo at vi halter langt langt bagud og at mange føler at afstanden øges

derfor har vi som udgangspunkt også sympati

to tusind og tretten til fjorten spørgsmålet er så om det konkrete redskab en taskforce er det rigtige redskab

være med til at diskutere og det vil vi gerne diskutere i udvalgsbehandlingen og det er muligvis det rigtige

vi er også overbeviste om at der er behov for en større diskussion om hvordan vi som samfund forholder os til den it udvikling som vi befinder os

hvor håndhævelse af immaterielle rettigheder er ét blandt flere vigtige emner at diskutere én blandt flere vigtige

en fælles udtalelse fra regeringen og socialdemokratiet og dansk folkeparti

en slags beretning som er blevet læst op fra folketingets talerstol men det kunne jo også være

vi i udvalget kunne lave en beretning som mere generelt opfordrer regeringen til at komme med et udspil som ser de forskellige problemer i en lidt større sammenhæng og i den forbindelse også skitserer nogle løsningsmuligheder i forhold til den

den kommer jo til at indgå som en del af udvalgsbehandlingen

vi vil i hvert fald læse hvad den går ud på og se hvordan vi så forholder os til

gøre sammen med med andre partier

fastlægge vores endelige holdning på den baggrund

har gjort sig og hvordan den slags krænkelser bliver håndteret i andre lande

undersøgelsen munde ud i at se på om en taskforce er noget der eventuelt kunne bruges

se på papiret når det lander i udvalget og så må vi jo tage den videre i udvalgsarbejdet

intentionen og med de præciseringer som justitsministeren nævnte i sin indledende tale kan liberal alliance støtte

netop onlineaktiviteter og ip rettigheder online eller om det var nogle

rettigheder man tog med fra det mere jordiske eller fysiske og

situation hvor jeg også gerne vil

har fortalt mig at der også har været høringer på forskellige områder

tilkendegiver at det arbejde der sker i

at lægge os op ad og også gå og vente lidt på i alternativet frem for at lave national lovgivning på området men de strømninger som kommer i dag

er intentionen rigtig rigtig god og det er en helt ny verden vi ser online i forhold til ip rettighederne så

kunstnere det er ikke bare kunstnere i danmark det er kunstnere generelt det er filmskabere det er designere det er kunsthåndværkere det er forfattere det er musikere det er alle mulige slags mennesker som lever

moderne verden og som bliver udnyttet fordi andre misbruger

være skeptisk over for et beslutningsforslag som vil hjælpe kunstnerne

styrke men vi ser bare tit at det faktisk kommer til at spænde ben så selv om der i

det er for at gavne innovationen og sikre at folk rent

hvad gør det her forslag

alternativet godt bakke op om intentionen men det er ikke sikkert at forslaget som det ligger

fastholder de her ip rettigheder desværre nogle gamle strukturer der ikke er gode for innovationen

ordføreren ikke var til stede

helt klare melding at der skal gøres noget nu vi har ikke redskaberne

og tilslutte sig beslutningsforslaget det ville være dejligt hvis vi kunne få en bred

lige så godt det kan være at beskytte ip rettigheder lige så skidt kan det være hvis man kommer til at gøre det i en grad så man kapitaliserer noget som egentlig kunne gøres meget mere interessant for samfundet og få nogle andre til at skabe nye produkter men jeg er ikke sikker på at det er tilfældet her jeg tror

rigtig fornuftigt forslag der er kommet især med de nye tilretninger

som jeg sagde i min ordførertale men det er ikke altid af det gode når interessenter som også var til stede på høringen fortæller

der vil være radikale venstres ordfører på

udvalgsbehandlingen derfor skal jeg læse vores stillingtagen op og

med en enkelt tilføjelse som forholder sig til den udtalelse som justitsministeren læste op i sin tale immaterielretten er enorm vigtig for danmark

det vi har skabt eksporteventyr og vækst på det skaber masser af private arbejdspladser og med tilstrækkelig beskyttelse af intellektuelle frembringelser af varemærker patenter ophavsretlige værker og så videre skaber vi et incitament til yderligere udvikling det kender vi når vi sælger eksempelvis dansk design eller medicin til udlandet i den forbindelse kan man kun beklage at

en masse ressourcer på mindre betydningsfulde opgaver

at opklare nogle af de forbrydelser der sker her

altså nogle der mener at der er vigtigere end at fange rigtige forbrydere og

at kigge på herre og fru hansens rødbedefarvede pas

at opklare for eksempel immaterielretlige forbrydelser

anvise nogen form for finansiering der er dog ingen tvivl om at det er et meget vigtigt område mens der er nogen der hiver sit pas op af lommen ved den

grænse så bliver danmark hele tiden ramt af forskellige cyberangreb og det er noget der også går ud over konkrete private virksomheders ideer og udvikling noget som uvedkommende personer forsøger at tiltuske sig adgang til noget der krænker forskellige rettigheder derfor skal denne indsats også ses i lyset af det aktuelle behov for at styrke vores digitale sikkerhed

har en lang række lande herunder britiske hospitaler

er ikke noget vi er færdige med at diskutere lov og orden skal opretholdes også på det her område i første omgang synes vi det er vigtigt at prioritere ressourcerne rigtigt inden for den ramme politiet har og derfor vil vi også spørge justitsministeren om om

sørger for at man holder sig inden for de økonomiske rammer for

vi synes sådan set at politiet har den økonomi de skal have men at den bare kunne bruges på det her område i stedet for

ved ordføreren ikke at politiet allerede i dag har folk ansat til at bekæmpe den slags problemet er bare at de sidder ude i de enkelte politikredse og det

de folk der allerede findes i en enhed

i blandt andet sverige

at ansætte nogle folk der kan det jeg forstår herre alex ahrendtsens indlæg sådan

at det egentlig ikke er nogen ekstraudgift

medfører fordi man så centraliserer

er vi som jeg sagde i ordførertalen ikke interesseret i men vi vil meget gerne se på

det lys som som herre alex ahrendtsen

det flytter alt andet lige penge fra fornuftigt politiarbejde til noget vi synes er ufornuftigt så det synes jeg er en helt

så er det en ærlig sag det skal vi da også kunne erkende

nogle af vores debatter men det er den og det er rigtig godt der er mange

går ind for immaterielle rettigheder og derfor går vi selvfølgelig også ind for håndhævelsen

af dem og jeg synes også at de seneste dages skrækhistorier fra rundtomkring i verden i den grad viser hvor stor udfordringen kan være det

præcis det forslaget handler om

misbruge den nye fagre digitale

handler det her jo om immaterielle rettigheder men vi står over for et problem

til afpresning

mener vi ikke at en krænkelse af immaterielle rettigheder kan retfærdiggøre

overvågning uden retskendelse eller at man skal kunne få oplyst brugeren af en given ip adresse

et helt relevant problem og der skal også være

håndhævelse det er klart

politi og retsvæsen i større eller mindre grad ikke fungerer på internettet

der er fokus på det her område men

konsekvenserne også

med et forslag så mener jeg også at man er i sin gode ret til at stille forslag som man synes er

så finder man jo nok også pengene på den ene

også at komme med et indspark i forhold til den debat

der var før

at vi kun de politiressourcer vi har lige nu

komme ud af den situation vi står i hvor vi mangler politifolk

dårligt arbejdsmiljø i politiet med med stress og folk

det bliver vi også nødt til at tage med i overvejelserne i det her

den samme type politifolk der skal løse de her opgaver altså inden for økonomisk kriminalitet

skal man jo være specialist i forhold til det

bankuddannelse eller eller en økonomisk uddannelse i ryggen eller i hvert fald erfaring

skal jo gerne have nogle folk der er lige så dygtige på

vores eneste bekymring om vi kommer til at gå for langt i forhold til noget af den håndhævelse der

det er vores eneste bekymring det kan være at vi kan nå hinanden så

også en særlig tak til socialdemokraterne for deres bidrag og bistand under hele den her proces

retsprincipper som justitsministeriet jo står vagt om

jeg sikker på vi godt kan skrive os ud af

sikker på vi kan finde en en vej så vi på den ene side styrker håndhævelsen og på den anden side ikke underminerer det som danmark bygger på justitsministeriet er jo en konservativ kraft i

justitsministeriet bryder sig ikke så meget om om eksperimenter men jeg håber

man vil være kreativ

da vi for første gang for fire år siden sammen med venstre

det her beslutningsforslag i salen var var der stor modstand man

ville stemme for fordi rigsadvokaten lige skulle vise at han også kunne håndtere det her vi vidste godt at det ikke ville ske for de har simpelt hen ikke mulighederne for at gøre det men nu viser det sig efter fire år at rigsadvokaten ikke har løst det her det var høringen som

trine bramsen også har fremhævet høringen var meget klar vi bliver nødt til at gøre noget nu og det afgørende vi gør

af ordførerne som er lidt i tvivl om finansieringen vil jeg bare sige at det her skal ske inden for de eksisterende ressourcer og det kan vi godt fordi der allerede er afsat ressourcer

personale til det justitsministeren nikker det overvejende problem er jo at de befinder sig ude i de enkelte politikredse så derfor er opgaven på sigt at få samlet disse ressourcer disse personer

så de kan samarbejde og så de kan slå kræfterne sammen

politisk og ministeriel fokus på det her område

blev egentlig lidt trist over at høre både

er udgangspunktet for det moderne samfund det er ophavsretten der sikrer at

også kan tjene penge på det de går og laver og her taler vi ikke

forfattere og musikere

også om kunsthåndværkere og designere altså mennesker som har en idé og som har brugt tid og penge

de er udsat for en voldsom trussel fra de her kriminelle og det er de kriminelle på internettet som forhindrer

hvis vi sætter spørgsmålstegn ved ophavsretten sætter vi spørgsmålstegn ved hele fundamentet for

grundlaget for den slags ting og det må vi slet ikke sætte

derfor skal vi selvfølgelig også gå hårdt til de mennesker som bryder ophavsretten bevidst

har vi i danmark ikke været gode nok til at etablere de redskaber der skal til for at vi kan

de kriminelle de har simpelt hen haft frit spil det er noget vi har diskuteret længe

en lille forening med stålsatte og meget idealistiske mennesker som bruger

alle deres vågne timer på at

jeg vil egentlig bare opfordre alternativet til hvis man ikke allerede har haft et møde tag et møde med med rettighedsalliancen og lad dem

hvor omfattende det

hvor stor en trussel det udgør mod ophavsretten og dermed også mod kunstnernes

indtjeningsmuligheder det det undrer mig virkelig at alternativet som

kunstnerparti og som italesætter sig som kunstnerparti ikke kan se

ordentlige redskaber der kan håndtere den slags og der er nærværende beslutningsforslag et forsøg på at italesætte det her vi anser det i dansk folkeparti egentlig

i udvalget sammen med justitsministeriet og justitsministeren og regeringen så vi hen ad vejen måske kan nå videre til skridt to

skabt de redskaber der skal til for at vi kan forhindre

fald minimere forbrydelserne vi kan jo aldrig helt fjerne dem men vi kan minimere dem

danske kunstneres ophavsrettigheder det er det afgørende

jeg også så glad for at justitsministeren har vist sin velvilje i dag jeg jeg ved det også er noget justitsministeren brænder for og derfor ser vi frem til det fortsatte arbejde og så takker jeg selvfølgelig for

man går ind og siger at der skal være overvågning uden dommerkendelse eller at man via edition kan få oplyst

peger på nogle ting man kunne gøre det er ikke sikkert at det er de rigtige ting der håber vi jo på at udvalgsarbejdet

forslagsstillernes ordfører jo arbejder meget i kulturudvalget netop

de her direktiver som på eu plan vil sikre det her så jeg forstår ikke helt den stråmand som

sagde var det netop at vi skal gøre noget på det her område men vi er meget usikre på om det er de redskaber der ligger i det her

bare gerne lige have at ordføreren ligesom hører det budskab igen at det faktisk

det de redskaber der skal til for at sikre ophavsrettighederne eller kommer der lidt en sammenblanding mellem ophavsrettigheder

de fysiske værker det er forskellige tiltag der skal til

jeg bed bare mærke i herre

holdning til ophavsret hvor han føler jeg satte spørgsmålstegn ved

hvis herre rasmus nordqvist nu kan understrege at

vi jo enige sådan lød det altså bare ikke

det er sådan lidt ærgerligt at blive skudt i skoene at man har et stråmandsindlæg det var herre rené gades indlæg som jeg reagerede på og ikke så meget

at oversætte det for ordføreren siden

vi skal se på hvilke redskaber der skal til i forhold til den udvikling der er teknologisk og så videre

jeg også tillader mig at bringe det arbejde

europaudvalget og i kulturudvalget omkring direktivet fra eu som jo netop også

vi sikrer ophavsrettighederne

opretholde det og det kan man bare ikke tror vi med det

men man er ikke specielt glad for den måde

jeg inviterer gerne alternativet til til

at bidrage så vi kan få skabt de redskaber der skal til for at forhindre it kriminalitet og dermed styrke danske kunstneres danske designeres kunsthåndværkeres rettigheder på internettet

i sidste ende det det det handler om i stedet for en lidt bizar

opretholde en effektiv indberetningsordning og samtidig beskytte kriminalforsorgens personale mod repressalier fra de personer der bliver indberettet regeringen kan fuldt ud tilslutte sig de målsætninger der er heller ingen tvivl om at anonymisering af indberetninger i forbindelse med aktindsigt

er der ikke behov for at ændre reglerne

vil løse de udfordringer ved utilstrækkelig anonymisering som kan opstå

for eksempel på den situation der tidligere har været omtalt her blev en lærers navn anonymiseret men ikke titlen

nemt at regne ud hvem anmelderen var her var der tale om en klar fejl og den slags fejl vil beslutningsforslaget ikke kunne forebygge det var en menneskelig fejl muligheden for at anonymisere indberetninger omfatter allerede i dag alle alle identificerbare oplysninger jeg tror ikke at en generel regel om anonymisering vil være nogen garanti for at anonymiseringen faktisk er

på den baggrund finder regeringen ikke at en generel regel om

at gå i forhold til en indberetningsordning er det selvfølgelig vigtigt at kriminalforsorgens personale er trygge ved at foretage indberetninger vi skal derfor sikre at de faktisk benytter sig af muligheden for anonymisering når der er behov for det

at anonymiseringen er effektiv og faktisk skjuler anmelderens identitet justitsministeriet har derfor i januar i år sendt et brev til kriminalforsorgen med en orientering om mulighederne for anonymisering justitsministeriet arbejder desuden på en vejledning om offentlige myndigheders udveksling af oplysninger om radikalisering

på mulighederne for at anonymisere indberetninger det ligger mig

sikre ordentlige arbejdsforhold for fængselsbetjentene

kunne passe deres arbejde uden at blive udsat for vold trusler eller chikane fra de indsattes side siden sidste sommer er der da også iværksat en række initiativer for at forbedre sikkerheden for fængselsbetjentene mere generelt samtidig er regeringen optaget af at vi ikke fraviger almindelige retssikkerhedsgarantier når der ikke er grund til det selv om regeringen fuldt ud kan tilslutte sig målsætningerne om

kriminalforsorgens personale kan vi ikke støtte det

radikalisering i kriminalforsorgens institutioner jeg skal meddele at det er et forslag som vi i socialdemokratiet kan støtte det er jo rent faktisk et forslag som oprindelig var en del af kravene til antiradikaliseringsindsatsen men som på besynderlig vis blev glemt i den tidligere ministers kamp for at komme i medierne inden aftalen var nikket af fra de relevante parters side derfor vil jeg

set også rose df for at

andre ansatte i kriminalforsorgens institutioner kunne indberette tegn på radikalisering uden efterfølgende at kunne genkendes

om radikalisering i fængslerne i efteråret

oplever at de eksisterende forhold

som får dem til at afholde sig fra at indberette vi mener i socialdemokratiet at det er vores pligt det er vores pligt at lytte

ansatte i kriminalforsorgen udtrykker en sådan bekymring for i sidste ende kan jo føre til at de ikke indberetter hvis de føler sig utrygge i forhold til anonymiteten antallet af indberetninger vedrørende radikalisering er steget markant de seneste år og det er godt hellere hundrede indberetninger for meget end en for lidt

i forhold til at hindre videreudviklingen af radikaliserede tendenser

med de ord skal jeg meddele at vi i socialdemokratiet undrer os over at at justitsministeren ikke

vi mener at det er vigtigt at sende det her meget klare signal til fængselspersonalet om at de kan føle trygge

ganske enkelt ikke optimal for øjeblikket

fysiske angreb

sted på fængselsbetjente mange verbale angreb og i det hele taget er det en vanskelig position som fængselsbetjentene befinder sig befinder sig i herudover pålægger vi

de forhold der nu skal meddeles der i relation til radikalisering med videre

også i henhold til gældende forvaltningslov må være offentlige det er

så kan borgeren vurdere egen sag han kan vurdere egen sagsbehandling han kan vurdere inhabilitet

og øvrige indsigelser der kan gøres gældende i henhold til forvaltningsloven det kan han ikke gøre hvis

offentligt tilgængelig men der er undtagelser der er nødvendige undtagelser og et af områderne hvor det er nødvendigt at

det område vi taler om her her forholdet er så heldigvis det at

foretage os særdeles meget for

lede efter undtagelserne de står faktisk i forvaltningslovens § ni i persondatalovens § en og tredive og i offentlighedsloven §

såkaldte bekymringsindberetninger som vi taler om her her alt sammen begrundet i fængselsbetjentenes sikkerhed så på det grundlag må jeg sige at jeg fuldt ud har forståelse for beslutningsforslaget

vi har i dag de redskaber der skal til så derfor kan vi ikke

der

en høring i retsudvalget den femte oktober

man havde anonymiseret en lærers navn

kunne det udledes hvem anmelderen var og det skyldtes at den indsatte kun havde en lærer men at titlen ikke blev anonymiseret var jo en fejl

i salen i dag vil det jo ikke nødvendigvis føre til at man kan undgå fejl i fremtiden

kan sige at vi er meget enige i de argumenter som justitsministeren fremfører fra folketingets talerstol men jeg må sige at det kan jeg

i det her tilfælde

justitsministeren også kan gå op i retssikkerheden

en gang imellem vi har jo ellers hørt meget markante udmeldinger fra justitsministeren om at om at det ikke skal være rart at

retssikkerhedsmæssige principper gælder åbenbart stadig for indsatte

selvfølgelig glade for at det

og naturligvis også en effektiv anonymisering så for eksempel en titel også

tilsyneladende kan have været en usikkerhed om adgangen til brug af anonymisering i kriminalforsorgen og jeg har også hørt og

før debatten her i dag at justitsministeriet i januar i år har præciseret reglerne over for kriminalforsorgen for at sikre at der også i praksis sker et anonymisering i de tilfælde hvor det er relevant

vil det betyde at der helt generelt skal ske anonymisering af alle identificerbare oplysninger når der gives aktindsigt

det vil have som konsekvens at der også anonymiseres i tilfælde hvor der tilsyneladende ikke er nogen risiko ved at udlevere oplysningerne men det vil ikke nødvendigvis udelukke fejl som den jeg nævnte tidligere i min ordførertale hvor lærerens navn var undtaget men

at en fuldstændig anonymisering vil begrænse indsattes muligheder for

for eksempel at udrede eventuelle misforståelser eller kunne forsvare sig for eksempel i forbindelse med

og kompetencen på området være god det er jo sådan at man med de eksisterende regler kan anonymisere indberetteren hvor det vurderes relevant

det er relevant for at sikre de enkelte fængselsfunktionærers tryghed på den anden side er det altså et grundlæggende princip at man som borger der bliver rejst en sag om i et eller andet regi har adgang til at vide hvad der er af oplysninger

i ens sag hensynet til det princip er så vigtigt at når nu vi har regler

uden at have helt styr på den gældende lovgivning da det allerede er sådan

at den gældende lovgivning i vid udstrækning giver kriminalforsorgen mulighed for at anonymisere indberetninger om tegn på radikalisering hos indsatte i landets fængsler dette fremgår af et svar fra justitsministeriet til retsudvalget

her skriver ministeriet blandt andet indsigtsretten efter persondatalovens § en og tredive kan blandt andet begrænses hvis en registrerets registrerets interesse i at få kendskab til oplysninger findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser eller offentlige interesser herunder af hensyn til statens sikkerhed eller for at forebygge kriminalitet som ministeriet skriver i samme brev

sikrer lovgivningen i praksis at kriminalforsorgen i vid udstrækning

eller til at anonymisere indberetningerne

finder vi i alternativet dette beslutningsforslag overflødigt og kan derfor ikke stemme for det vi er med på at der har været den her konkrete episode som flere har omtalt men vi hører jo også at det

meget beklagelig fejl i den her konkrete sag det som man jo vil med forslaget er den her

og det mener vi ikke er den rigtige vej at gå vi mener det er vigtigt at man selvfølgelig kan anonymisere når det er nødvendigt men samtidig er det også et vigtigt princip for os at vi har et åbent og gennemsigtigt retssystem hvor man kun anvender anonymisering

tilfælde af indberetning således at afgiver af indberetnings navn og titel oplyses

de ansatte dette udgør et element af retssikkerhed og findes overalt i det offentlige eksempelvis når det kommer til indberetninger i sager i det offentlige om anbringelse derfor er det ikke så enkelt som forslagsstillerne gør det til det er en del af det offentlige

at der er den åbenhed der er det skaber retssikkerhed og gennemsigtighed for den der måtte skulle forsvare en person der kan derudover også være et beskyttelseshensyn til

person ikke bliver unødigt mistænkeliggjort hvis der ikke kan søges aktindsigt på

kan enkelte medarbejdere blive unødigt mistænkt for afgivet den pågældende indberetning indberetning fordi den er anonym og der kan opstå uhensigtsmæssige situationer som følge af denne lukkethed i særlige tilfælde som både justitsministeren og herre preben bang henriksen var inde på kan man efter en konkret vurdering undtage fra den her offentlighed

anbringelsessager hvor underretter

i nær familie med den der underrettes om der vil man kunne tale for at det vil være en god idé med tilbageholdenhed med åbenhed fordi

det simpelt hen er nødvendigt i den konkrete sag der foreligger foreligger ikke oplysninger som indikerer at der her eller i den øvrige del af den offentlige forvaltning synes at foreligge en

særlig tilbageholdenhed med indberetninger som følge af

evaluering af radikaliseringsforebyggelsen anfører direktoratet for

skulle være et problem på den baggrund kan radikale venstre ikke støtte beslutningsforslaget

år siden hvor der var sket en fejl hvor der skulle have været anonymiseret også effektivt anonymiseret så hverken

vi mener også at det er et grundlæggende princip at man som udgangspunkt kan få aktindsigt i sager der vedrører en selv men at der selvfølgelig også

der er mulighed for effektiv anonymisering så man ikke

kan udelade et navn men stadig væk beholde en titel

det var jo det det her enkelttilfælde gik ud på det var

også de selv

ikke ændre lovgivningen når lovgivningen ikke bliver fulgt altså når der sker en fejl

kan vi ikke støtte det her forslag vi synes som udgangspunkt at enhver borger også indsatte har ret til aktindsigt i egne sager

vurdering skal være mulighed for anonymisering

meget stort og vigtigt arbejde i vores fængsler og arresthuse og de er samtidig under et gevaldigt pres for tiden en af de mange opgaver som vores medarbejdere har er at indberette adfærd der kan tyde på at en indsat i færd med at blive radikaliseret disse indberetninger er af meget stor vigtighed for det er vigtigt for de myndigheder der skal holde os alle sammen sikre at der selvfølgelig indsendes information om folk der er på et helt

ikke omkostningsfrit at indberette nogle indsatte vil sikkert være vrede over at de bliver indberettet og hvis man som person kan finde frem

ja så kan det jo medføre fare for for netop personen der har indberettet

de klare konsekvenser at vores ansatte måske stopper med

være utrolig ked af hvis det sker for det kan jo få følger for os alle sammen hvis folk der er radikaliserede ikke spottes i tide af de myndigheder der er ansvarlige jeg synes vi har

en fælles forpligtelse til at sørge for at det bliver sværere og gerne helt umuligt at finde frem til netop den person der har indberettet med beslutningsforslaget her foreslår dansk folkeparti at man som indsat alene skal kunne få viden om

har indberettet forslaget har til hensigt at passe bedre på vores ansatte men også at sende et meget klart signal til vores ansatte om at vi er taknemlige over at de har lyst til at indberette tilfælde af radikalisering i kriminalforsorgens institutioner

at understrege at der helt generelt er brug for et løft til kriminalforsorgen jeg vil ikke stå her og påstå over for nogen at det her forslag kan løse alle de problemer man står med i kriminalforsorgen

egentlig bruge den sidste del af min taletid

snart skal i gang med at forhandle en ny flerårsaftale på plads for kriminalforsorgen vi var ikke med i den sidste flerårsaftale men det er min forhåbning at vi kommer med i den næste det vi helt klart vil have gjort noget ved er bemandingen i vores fængsler og arresthuse altså at der skal være fængselsbetjente nok et betydeligt løft vi er nødt til at sikre at vores ansatte altid har hjælp og en kollega tæt på både på grund af sikkerhed men også på grund af muligheden for faglig sparring vi er nødt til at gøre noget drastisk ved sygefraværet så der er nogle oplagte ressourcespørgsmål vi skal have kigget på snarest det glæder vi os til

personer som har et særligt kendskab til unge og deres forhold desuden sætter forslagsstillerne fokus på at der skal være en hurtig proces i forbindelse med sager ved ungdomsdomstolene som i ved

er ungdomskriminalitet et af de emner der ligger mig selv meget på sinde jeg er optaget af at vi giver unge mennesker de bedste muligheder for en god start på livet derfor glæder det mig også at der de seneste år er sket et fald i ungdomskriminaliteten i danmark det er positivt

huske på når vi taler om ungdomskriminalitet rent generelt men for der er et men vi skal ikke lukke øjnene for at vi har en stor udfordring med en gruppe af unge som skiller sig ud og begår omfattende eller alvorlig kriminalitet regeringen er

med forslagsstillerne i at der er et behov for at se kritisk på om vi gør det godt nok i dag i regeringen arbejder vi på højtryk for at kunne præsentere et udspil om reformen og indsatsen mod ungdomskriminalitet det glæder mig

dette område mange af de forslag der ligger i beslutningsforslaget flugter godt med de tanker vi har på området og som også fremgår af vores regeringsgrundlag det handler grundlæggende om at vi skal turde tænke i nye baner når det gælder håndteringen af unge kriminelle vi skal have fat i kraven på de unge mennesker som vi ikke får samlet op i det nuværende system vi skal ansvarliggøre forældrene til de unge

vi er nødt til at gøre op med den misforståede godhed jeg nogle gange oplever i forhold til de helt unge kriminelle unge mennesker også dem ned til tolv år som er på vej ud ad et helt forkert spor skal konfronteres med deres handlinger og de skal mærke konsekvenserne hurtigt vi skal sikre at der sættes ind med den rette indsats og at vi sætter ind så tidligt som muligt

det er jeg helt sikker på at forslagsstillerne er enige med mig i det handler om at sikre at unge hjælpes til at komme helt ud af kriminalitet også på langt sigt som sagt vil regeringen inden for den kommende tid præsentere et ungdomskriminalitetsudspil vi har gennemført et meget grundigt forarbejde hvor fagfolk på området har haft lejlighed til at komme med input så vi kommer hele vejen rundt det er vigtigt at vi på baggrund af det grundige forarbejde overvejer hvordan vi bedst muligt håndterer de her vanskelige sager med kriminelle unge

det også afgørende for regeringen at vi lige nu

sige at vi jo grundlæggende er enige i de udfordringer som beskrives i beslutningsforslaget i forhold til ungdomskriminalitet der er ikke nødvendigvis så langt mellem forslagsstillerne og regeringen i denne sag det handler om at finde de løsninger der virker vi skal skabe et tryggere vi skal skabe et mere sikkert danmark jeg glæder mig meget til at præsentere regeringens udspil og få lejlighed til at drøfte det med

også meddele at selv om regeringen kan støtte mange af intentionerne bag forslaget kan vi ikke støtte det

med at når regeringen har arbejdet så lang tid og

jeg helt sikker på at vi får en god forhandling

jeg har fundet den er fra syvende oktober to tusind og

søren pape poulsen er forbløffet over at justitsminister søren pind ikke vil garantere at sænke den kriminelle lavalder fra femten til tolv år den konservative partiformand er overbevist om at regeringen holder sine løfter fra før valget om at sænke den kriminelle lavalder så udtaler

aftale fra før valget mellem de fire borgerlige partier om

gjort noget ved det her så det går jeg ud fra at han

at vi er fuldstændig enige om men at der skal

skal være et sanktionssystem for de tolv årige og opad

men hvorfor skal man bruge så lang tid på at undersøge noget som vi alle sammen ved

hvis der bliver flertal i folketinget vil vi genindføre en lavere

lang tid efter at den aftale

og så skal vi se hvordan det kommer til at gå

sig til bannerfører for at det

såfremt man ikke gjorde alvor af sagen så synes ministeren ikke selv at man er

et udspil så er jeg helt sikker på at det vil føre til at dansk folkeparti og regeringen

kan kigge hinanden i øjnene og sige mon ikke der kunne findes en fælles platform her

se når vi kommer så langt men men

når vi sådan bliver helt færdige med det vil være noget hvortil

det var da forfærdeligt og grøden er kold måske vil spørgeren ligefrem sige det var alligevel godt vi ventede på det

har justitsministeren hele tiden henvist til at

jo bare bekymret når justitsministeren næsten direkte siger at nu kommer der

den forsikring jeg hørte til df fordi det

de facto vil betyde at vi var nogle der ikke kunne se os i det ellers vigtige arbejde så bare lige for at forstå det prøver ministeren at sige mellem linjerne at det som df

der kommer fra regeringen snart eller kan ministeren berolige mig

det er noget der er lidt bredere så vi kan lave en meget bred aftale blandt folketingets

ind over for de unge mennesker fra tolv år og

at der så ikke er forebyggelse

forebyggelse er helt afgørende nødvendigt hvis vi skal undgå at en række unge mennesker kommer ud i den her

endnu værre kriminalitet og så værre igen

kræver det en aktiv forebyggende indsats

at den skal gå hånd i hånd med at det også har nogle konsekvenser når man så

tror jeg at enhver eller

og sparket til nogle ting nede i byen smadret nogle ruder og det havde haft en konsekvens første gang og man

samfundet fordi man har har gjort det her

unge mennesker fra at komme videre ud i kriminalitet

hvordan unge mennesker bare er kommet længere og længere ud fordi velmenende voksne

talerstolen men igen

helt godt forslag som kom fra regeringen så har vi måske forskellige holdninger vi så skal have på plads bagefter men det tager vi jo i en forhandling ligesom

sytten år det kan næppe komme som en overraskelse at det er et forslag som vi i socialdemokratiet ikke kan støtte og modsat ministeren

oktober sidste år vi mener ikke at løsningen på ungdomskriminalitet er at give en dom til flere unge og dermed brændemærke dem som kriminelle og vi noterer os også at vi med den holdning er helt på linje med stort set samtlige fagpersoner og eksperter der beskæftiger sig med området i stedet

brug for et nyt system der skal sikre sociale konsekvenser når helt unge forbryder sig mod loven

vi skal sætte langt tidligere ind over for de unge allerede første gang de træder ved siden af skal lærere og pædagoger og socialforvaltningen barnets forældre og politiet indkaldes og sammen skal de iværksætte en social indsats med sociale sanktioner så

mærker at det har en konsekvens at bryde loven det er helt afgørende at vi tidligt får stoppet den kriminelle

løbebane og det er altså forebyggelsesindsatser der virker bedst

unge der er kommet ud i kriminalitet på ret køl har man stjålet hos købmanden

kan man eksempelvis passende hjælpe ham med at feje gaden de kommende uger og har man malet graffiti kan man passende få lov til at pudse vinduerne

ved en egentlig domstol hvor der følger

også selv om man er ung desuden

er altså helt afgørende at alarmklokkerne ringer vi ved at hvis storebror er kriminel

er risikoen for at lillebror bliver det også meget stor og kan forældrene ikke finde ud af at være forældre og holde styr på deres børn altså de kommer op om morgenen og at de kommer hjem om aftenen

jo her der skal sættes ind der er så mange andre gode redskaber end at sænke den kriminelle lavalder og indføre en ungdomsdomstol der giver pletter på straffeattesten effektfulde redskaber som vi kan tage i brug i stedet

det som dansk folkeparti foreslår i socialdemokratiet mener vi at der skal gøres langt mere for at stoppe de heldigvis stadig færre unge kriminelle

skal sætte ind langt tidligere end det sker i dag

er et godt redskab og heller ikke den type af domstol som dansk folkeparti lægger op til og

blandt de blå partier inden sidste folketingsvalg og derfor kan vi ikke støtte forslaget her men vi vil meget gerne drøfte hvordan vi styrker indsatsen mod ungdomskriminalitet og derfor opfordrer vi justitsministeren til snart at indkalde til forhandlinger nu har vi ventet utrolig lang tid på det her ungdomskriminalitetsudspil for et år siden lød det også at det kom i i næste måned så

ønsker at folk skal i fængsel sanktionerne dommene

rydde op efter hærværk udbedre skader

en efterskole eller andre lignende

straffeattest i det her der står ungdomsattest

forskning viser at det ikke fører til noget godt at man har det her med i bagagen

kan se at man begik kriminalitet da man

når man er sytten år men hvis dansk folkeparti også har ændret holdning til det her spørgsmål

men vi er jo også nødt til at forholde os til at

og brugstyverier vi taler om her der er nogle

satte den ned til fjorten år og vi satte den op til femten år og hvad skete der kriminaliteten fortsatte med at falde endda meget massivt

ville have gjort det hvis vi havde halvfems mandater det gør mig bare nysgerrig

forholde sig til det her hvis man nu havde halvfems mandater og kunne bestemme

inde på nogle af dem her blandt andet den norske model hvor man reagerer prompte når et

sanktioner det synes jeg er rigtig vigtige elementer vi har også været ude i dag og foreslå at man kan sætte hele familier på institution hvis det er familien der ikke kan fungere og at at man sørger for at der er fokus på småsøskende i familier der er en række andre

tiltag for der er behov for at gøre noget at jeg gjorde meget klart

derfor at vi utålmodigt har rykket for det her udspil fra regeringen så vi kan komme i gang

et egentligt udspil fra socialdemokraterne

af det der ligger i det udspil vi har så yderligere nogle forslag

til at bygge oven på og dem skal jeg gerne præsentere herre peter kofod

om jeg så må sige hvile på laurbærrene og sige

det går nok bedre næste år

af socialdemokratiets ordfører hvor lillebror skubbes forrest

og hvor der på den måde grundlægges en kriminel løbebane som desværre har tendens til at hænge ved

dem skal vi have fat i det erkender vi fuldstændig fra venstres side og derfor er vi også fuldt fortrøstningsfulde

at der nu kommer et udspil fra regeringen

vi skal have fat i dem af flere grunde den primære grund til at få fat i de unge der er på vej ud på en kriminel løbebane

er jo at de ikke skal fortsætte løbebanen som jeg siger den sekundære grund er at vi

i dag hvor man kan sige at mange unge i gåseøjne dømmes i det sociale system uden at der har medvirket en dommer uden at der har medvirket en forsvarer og uden

det vil vi også gerne til livs i samme håndevending så derfor

klart at vi forsøger at komme med noget fra regeringens side der lever op til regeringsgrundlaget nemlig en mærkbar reaktion der har konsekvenser en skræddersyet indsats osv

regeringsgrundlaget det undrer mig lidt

dansk folkeparti er så ufattelig utålmodige vi har justitsministerens ord for at der kommer et udspil fra regeringen

meget lang tid og det skal jeg medgive ja det har været tilfældet men sådan er det jo med

der venter på noget godt

forventer jeg på venstres vegne at der er rigtig rigtig rigtig mange af de ting dansk folkeparti kommer med i sit glimrende forslag i dag som man vil kunne genfinde

regeringen kommer med et forslag der slet slet ikke lever op til det så kom med det igen

jeg synes netop at der i dansk folkepartis forslag er så mange glimrende aspekter

jeg er sikker på at de kan genfindes i regeringens forslag men det er et omfattende arbejde og det er jo altså ikke en problemstilling vi bare kan tage med venstre

justitsministeren har viselig nok ikke sat måneder og dage på men altså jeg vil da personligt blive skuffet hvis der ikke ligger et forslag inden vi ses igen i folketinget efter sommerferien

det vil jeg i hvert fald foreslå at

har jeg været inde på hvad det betyder nemlig også at man

sandsynligvis bliver benævnt et ungdomskriminalitetsnævn får en dommer for bordenden der kan varetage retssikkerheden også selv

garantere én ting og det er vigtigt for mig at slå fast her børn skal

kommer ikke i fængsel fremover det garanterer jeg når det er så vigtigt at slå fast for mig er det fordi der har været partier ude også i den seneste valgkamp der ligesom har søgt at misfortolke de tanker der har været fremme derhen at nu skulle børn i fængsel og

der har hørt på men jeg kan sige i relation til dansk folkepartis forslag

støtte det fordi der kommer et forslag fra regeringen sandsynligvis inden for en to tre måneder

vi altså ikke til at lægge os fast på nogle detaljer i et andet forslag som det udmærkede forslag dansk folkeparti er kommet med men det er altså også

nu fandt jeg lige en artikel fra den tredivete maj to tusind

og femten fra danmarks radio og overskriften

tolv årige skal kunne straffes hvis blå blok vinder valget

soleklart at hvis blå blok

gjorde vi jo heldigvis og det er vi mange der er glade for

sænkes til til tolv år det var en garanti fra venstre jeg vil høre

ja hvis man siger at det

og få en ungdomskriminalitetsnævnskendelse der siger at du skal vaske det graffiti af du svinede

er en straf ja så skal en tolv årig i gang med det ingen tvivl om det

ja så er det også en straf og så skal tolv årige også straffes men jeg må sige

er det altså straffelovens § femten vi taler om det er så nemt at huske fordi det er femten år

og den siger at handlinger der er foretaget af børn under femten år

så kan man altså vende og dreje og diskutere om det

en straf eller ej så det er

de skal altså hverken i fængsel eller have

være at man skal være hjemme inden klokken et eller andet eller vaske muren eller vaske den bil man har svinet til og hvis det er en en straf i straffelovens forstand og det har jeg svært ved at finde ud af om det er så kan man jo godt

anføre det synspunkt at den kriminelle lavalder sænkes men altså det er med den modifikation at vi indfører en række nye specielle sanktioner som skal passe til situationen

gå med til at lave et fælles indlæg hvor man beskriver hvad man egentlig gerne vil vil have fremmet hvis man

detaljeret indlæg og sige at hvis de her fire partier vinder valget og får flertallet

justitsministeren regeringen eller justitsministeriet for den sags skyld for at man godt lige vil gennemgå de

en lov der skal vedtages som sagt al ære

at dansk folkeparti klemmer på her men undskyld mig

dansk folkepartis side man skulle da være kisteglad

i hvert fald på venstres vegne jeg siger at vi får et resultat der ikke ligger langt fra det dansk folkeparti kommer med her så burde man jo smile over hele femøren

dansk folkeparti ville være de nærmeste til at kritisere regeringen

forpligtede sig til at præcisere hvad det egentlig var man mente i om jeg så må sige egentligt lovsprog der er tale om at der skal etableres ungdomskriminalitetsnævn sådan ser jeg det i hvert fald der skal være en mærkbar sanktion der skal være konsekvenser der skal være sanktioner som vi ikke har set hidtil jeg har nævnt

man skal genoprette den skade man

og der er en række andre sanktioner

man kan da ikke laste justitsministeriet

noget ved det så skulle jeg kende justitsministeren meget dårligt så igen

altså når vi snakker om om et særligt retsspor for unge fra vores side synes vi at det er vigtigt med et særligt retsspor for unge

det synes vi er en rigtig god idé og vi synes det er positivt at skulle diskutere det og vi glæder os også til at diskutere det i forbindelse med de kommende forhandlinger

kan vi sådan set sagtens bakke op

om intentionen bag og ideerne i nemlig at der er behov for at diskutere noget mere hvordan vi kan benytte os af genoprettende retfærdighed

er klart enhedslistetankegods og det er

og vi kan hverken støtte at man sætter den ned til fjorten tretten

vi ikke stemme for det her beslutningsforslag

hvis man kigger på statistikkerne og på

af unge mennesker som begår kriminalitet laver af forbrydelser er det typisk sådan noget som tyveri hærværk og

når børn begår kriminalitet er det fordi de stjæler slik hos købmanden

noget skal man holde øje med dem og man skal sørge for at

og at det ikke er noget der udvikler sig til en kriminel løbebane det er jo her

man allerede i folkeskolen skal se på hvad det er for en bekymrende adfærd som som nogle børn måtte have og se på

samarbejdet mellem politi og kommune

for eksempel kan man se på hvordan man kan løse nogle af de her problemer og gribe ind tidligt med en forebyggende indsats hvis man vælger at straffe børn gennem et strafferetligt system

system slet ikke er gearet til at have med børn at gøre men også fordi de får en plettet straffeattest

man må ikke negligere den stigmatisering der kan ligge i det

har det jo sådan set været forsøgt under den tidligere borgerlige vk regering

i to tusind og ni sænket til fjorten år og det ændrede ikke på kriminalitetsmønstret blandt

det var østjyllands politi at at den eneste forandring de oplevede var at nu skulle de bruge langt mere tid på at sagsbehandle småsager og rapserier

er det børn laver når de overtræder

blev så heldigvis sat op igen da der kom en ny regering til magten i to tusind og elleve børn tænker jo ikke nødvendigvis over konsekvenserne af deres handlinger på den måde som voksne gør før fælden klapper

de ikke lært endnu og derfor vil en lavere kriminel lavalder heller ikke stoppe dem i de handlinger som de måtte foretage sig for børn er slet ikke så beregnende og så forudseende de har endnu ikke lært at tænke på den måde voksne tænker på og dermed tænker de

derfor vil en sænket kriminel lavalder i bedste fald være effektløs og meget muligt

i værste fald være skadelig

jo er vores mål er at holde unge mennesker ude af en kriminel løbebane

har ikke en modenhed og en udvikling som betyder at de på samme måde er i stand til at forudsige konsekvenserne af deres handlinger og fungere i et strafferetligt system

det er netop også derfor vi sender dem ind i et stærkt socialt system for selvfølgelig skal det ikke være konsekvensløst at bryde lovgivningen der skal være en stærk social hånd der lærer unge mennesker som er trådt over grænsen hvordan man opfører sig som et ansvarsfuldt menneske men hvis man sender børn ind i et strafferetligt system i stedet for risikerer man at lære dem ikke hvordan man er ansvarlig som man bør være men hvordan man er kriminel man risikerer altså at stemple børn

derfor er forslaget om at sænke den kriminelle lavalder symbol af værste skuffe som i bedste fald vil være effektløs men som sandsynligvis vil være decideret skadelig men den første del af lovforslaget om hvordan vi kan kigge på hvordan vi kan lave et mere parallelt retsspor

synes vi er spændende og jeg vil gå så langt som til at sige at hvis dansk folkeparti

til at stemme for det her med med de tanker

der sådan set ligger bag og også på den måde det visse

mennesker til ansvar og fundet en passende sanktion

kan egentlig ikke forstå hvorfor enhedslisten

nærmest religiøst optaget af den her kriminelle

enhedslistens drøm om den her

skulle den være atten år hvis enhedslisten skulle bestemme altså hvor skulle vi lægge snittet henne eller skulle

hele den store gruppe der er af unge

gror ind i dyb kriminalitet hvor det kan

tænker på en pædagogisk indsats at vi tænker på en social indsats at vi tænker på en understøttende indsats i forhold til

problemer så tidligt som muligt for at vi tidligt i de her unge menneskers liv kan sørge for at de får vist at der er en anden vej end den vej som de muligvis er på vej

i forhold til en en kriminel løbebane og det er i virkeligheden det det handler om

en straffeattest som barn hvis man bliver stemplet på den måde

domstolslignende system som det

voksne kommer igennem så vil det være en meget meget voldsom oplevelse og

som som ikke vil gavne den unge i forhold til at

få vist vejen til en til en anden måde at leve sit liv på

at vi ønsker en særlig ungdomsattest netop fordi vi gerne vil undgå det scenarie som herre rune lund taler om og netop fordi vi jo har taget nogle af de gode

har været i debatten til os vi vil gerne give et incitament til at unge mennesker kan komme ud af kriminalitet hvis de er på vej ind i det så jeg kunne godt tænke mig at høre

rune lunds forhold til straffeattesten skulle han ikke hellere anerkende

det fremgår ikke helt klart af bemærkningerne præcis hvordan det er tænkt synes jeg sådan sådan som jeg læser b forslaget men det som jeg synes er godt og det

at man sådan set roser dansk folkeparti for et forslag på retsområdet det er jo ikke altid det sker

hele ideen om at vi laver et særligt retsspor for unge

en genoprettende retfærdighedstilgang

cykeltyverier og graffiti og sliktyveri

forberedt på kan man sige for det er den

med at hver sjette af de

overfald det er vold og trusler og det er røverier

og personfarlig kriminalitet så er det jo igen den sociale indsats

skal lægges en plan for hvordan den unge kan styres

det væsentlige her her jeg har ikke noget ønske om at give et

kun er at stjæle slik nede hos købmanden for det er det bestemt ikke selv om det dog er den

men det betød så at politiet skulle bruge

småsager for eksempel om rapserier og det siger jo også noget om hvad det er for en kriminalitet der

er den dominerende når vi snakker

og ikke som unge jeg synes det

principielt at vide så synes jeg også stadig væk at det er principielt forkert at at herre rune lund

personfarlig kriminalitet det er dem som vi skal prøve på at

enhedslisten burde vurdere

det er det som som vi synes er vigtigt men al den snak om at sætte den kriminelle lavalder ned med alle de problemer det vil give

noget vi ikke kan støtte men men ideen om at vi gør det der virker og laver genoprettende retfærdighed

meget fornuftigt udgangspunkt og det er et

vi bedst muligt kan håndtere det på vi skal bruge udgangspunktet i genoprettende retfærdighed hvor vi giver de unge en sanktion en straf om man vil

som skal have et opdragende formål og som også skal have

blevet ofre for deres kriminelle handlinger

regeringen arbejder på et politisk udspil om lige præcis det det er selvfølgelig en indsats som skal adskille sig fra den måde vi håndterer voksne kriminelle på hvor man tager højde for at unge er unge og ikke voksne hvor tryghed konsekvens og hjælp går hånd i hånd hvor vi lytter til de fagpersoner der

ungdomskriminalitet

helhedsorienteret indsats støtter liberal alliance ikke

ellers rigtig gode beslutningsforslag men vi ser meget frem til drøftelserne af det udspil som regeringen har i støbeskeen når det foreligger og som man siger er det jo sådan at alt godt

alternativet kan på ingen måder støtte op om et beslutningsforslag der vil kriminalisere børn helt ned til tolv årsalderen den kriminelle lavalder er grænsen for hvilken alder vi som samfund vil straffe

her tolv år det kriminalpræventive råds formand har jo også talt imod at sænke den kriminelle lavalder

udtrykt at det vil øge risikoen for at fortsætte den kriminelle løbebane efter at have fået den første dom formanden for børnerådet udtaler at en kriminel lavalder på tolv år strider mod hele tankegodset i fns

vi bør tænke i sociale og pædagogiske muligheder frem for kriminalisering og afstraffelse

ligger hele pointen vi skal ikke kriminalisere børn i tolv årsalderen vi skal tænke i de sociale og pædagogiske baner alternativet har intet imod at ansvarliggøre vores børn og unge og vise at handlinger har konsekvenser forslagsstillerne skriver selv i beslutningsforslaget alle unge kan som udgangspunkt tænke i konsekvenser uanset om det handler om kriminalitet eller andre af livets forhold præcis derfor springer unge ikke ud fra rundetårn eller lægger sig på en trafikeret motorvej på nuværende tidspunkt

har det jo allerede i dag

er vi langtfra sikre på

så tilfælde i dag hvor der er unge i enkeltsager som slipper for straf på grund af den kriminelle lavalder ja selvfølgelig er der det men vi mener ikke at problemet løses ved at sænke den kriminelle lavalder løsningerne er flere men heriblandt bla

at indsatsen skal sættes ind langt før de tolv år

når børn er syv år forældres alkoholmisbrug mangel på lovlydighed samt børns sådan generelle trivsel i skolerne er kendte faktorer hvis man derfor virkelig vil sænke den i forvejen faldende ungdomskriminalitet skal man sætte ind langt tidligere ikke med straf men med sociale tiltag forslagsstillerne skriver desuden i beslutningsforslaget at hensigten ikke er at ændre på sanktions og anbringelsesmulighederne hvilket jo fremtvinger fremtvinger det gode spørgsmål hvorfor vil man så oprette en særlig ungdomsdomstol hvis de nuværende sanktions og anbringelsesmuligheder synes at være passende vores justitsminister skrev i et indlæg i altinget som argumentation for hvorfor vi skal indføre en ungdomsdomstol alt for mange gange har jeg set og hørt om unge drenge og piger der er på vej ud ad den forkerte sti blive mødt med velmenende intentioner

jeg synes det er en meget underlig måde at reducere den socialfaglige indsats til sødsuppe og reel ligegyldighed kim østerby

fængselsforbundets formand har om denne myte udtalt følgende til altinget den ligegyldige rundkredssiddende forestilling om den socialfaglige indsats er en myte det er min klare opfattelse at de mennesker der arbejder med kriminelle unge ikke blot er kompetente men også møder de unge med en konsekvent indsats fokus er på alternativer til kriminalitet for husk der er ingen og da slet ikke børn og unge der drømmer om et kriminalitetsfyldt liv frem for uddannelse job og familie så der er jo flere der har nævnt at der kunne være elementer i det her forslag om det her

man blander så mange dele ind i det her beslutningsforslag for kunne man godt se på hvordan det er vi håndterer kriminalitet blandt de femten til atten årige på en anden måde og hvordan vi ser på det retsspor ja det kunne man godt se på

gå helt ned til tolv årsalderen

så har kommunen lov til at tilbageholde en del af de sociale ydelser som den unges forældre eventuelt modtager det

er et problem at man ikke tør stille nogle mere målrettede krav til de her unge familier

ret makaber glidebane set i forhold til at de ikke har almindelig sund trivsel og dagligdag

er blandt andet at gå ind i den økonomiske del af det og sige at nogle af deres ydelser

kunne blive gjort mindre hvis ikke

helt uden bekymringer de spiller måske

playstation hænger ud i den lokale fodboldklub

helt uden bekymringer

fremfor at lege nu er jeg selv jurastuderende

love er snørklede og usammenhængende men

meget logiske sammenhæng spøg til side det

gør at fokusere på

låse dem inde lukke dem ud i den

ikke støtte at der oprettes ungdomsdomstole under dække af at man samtidig

dem vi vurderer har en risiko

at ende i kriminalitet

bare høre om ordføreren kan at

vil gerne høre om vi sådan skal fare ud og sende bandbuller af sted mod de her lande der tør have en anden tilgang til det her spørgsmål end vi har

ikkekriminelle og opfører sig ordentligt i en grad som vi aldrig har set før

ønskede at gøre da

og

slå sig løs uden konsekvenser nej udviklingen fortsatte med

det viser jo også at den vej vi allerede går

er den vej vi fortsat skal gå

er løsningen så at kriminalisere dem ned til tolv år det mener vi ikke på nogen måde det var jo heller ikke sådan at

der virker og hvad der ikke virker men det

hurtig sætning at kunne aflevere til medierne nemlig at nu

sikkert som dug for solen

den del af lovforslaget

retfærdighed som rigtig meget forskning

skal du selv fjerne det igen og det er måske ikke så sjovt hvis dine kammerater står og kigger på eller der kan være mange andre metoder til det

og det virker jo også i højere grad end at

rundkreds og alt muligt men det virker og det

vil jeg gerne sige tak til df for også

putte ind i det her beslutningsforslag

virker og og det kunne man jo håbe

side i den grad ønsker os er

s sf r regering havde fokus på nemlig det her med konfliktråd

helt unge og

smårapserier og andre ting baserer sig simpelt hen på at de

for at sige at rigtig rigtig vigtigt er

at der er fritidsjob at

lave sunde interesser som jeg næsten tror vores konservative justitsminister ville kalde det

en undskyldning men nogle meget simple ting gjorde altså en forskel

fra blok otte lavede en bokseklub nede i kælderen

hvis man bruger argumentet

sanktionering over for for de pågældende

tidligere tidligere tidligere regering nedsatte den

til fjorten år hvor vi så efterfølgende

konsekvenser ved at begå kriminalitet hvis du er under den kriminelle lavalder og der siger vi bare at da

ikke sådan at kriminaliteten eksploderede blandt de fjorten årige fordi de sagde

lave en masse kriminalitet uden konsekvenser

har betydet at vi ser mindre og mindre kriminalitet blandt de helt unge

fritidsjob er der også mange af fald i store dele af landet

de unge nægter at fjerne den graffiti

det kan være forældrene der betaler den det kan være de ikke kan betale den det kan være at de er fornuftige og laver en afdragsordning med den

som df har og jeg er enig i det al forskning viser også at det er meget effektfuldt det virker mere end en bøde som man måske alligevel ikke som

man siger du har lavet graffiti

jeg overhovedet ikke røre ved hvad skal så næste step være så nævnte ordføreren

er måske nogle bøder der ikke bliver betalt altså hvad skal ligesom være muligheden for at man kan få retfærdighed

jo fint at der er et mildt system over for dem der gerne vil det støtter vi fuldstændig op om men der må jo også være nogle redskaber og nogle værktøjer over for dem som ikke vil som lægger armene over kors og siger det der gider

ordfører

vil i så smide den tolv årige i fængsel i siger

redskaber i værktøjskassen

og det vil sikkert kunne virke i rigtig mange tilfælde det vi så bare spørger om er

de unge der siger det gider vi ikke det vil vi ikke være med til det kan sikkert virke over for rigtig mange og så støtter vi det men der vil også være en gruppe som ikke vil noget som helst som ikke vil samarbejde og hvor vi altså har brug for at der er nogle

målrettet tidligere og med større fokus på klare konsekvenser skulle være med til at sætte endnu bedre ind over for kriminalitet blandt de unge

fald givet det klare indtryk at når kronikørerne fik magt som de havde agt

og oprette ungdomsdomstole det flertal er nu en realitet blå blok den såkaldte blå blok vandt valget der blev også fremsat et beslutningsforslag som de fire

var blevet enige om

vi behandler om en nedsættelse af den kriminelle

og oprettelse af ungdomsdomstole nu er vi næsten to år inde i den nye valgperiode to år hvor den såkaldte blå blok har

ikke for alvor kommet nyt om netop det her vigtige emne

vel også må være det for dem nu

taget stafetten hvorfor vi i dag behandler det her beslutningsforslag det system vi har i dag har brug for ændringer vi har brug for

meget unge der har fået en skæv start på tilværelsen en tilværelse der leder ud i kriminalitet fra begyndelsen af livet det kan skyldes mange ting dårlige venner en familie der ikke kerer sig

er den mulighed vi skal tilbyde den unge for alle unge skal have en god og fair chance her i livet det skylder vi dem men i lige så høj grad skylder vi det over for de ofre det kommer til at gå ud over hvis og når unge begår kriminalitet i dag fastholder vi en meget firkantet grænse

for dem under og et andet system for dem over én type sanktioner for dem under

for dem over derfor har vi gennemtænkt det system på ny

et system for alle unge et system der er specialiseret i netop de unge deres muligheder

ind på flere forskellige fronter for at hjælpe de unge ud af kriminalitet

intet er nemlig mere sørgeligt end spildt liv derfor mener vi i dansk folkeparti

det samme som vi gjorde dengang i to tusind og fjorten hvor vi behandlede det tidligere

er sagt og skrevet mange ting om forslaget for at sige det rent ud

sagt mange forkerte og misvisende ting om vores forslag

i mangel på bedre argumenter men tillad mig nu

jævnligt at vi med forslaget her vil sætte børn i fængsel til det kan jeg bare sige nej børn skal selvfølgelig ikke i fængsel børn og unge skal maksimalt på sikrede institutioner med pædagogisk personale det ændrer beslutningsforslaget her ikke noget på der bliver sagt at det hele handler om straf men det er altså ikke en straf at der bliver taget hånd om en skæv udvikling tværtimod

det handler blandt andet om at den rigtige sanktion over for bestemt adfærd ved at skabe et system hvor unge mennesker der for første gang går over stregen bliver rettet af og det kan jo ske med videre sanktioner så undgår vi

og at personen senere i livet bliver forhærdet kriminel så nej det handler ikke om straf det handler om at gøre værktøjskassen større det handler om at løse de problemer der er

der påstanden om at vi vil brændemærke meget unge mennesker med en straffeattest og

særlig tak til fru trine bramsen

for den sprogblomst

en ungdomsattest så de unge kan søge et relevant arbejde hvis det er foreneligt med den sanktion de har fået

kan man jo slette indholdet af attesten hvis

til at gå en

påstanden om at unge ikke kan forstå konsekvenser med den tilgang

tale ned til unge mennesker for selvfølgelig forstår unge mennesker konsekvenser der er bare så mange muligheder på det her felt der er et enormt potentiale for at forandre det her system så jeg synes vi skal komme i gang med det gerne så hurtigt som overhovedet muligt tak for

spor og hvor der står ofre ude på sidelinjen der er dybt frustrerede og som måske er blevet skadet

jeg forstår i det hele taget ikke den her diskussion der evigt og altid opstår hver gang vi

har vi aldrig ønsket det kommer heller ikke til at blive

synes jeg utrolig vigtige debat med med de her

som man jo gør ved at putte dem i en social institution hvor de

eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den attende maj to tusind og sytten

måttet rykke ud i i meget stort tal for at beskytte og forsvare den lovligt varslede demonstration fra de her venstreorienterede ballademagere der ikke

i danmark skal og må der aldrig være tvivl om at vi skal stå vagt om vores frihed

den vil vi forsvare for enhver pris og netop friheden her er under pres

vi indkaldt til den her forespørgsel vi glæder os til at høre de forskellige partiers

forsøger at forhindre andre i at udøve deres ret til at demonstrere eller ytre sig fredeligt de uroligheder vi så i forbindelse med ti årsdagen for rydningen af det tidligere ungdomshus på jagtvej var desværre en sørgelig påmindelse om at der findes mennesker i danmark som er parate til at anvende voldelige midler for at fremme deres egen politiske dagsorden

trist og det gør mig vred jeg kan garantere at denne regering vil gøre alt for at bekæmpe voldelig ekstremisme uanset om den manifesterer sig på den politiske venstre eller højrefløj inden jeg kommer nærmere ind på regeringens initiativer på området

kort redegøre for politiets og pets indsats over for voldelige demonstranter og voldelig ekstremisme

den sammenhæng også komme ind på politiets indsats i forbindelse med ti årsdagen for rydningen af det tidligere ungdomshus rigspolitiet har oplyst at en politioperation generelt indeholder tre overordnede faser en planlægningsfase en indsatsfase

for alle de forberedende tiltag der iværksættes forud for arrangementer som politiet har kendskab til i denne fase bliver der indhentet efterretninger der analyseres og der foretages en trusselsvurdering

for indsatsen de nødvendige ressourcer rekvireres

etableres samarbejde med eksterne interessenter ligesom der

demonstrationsledere netop en indledende dialog med demonstrationsledere er helt central for politiet har en pligt til at beskytte borgeres ret til at forsamle sig det er også baggrunden for at demonstrationer skal anmeldes til politiet så politiet har mulighed for at omdirigere færdslen og så det ved en eventuel moddemonstration kan sikres at begge grupper kan udøve deres ret til forsamlings og ytringsfrihed efter planlægningsfasen kommer indsatsfasen der omfatter den egentlige politiindsats enhver indsats tager udgangspunkt i at politiet skal anvende mindst mulig fysisk magt i forbindelse med indsatsen i forhold til demonstrationer der vurderes at være til fare for den offentlige fred kan politiet anvende en række midler af såvel fysisk som

karakter det afhænger af den konkrete situation hvilke midler der tages i brug der kan blandt andet være tale om påbud individuelle anholdelser eller en opløsning af demonstrationen til at styre indsatsen etableres en indsatsledelse som blandt andet er til stede på gadeplan i evalueringsfasen ser politiet på læringspunkter fra en konkret politimæssig indsats evalueringsfasens formål er løbende

politiets indsats i lignende situationer

for rydningen af det tidligere ungdomshus på jagtvej den første marts to tusind og sytten har københavns politi oplyst at politiet modtog en anmeldelse af demonstrationen i januar to tusind og sytten anmelderen oplyste at det forventedes at cirka to hundrede og tres personer ville deltage i en demonstration i anledning af ti

og at der ville blive benyttet faner og en højtalervogn københavns politi var allerede en måned før de modtog anmeldelsen begyndt at planlægge deres indsats ud fra en klar forventning om at der ville blive afholdt en demonstration i forbindelse med ti året for rydningen det var politiets og pets vurdering at der kunne forventes tre hundrede til fyrre

deltagere i demonstrationen indsatslederen hos københavns politi var i dagene forud for demonstrationen i dialog med demonstrationslederen og havde i den forbindelse aftalt at demonstrationen skulle tage sit udgangspunkt fra frue plads i stedet for gammel torv som følge af omfattende vejarbejde på stedet det var københavns politis opfattelse at dialogen var god og konstruktiv hvilket underbyggede det overordnede efterretningsbillede og forventningen om at demonstrationen ville forløbe i god ro og orden på dagen for demonstrationen var der en løbende tilstrømning af deltagere til demonstrationen omkring klokken sytten var antallet af deltagere oppe på otte hundrede til

end det anmeldte antal og væsentlig flere end politiet havde estimeret mange af deltagerne var familier som medbragte barnevogne og cykler ved begyndelsen af demonstrationen befandt der sig en mindre gruppe på cirka tyve maskerede personer som gik

demonstrationsoptoget de kastede flasker i retning af politiets politiets færdselsbetjente der havde til opgave at lede demonstrationen igennem trafikken demonstrationen fortsatte herefter ad den planlagte rute og kort før dronning louises bro blev der på ny

idet der blev udøvet hærværk mod flere banker og hæveautomater politiets indsatsleder var løbende i dialog med demonstrationslederen som gav udtryk for at han ikke kunne styre de mange uromagere på dette tidspunkt vurderede københavns politi at mindst to hundrede af deltagerne var involverede i de alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden

og denne skønnedes at være til fare for den offentlige fred blev forsamlingen opløst den formelle opløbsformular som bruges når en forsamling skal opløses blev meddelt demonstranterne adskillige gange via højtalervogne og megafoner da forsamlingen var opløst forlod flere af de fredelige deltagere demonstrationen hvorimod de maskerede demonstranter bevægede sig til grunden ved jagtvej ni og tres hvor de tændte bål og byggede barrikader på dette tidspunkt var

talstærkt til stede for at standse de fortsat eskalerende uroligheder blev demonstranterne presset ud på nørrebrogade og

i øvrigt noteret mig at politiet for nylig har oplyst at de vil sigte en lang række personer i kølvandet på urolighederne nu må vi se hvordan de konkrete sager forløber men jeg vil sige at respektpakken fra

et klart signal fra regeringen om at der skal være respekt for vores politi og andre offentligt ansatte pakken indeholder blandt andet en strafskærpelse for alle former for vold og trusler mod politiet i forbindelse med uroligheder samt et nyt skærpet erstatningsansvar fra politiets indsats over for de voldelige demonstranter jeg gerne gå videre til at sige noget om den opgave der ligger hos politiets efterretningstjeneste for det er

skal være en central opgave for pet at overvåge og søge at forhindre at eksempelvis ekstremister

højre eller venstrefløj benytter ekstreme eller udemokratiske metoder det gælder navnlig

hvis ekstremisterne med vold eller andre strafbare handlinger forsøger at forhindre andre personers ret til at tilkendegive deres synspunkter der findes desværre ifølge pet politiske ekstremistiske miljøer i danmark der er parat til at anvende vold for at sætte fokus på deres egen dagsorden den ekstremistiske vold rettes blandt andet imod politiske modstandere samt organisationer og virksomheder som tillægges symbolsk værdi pet er i den forbindelse meget opmærksom på blandt andet det venstreekstremistiske miljø i danmark det gælder selvsagt når miljøet arrangerer

demonstrationer pet samarbejder også tæt med det øvrige politi i forhold til at beskytte borgeres ret til at forsamle sig og det er en opgave der bliver taget meget

bedst mulige vilkår for at forebygge og bekæmpe ekstremisme

en ny handlingsplan der blandt andet vil give pet bedre mulighed for at få et klart billede af hvordan ekstremistisk propaganda på internettet og sociale medier kan bidrage til radikalisering og rekruttering med tiltaget får pet bedre redskaber til at forstå hvad der påvirker unge til at blive rekrutteret til ekstremistiske eller radikaliserede miljøer med det vidensgrundlag bliver det lettere for politiet og pet

til de ekstremistiske miljøer vi skal værne om ytrings og forsamlingsfriheden som grundlæggende værdier i vores samfund men der er naturligvis grænser for hvordan man kan opføre sig også når man er en del af en forsamling det vi så på ti årsdagen for rydningen af det tidligere ungdomshus var et eksempel på en helt utilstedelig overskridelse af alle de grænser for forsamlingsfriheden der gælder for os alle som justitsminister gør det mig trist at se sådan en adfærd og det gør mig vred sådan en adfærd skal vi aldrig acceptere den skal vi til livs der ydes allerede i dag en betydelig indsats af politiet og pet for at bekæmpe voldelige ekstremistiske miljøer og fra politisk hold har vi søsat en handlingsplan der giver pet bedre redskaber i indsatsen over for ekstremisme og radikalisering jeg er meget tilfreds med den indsats der ydes i dag men hvis der er behov for at skærpe myndighedernes indsats på området

naturligvis indstillet på at drøfte

man skal uanset hvor og hvornår have mulighed for at demonstrere så længe det er fredeligt og så længe demonstrationen er lovlig

må være ligegyldigt

hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt

igennem den seneste tid har vi set synes jeg en del eksempler på at helt lovligt varslede demonstrationer er blevet mødt af voldelige moddemonstrationer

så længe alt er lovligt bør intet give anledning til problemer jeg mener at folk

være uenige og dele sig efter anskuelser fred være med det men det der dog har stået tilbage har været et billede af at lovligt varslede demonstrationer er blevet truet af fanatikere fra den

de her venstrefløjsaktivister har ageret voldeligt truende og chikanerende over for

her lovlige demonstrationer

stort problem med en

autonom gruppe på den yderste politiske venstrefløj de knægter andres ret til frit og fredeligt at kunne samles de går i slagsmål med ordensmagten de skaber stor utryghed når deres aktioner udarter sig til ren og skær vold og chikane det skal stoppes jeg vil blæse på om det er højre eller venstrefløjen der chikanerer og er voldelige for uanset hvem der måtte true vores frihed

skal de selvfølgelig have kamp til stregen det er bare min observation at der meget ofte er tale om den yderste venstrefløj og derfor er det også naturligt at det er her der skal sættes ind

ind i forhold til at overveje om nogle af de her organisationer helt kan forbydes da de i høj grad har et voldselement i sig

og nøje granske hvilke finansieringskilder de har

tage fat i

vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance og

med udviklingen i både venstreorienterede og højreorienterede ekstremistiske miljøer

med i det danske politiske system skal være argumenter ikke vold ikke trusler ikke tilsvininger eller chikane det skal under ingen omstændigheder tolereres når unge på venstrefløjen smadrer hele gader som led i deres politiske markeringer

også baggrunden for at vi sidste år valgte at stramme lovgivningen så de unge nu kan hæfte for de ødelæggelser de medvirker til når de er en del af en voldelig manifestation status lige nu er ifølge pet

at de vurderer at der er en begrænset terrortrussel fra personer eller grupper der færdes i eller identificerer sig med holdninger i politiske ekstremistiske miljøer men det ændrer ikke ved at det for os socialdemokrater er afgørende at vores efterretningstjenester har opmærksomheden rettet mod politiske ekstremistiske miljøer i danmark hvor der kan være en vilje til at anvende vold til at fremme den politiske dagsorden for det kan gå stærkt selv mindre grupperinger kan skabe stor utryghed på meget kort tid i vores seneste regeringsperiode igangsatte vi både handlingsplaner og kortlægninger af de

løbende får fulgt op på disse initiativer så vi

truslen men også har en fælles politisk forståelse af indsatserne imod den politiske ekstremisme sluttelig vil jeg sige at vi her i folketinget også har et ansvar for at bekæmpe den voldelige politiske ekstremisme både den til højre og den til venstre når vi debatterer skal vi gøre det med respekt for hinanden med respekt for hinandens holdninger og med en forståelse af

samfundets problemer men aldeles ikke opfordre til konflikter og med vores mandater her i folketinget har vi en pligt til at gå

hvad vil regeringen gøre for at bekæmpe voldelig venstreekstremisme som set for eksempel i forbindelse med lovligt varslede demonstrationer og jeg kan sige at justitsministeren

lang jeg var næsten ved at sige redegørelse om status

jeg kan tilslutte mig hvert et ord så det tjener næsten ikke noget formål at jeg går i gang med at gentage det

er helt enig med justitsministeren i hans vurdering vi må på det skarpeste tage afstand fra at politiske grupperinger bruger vold det er

om venstreekstremister jeg taler også om højreekstremister og for sags skyld alle andre der får trang til at demonstrere vi kan ikke acceptere at der indgår vold i de demonstrationer vi forventer at politiet har fuldt styr på eller i hvert fald sætter konsekvent ind

mit indtryk er at både pet og politiet gør hvad de kan for at forberede sig på demonstrationer og at de gør hvad de kan når demonstrationerne er i gang for at holde dem på så lavt

tiltag over for demonstranter ja

viderefører en

for de ledere der foranlediger optøjer men

for almindelige fredelige demonstranter skal

mig at sige men vælger man at gå igennem gaden og smadre butikkerne ja så har man altså et ansvar hvis man er

hvad andre folk lever i den anledning

vi skal debattere dem og at vi skal mødes og argumentere med vores argumenter og ikke med andre ting ikke med ballade og ikke med vold

også sådan at alle selvfølgelig skal have lov til at samles og fremføre deres synspunkter uanset om det er ved et møde det er ved en demonstration eller det er i en anden sammenhæng hvor man ønsker at gøre brug af sine grundlæggende frihedsrettigheder uanset om dette måtte være forsamlingsfriheden ytringsfriheden eller en anden grundlæggende frihedsrettighed som vi har både som følge af vores grundlov men

også som følge af den europæiske menneskerettighedskonvention derfor skal det selvfølgelig også være sådan at det det ikke er acceptabelt

og på udemokratisk vis forhindrer andre mennesker i

fremføre deres synspunkter

det er jo ikke ensbetydende med at alle demonstrationer er ulovlige det er heller ikke ensbetydende med at man ikke må lave en

det må man godt men den skal selvfølgelig foregå inden for for lovens rammer og

gerne have en fløjte med og man må gerne udtrykke sig man må have bannere med men man skal selvfølgelig ikke gå ind

på udemokratisk vis og forhindre nogle andre mennesker i at

deres holdninger og meninger og ødelægge deres arrangement det opfatter vi fra enhedslistens side som

en udemokratisk måde at opføre sig på jeg selv har været med til at arrangere mange demonstrationer er i hvert fald helt sikker på at jeg er den blandt de tilstedeværende i salen der har arrangeret flest

også vigtigt at sige i den sammenhæng at demonstrationer jo ikke er noget farligt den første maj er

masser af demonstrationer og jeg tager mine børn med til demonstrationer

kan rigtig godt lide at gå til demonstration og give udtryk for

vi har demonstreret mod de mange krige som som danmark desværre

og afghanistankrigen og det er altid foregået meget fredeligt der har været musik og man har kunnet købe sodavand og få et stykke kage og en varm kop kaffe

tingene udvikler sig og så er

sige fra sf som ikke kan være til stede at sf føler sig dækket ind af den

tilgang som jeg giver udtryk for her og så skal jeg på vegne af enhedslisten alternativet og sf oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget tager afstand fra personer og grupperinger der forsøger at fremme deres holdninger med voldelige midler eller

forhindrer andre personer i at udøve deres ret til at demonstrere eller ytre sig folketinget understreger vigtigheden af at lovligt varslede demonstrationer skal kunne foregå i fred og fordragelighed i den forbindelse skal myndighederne sætte ind over for enhver form for urostiftelse og

de involverede skal stilles til ansvar for deres handlinger folketinget understreger desuden at ikkevarslede demonstrationer er beskyttet af grundlovens ytrings og forsamlingsfrihed i samme udstrækning som

varslede demonstrationer folketinget ser med stor tilfredshed at politiet og pet

er opmærksomme på politisk ekstremistiske miljøer i danmark som er parate til at anvende vold for at fremme fremme deres dagsorden folketinget understreger at ytrings og forsamlingsfriheden er kerneværdier i det danske demokrati som er grundlovsfæstede disse frihedsrettigheder tilkommer enhver borger under ansvar frihedsrettighederne er ikke farvede og gælder alle borgere uanset politisk

kunne være tiltrukket af for eksempel at melde sig ind i enhedslisten

jeg bare sådan helt uskyldigt nysgerrig

hvordan man håndterer det spørgsmål i enhedslisten altså ekskluderer man folk der for eksempel aktivt deltager i demonstrationer

dansk folkeparti er på mange måder det mest højreorienterede parti i folketinget er der så en masse nazister som føler sig tiltrukket af dansk folkeparti

demokratiets spilleregler er dem der gælder og det er det partiet står for kan der så være enkeltpersoner som

at gå ned og stemme på enhedslisten og som har en anden holdning end partiets holdning på det punkt ja det kan der godt være kan der være enkeltpersoner som er medlemmer

som har en anden holdning end partiet har på det her punkt ja

måden vi håndhæver det her problem på netop fordi

har nogle meget tåbelige holdninger i den her sammenhæng

måtte mene at vold er en måde at at fremme en sag på så

en relativt besværlig proces at blive ekskluderet af enhedslisten det er en pris

er svært at ekskludere medlemmer men

det er nogle nogle vedtægter vi har fordi vi har ønsket at

dårlig sag for ellers ville

man jo benytte sig af fredelige metoder og ord heldigvis er det sådan det er i danmark og det er det fordi vi har en udstrakt grad af ytringsfrihed den må for liberal alliances skyld gerne blive endnu mere udstrakt og det ved jeg er et synspunkt som vi deler med dansk folkeparti som jo har rejst den her forespørgselsdebat

vide rammer for at slå et slag for en sag man måtte brænde for i danmark vi behøver ikke at ty til vold og ulovligheder hvis vi vil kritisere magthaverne eller kæmpe for rettigheder i den ene eller i den anden

i alle lande desværre findes der regimer også tæt på danmark hvor systemkritikere brutalt bliver slået ned overvåges sættes i fængsel eller på anden måde forhindres i at ytre sig derfor skal vi også værne om netop ytrings og forsamlingsfriheden netop fordi vi i danmark har friheden til at ytre os og til at demonstrere endda mens politiet passer på os er det så ufattelig svært at forstå hvorfor nogle vælger at ty til vold i stedet for bare at sige noget synge noget eller skrive noget jeg synes faktisk det er en hån mod netop vores frihedsrettigheder når ekstremister af den ene eller den anden art tager vold i brug som udtryksform smadrer andres ting for at blive hørt og er komplet ligeglade med den utryghed de skaber omkring sig når de går amok i gaderne derfor skal der selvfølgelig slås hårdt ned på det fra politiets side når det sker så

den retsorden og den ro og orden som de fleste af os holder af og inden for hvilke rammer de fleste af os ytrer de holdninger som vi nu engang har

vedtagelse som blev læst op af herre peter kofod

ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er kerneværdier som er grundlovsfæstet og disse frihedsrettigheder tilkommer enhver borger frihedsrettighederne er ikke farvede de tilkommer alle uanset politisk overbevisning

af politiets fornemste opgaver at sikre at borgere kan udnytte disse frihedsrettigheder i sikkerhed og forsvarlighed

ekstremistiske miljøer i danmark som er parat til at anvende vold for at fremme deres dagsorden ikke undergraver vores samfundsstruktur og det gælder både højre venstre og

og vi hører fra politiet at det er tilfældet vi synes ikke i sig selv at det er et problem at der finder moddemonstrationer sted det er en grundpræmis for ens ytrings og forsamlingsfrihed at man kan blive mødt med modytringer og demonstrationer der er ingen som har krav på at få en ytring stående uimodsagt

dette legitimerer selvfølgelig ikke vold uanset politisk uenighed og modstand og jeg synes faktisk at politiet gør et fremragende stykke arbejde dels med at sikre at varslede demonstrationer afvikles forsvarligt og sikkert

afvikles uden at den første demonstrations budskab overdøves og formålet med demonstrationen dermed undermineres

stærkt betænkelige ved at nogen kunne ønske at en regering skulle gribe ind i ytrings og forsamlingsfriheden ved at gribe ind over for venstreekstremisme i forbindelse med varslede demonstrationer det er for os at se en politifaglig opgave at vurdere om en given moddemonstration skal opløses eller enkeltpersoner skal anholdes det skal

som gælder for demonstrationer ikke i sig selv gør en demonstration ulovlig det er de konkrete forhold på jorden som politiet afgør de sager på afslutningsvis skal jeg opfordre til at vi lader politiet i første omgang stå for det politifaglige i forbindelse med demonstrationer og dernæst lader anklagemyndigheden vurdere om der er grundlag for at opløse en forening eller ej det nytter ikke noget at christiansborg vil bekæmpe forskellig ekstremistisk

højreekstremisme afhængigt af hvilken politisk trosbekendelse vi abonnerer på politi og anklagemyndighed har de nødvendige redskaber til at gribe ind over for det

lovligt varslede demonstrationer

anden form for den slags vi har fuld tillid til at at politiet bekæmper alle

udøvet vold i det danske land det danske samfund og ministeren har meget klart redegjort for de eksempler der er på godt politiarbejde både når det kommer til konfrontationer mellem demonstranter

i det hele taget i alle dens afskygninger fra

i radikale venstre at man

fru jensens rødbedefarvede pas ved den sydlige grænse

forsamlingsfrihed både når det kommer til demonstrationer

ene eller anden slags ekstremistiske gruppering og den ene eller anden slags udøvede voldelige adfærd

der er tale om det er noget vi tager afstand fra uanset

nogen problemer med højreekstremisme eller ikke ser at der har været

og den klare modstand mod ekstremisme

for episoder og også de ting der sættes ind med

sige tydeligt og klart at regeringen er opmærksom på dette felt og at vi til stadighed skal sikre at ekstremisme bekæmpes uanset hvordan den nu udtrykker sig

og jeg håber jeg

udgør sammen med den globale klimaaftale for cop en og tyve i paris den globale vision for bæredygtig udvikling i verden det er regeringens klare ambition at danmark såvel

en bæredygtig udvikling i verden derfor står opfølgningen på fns verdensmål og klimaaftalen helt centralt i regeringens udviklingspolitik og klimapolitik

også derfor at regeringen her i marts lancerede en handlingsplan for danmarks opfølgning på verdensmålene på det punkt er vi helt på linje med forslagsstillerne men i dag er det centrale emne sådan set udarbejdelse af lovforslag og ikke de sytten

opfordrer med beslutningsforslaget regeringen til at indføre en ordning som vil indebære at der foretages obligatoriske konsekvensanalyser af lovforslag for at afklare lovforslagets positive eller negative konsekvenser for det danske bidrag til opfyldelsen af fns verdensmål for bæredygtig udvikling og parisaftalens klimamål det er i dag sådan at lovforslag skal indeholde en gennemgang af blandt andet økonomiske konsekvenser samt miljø og ligestillingsmæssige konsekvenser når de påvirker et givent område væsentligt og jeg kan glæde forslagsstillerne med at oplyse at regeringen sådan set allerede har besluttet sig for at gå skridtet videre tidligere på året lancerede regeringen nemlig en handlingsplan for danmarks opfølgning på fns verdensmål for bæredygtig udvikling

som det fremgår af handlingsplanen ønsker regeringen at lovforslag og andre tiltag fremover også vil blive vurderet i forhold til fns verdensmål for

bæredygtig udvikling i relevant omfang og såfremt konsekvenserne af disse forhold er væsentlige beslutningsforslaget som vi i dag

derudover vil jeg også pege på at det ud fra et rent lovteknisk synspunkt er en kvalitet i sig selv at bemærkningerne til et lovforslag begrænses

rigtig travlt og derfor

handlingsplanen og vil gerne kvittere for at man da kom med noget i den i forhold til verdensmålene men der er godt nok elastik i den beskrivelse af hvornår man vil

er langt mere at se i for eksempel den

tyske måde at se på det på hvor man virkelig tager det alvorligt

skulle bæredygtighedsvurdere men nu nævner ministeren så det her med miljøkonsekvens at man kigger på at det også

klima betyder det at den måde man ser på miljøkonsekvensen på allerede er oppe imod parisaftalens

landskab ressourcer affald bygninger og kulturarv det er

få en udfordring i den her diskussion

handle om indholdet af de sytten verdensmål og klimaaftalen altså hvad vil vi med det

er jo selve lovkvalitetsarbejdet der handler om

hvor mange obligatoriske punkter vi skal igennem når vi vedtager love

ikke det vil være til gavn for noget eller nogen at vi gør det endnu mere administrativt

op imod vi har et mål her og hvordan lever vi op til det

vi holder øje med at vi ikke går imod parisaftalens

udtrykket hedder på dansk men hvordan vil man leve op til det i for eksempel

en obligatorisk tilgang til også

rocker bande pakkens vedtagelse skulle vi så også have haft det med og det kan man så diskutere men men det er sådan set

lovkvalitetsarbejdet at vi synes

at være til stede hele weekenden han sagde jo det som mange andre politiske ledere har sagt

meget stor indsats af hele verden på en gang og

mogens lykketoft som var formand for

hvordan har ministeren

tænkt sig at vi skal gennemføre så vidtgående mål hvis vi ikke helt systematisk hver eneste gang vi beslutter noget gør os en overvejelse

vi går den forkerte vej tror ministeren så på at de sytten verdensmål kan nås på femten

regeringen forventer at kunne præsentere efter sommerferien

de steder hvor det er relevant at bruge det her og ikke

ud af de punkter vi gennemser hver eneste gang vi laver et lovforslag uanset hvad det lovforslag handler

nogle ting ind og det kan vi da sagtens lave i miljøudvalget

i stedet for at undskylde sig med at det er bureaukratisk problematisk og så videre i for eksempel den her pakke som

der bare stå ingen konsekvenser

bedre kvalitet man fokusere på udførelsen og ikke så meget på nogle principper om

da er den rigtige måde altså det må vel være målet og indsatsen der er det vigtigste og ikke at vi siger

at hver gang vi skal vedtage en lov uanset hvad den handler om

på de sytten verdensmål og parisaftalen

og anerkender de forpligtelser vi har taget på os og laver nogle klare forløb

de handleplaner vi har lavet og siger hvordan vil vi så arbejde med det her

ved at være målrettede i stedet for bare bevidstløst

i danmark derfor har vi fået lavet en international klimaaftale

sig for sytten verdensmål

det selvfølgelig sultende fattige mennesker i afrika og rige mennesker i andre dele af verden vi

har forpligtet os til at gøre noget

rigtig dårligt uddannet eller ikke har nogen uddannelse lever man ti år kortere end dem der har en lang uddannelse det er ulighed

det er ulighed på alle mulige forskellige måder

gøre noget ved i vores land

vi kan fedte af på alle mulige andre det er vores

om i

verden men vi er ikke imponerede

indflydelse på klimaet eller på

jeg vi socialdemokrater vil komme med et

så er vi med

en økonomisk bureaukratisk tror jeg måske ministeren kunne sige konsekvensanalyse af det her forslag for

vi skal selvfølgelig se på hvad det kan koste at lave den her slags ting der

vi mener også at når man

i sidste uge og de er bestemt ikke

de almindelige miljømæssige og økonomiske og administrative og erhvervsmæssige ting og alle de andre

undersøger lige præcis det her kompleks som kommer til at betyde rigtig rigtig meget

er sådan super super imponerede over de kriterier der bliver

for hvad der er væsentligt ikke er væsentligt

regeringen sidde i sine små lokaler og blive enig med sig selv

et af de vigtigste ministerier rolle

hvorfor man ikke vil lade regeringen komme

selvfølgelig kan vi altid snakke om hvordan man gør det så præcist som muligt det vigtige er netop at vi forhåbentlig kan få et flertal for det her

konsekvensvurdere hvis vi skal leve op til de her aftaler som vi jo ikke har ret mange

lad os nu snakke om det og se om ikke vi kan få regeringen på rette vej

parisklimaaftalen det er jo sådan at der er en række ting som i dag er obligatoriske at vurdere blandt andet hvordan lovforslag

konsekvenser konsekvenser for stat regioner og kommuner og tilsvarende for erhvervslivet hvilke konsekvenser der er for miljø eu ret og administrative konsekvenser for borgerne

de ting der i dag er obligatoriske og så er der også i dag mulighed for at man kan foretage konsekvensvurderinger på alle mulige andre områder hvor det måtte findes relevant for det emne som

fuldt ud dækkende og tilstrækkeligt for

forslagsstillerne kommer med med forslaget her

er klar over at fns verdensmål

noget som danmark har tilsluttet sig det samme med parisklimaaftalen og det står vi da fuldt ud ved men at ophøje fns verdensmål og parisklimaaftalen til at have sådan en særlig

gå for vidt det kan man gøre i de tilfælde hvor det

vurderes op mod parisklimaaftalen og jeg kunne komme med flere andre eksempler vi frygter også

beslutningsforslag hvor andre ting skal ophøjes til at have en særlig status for eksempel menneskerettighedskonventionen flygtningekonventionen og

som vi i dansk folkeparti ikke finder relevant at blande ind i dansk lovgivning og som vi ikke

tillægges en særlig status så med de ord skal jeg sige at vi

med de sytten verdenskrav faktisk står

og at hvis ikke vi handler

verdensmål verdensmål tre om at sikre

elleve om at gøre lokalsamfund inkluderende sikre og robuste så socialpolitik har

et spørgsmål hvordan vil ordføreren så sikre at vi lever op til klimaaftalen hvis vi ikke konsekvensvurderer

hvordan vil vil ordføreren have at vi lever op til det hvis vi ikke vurderer det

retspolitik med klimaaftalen at gøre

mener at vi skal leve op til til parisaftalen ja og det arbejder vi jo allerede på i kredsen

jeg tror ikke helt på påstanden om at

stilling til lige præcis de her verdensmål verdensmålene

og det er derfor det er vigtigt at vi er opmærksomme på dem i alle mulige aspekter af samfundet sundhed uddannelse ulighed

der er da ikke nogen af de sytten mål som

allerede har implementeret i danmark eller er meget meget tæt på

at

også skal bidrage til at opfylde danmarks ambitioner på klimaområdet er velkendte vi ligger helt i front når det gælder energieffektivitet og grøn energi fns verdensmål er en central del af danmarks udviklingsbistand for vi skal jo også huske på at verdensmålene ligeledes er inkluderet i den nye udviklingspolitiske strategi

så danmark går seriøst og målrettet til arbejdet med at nå de mål som verdens lande er blevet enige om nu til selve forslaget venstre er faktisk enig i intentionen men frygter at det kan blive meget bureaukratisk beslutningsforslaget vil gøre det obligatorisk at der skal foretages de her konsekvensanalyser af lovforslag

afklare lovforslagets positive eller negative konsekvenser

offentlig sagsbehandling ikke mere beslutningsforslaget vil tvinge vores embedsfolk til at skulle producere en masse

gang der kommer et nyt lovforslag eller beslutningsforslag det er mildest talt svært at se formålet

med hvert lovforslag så gavner det jo hverken verdens fattigste eller klimaet i stedet bør

for der er mange lovforslag hvor det absolut ikke giver mening at skulle beskæftige sig med fns verdensmål eller klimaforandringer det betyder til gengæld ikke at verdensmålene så er ligegyldige

ønsker regeringen jo også at lovforslag og andre tiltag

for bæredygtig udvikling i relevant omfang og såfremt konsekvenserne af disse forhold er væsentlige i forhold til selve

om de har det fjerneste med klimaet og bæredygtig udvikling

ikke støtte lovforslaget og jeg skal også hilse fra det konservative folkepartis ordfører herre naser

her beslutningsforslag at det nok vil skabe en hel masse bureaukrati

i relief at vi kan gøre en kæmpe forskel i forhold til fns verdensmål

og derfor har vi jo også samtidig sagt

være den fokus der er men jeg vil jo gerne anholde det som fru mette gjerskov sagde tidligere

skulle være det helt store indsatsområde i danmark

bare nødsaget til at sige fra venstres side

at gøre det mest lige land i verden endnu mere lige er måske ikke et indsatsområde vi skal bruge mange kræfter på i betragtning af de mange ulige lande

diskutere om det mest lige land i verden

der er dybt uenig og derfor prøver jeg at lave den her balance

kigger og så siger jeg hvilke konsekvenser har det fedt det giver lige et overblik det tager et sekund for mig og der er nogle

og grundigt stykke arbejde før dette to linjer mere ville gavne mig rigtig rigtig meget

på husk nu lige at tænke på klimåmålene husk lige også at tænke på verdensmålene når nu du gennemgår det her

være det lille nøk som hver dag fik mig til at tænke på at

skal vi også lige overveje dermed bruger vi jo kræfterne fornuftigt til at lave de mange små skridt

vi har vel også hele tiden tjent på at være foran vi har været foran

har sagt at man i øjeblikket er i gang med at udarbejde modeller for hvordan man skal sørge for at man kan udmønte handlingsplanen

så ikke venter på at se hvordan det kommer til at fungere i praksis

til blå side af salen i forhold til at vi ikke ønsker det samme

vente og se tiden an når vi fra regeringens side

konkrete modeller lige efter sommerferien jeg forstår ikke at man ønsker at skabe en konflikt hvor der faktisk

det skal med som en lille del men vi har meget meget mere visionære ting

hvis vi skal nå de her mål skal vi være fælles om det

skælder oppositionen ud for at komme

et beslutningsforslag før man ser hvad det egentlig er regeringen kommer med jeg vil altså nok sige at dem der starter konflikten er dem der prøver

til både klimaaftalen og i forhold til verdensmålene de blev besluttet i og femten og vi skriver nu

men hvordan kan opmærksomhed på og viden om konsekvenserne af lovgivning vi laver ikke være til gavn for vores jord og for de fattige

gav hinanden hånden på at vi ønsker

sørge for at arbejdet for verdensmålene bliver implementeret i

fra regeringen og man siger nu at man vil lave nogle konkrete modeller jeg må indrømme og

enig om at nå målet i stedet for at skulle bruge tiden på ævl og kævl undskyld

klima som lider og en jord der lider og det er derfor vi siger lad os nu komme i gang og der kunne venstre jo også sige gud et godt

så vi kommer videre i arbejdet og så vi ikke laver tilbageskridt inden for klimaområdet

udmønte handlingsplanen og ja det kan da godt være at alternativet vil have en plan i næste uge

god regeringsskik er også at man skal gøre tingene bare en lille smule gennemarbejdet

bæredygtighedsmålene her i danmark og vi må nok

kommet særlig langt og at der ikke er så meget

meget om udenrigspolitik at

hvor det er så relevant det harmonerer ikke rigtig synes jeg med at vi faktisk har forpligtet os til

en rød tråd igennem hele strategien der er kommet en konkret handlingsplan i forhold til både det interne

finansministeren og udviklingsministeren har været bannerførere for og så har regeringen også sagt at man lige nu er godt i gang med at få udarbejdet nogle modeller for hvordan man skal implementere handlingsplanen undskyld at jeg siger det ligeud det lyder for mig som om man

jeg har kendskab til som udenrigsordfører er

finansministeren er bannerfører for det er jo ikke for sjov at man har

er der også rig lejlighed til at debattere det på kryds og tværs af de politiske partier

de her verdensmål er ekstremt vigtige så kan vi diskutere og det skal vi nok få mange debatter ud af hvor fokus skal være om det skal være udenrigs eller

blodfattig en debat som man har fået her jeg troede egentlig venstre kunne levere noget på det her område kunne bidrage

så meget overskud at de turde sige til oppositionen hey det er en god idé den tager vi med men nej selv på så relativt overskueligt

så har regeringen da garanteret fundet på noget endnu bedre

i enhedslisten eller der hvor jeg kommer fra i fagforeningerne

og så prøver man i fællesskab at trække

når vi har ryggen mod muren og især når vi bevæger os helt ude på

eksistentielle mål der er stillet op for menneskeheden

man har gjort det og så få et kryds i karakterbogen det er konkrete ændringer der skal laves hver eneste dag i

det er derfor det er så skuffende

det tager vi senere egentlig havde jeg tænkt

andre gange regeringen er født i trillebørens tegn de skal både løftes og skubbes for at komme fremad

vi jo ingen dialog så det duer ikke at sige i den her sammenhæng derfor prøver

at appellere til den sunde fornuft der trods alt må være inde bag ved ethvert venstrehjerte

set ligegyldigt om man er rig eller fattig i dag vores næste generationer kommer til at lide under det her man kan ikke købe sig fra det om tredive fyrre og halvtreds år det kan ikke lade sig gøre det er en global trussel der rammer os hvis

her er et lille forsigtigt skridt

vil endda sige at hvis regeringen havde kritiseret os for at sige at

fuldstændig rigtigt undskyld det var lige en idé vi fik på nuværende tidspunkt men vi skal nok gøre os umage til næste gang vi skal også nok love at hver eneste

gang det lover jeg derfor vil jeg også godt bede om at

at vende den positive side til den må da

et eller andet sted ellers frygter jeg da for hvordan de stakkels folk der har meldt sig ind

i gang vi har en plan stakkels folk det er en stor og mangfoldig indsats der skal til og det her synes jeg er et rigtig godt redskab vi har prøvet

blev indført på en række områder og jeg er ikke i tvivl om at der

det her for noget bureaukratisk noget det skal vi da ikke have

stående i lovgivningen det skal regeringen nok tage sig af men det har vi jo vænnet

det skal gå for vidt for vi står nemlig med ting som vi aldrig har stået med før hverken i

konsekvensen for uligheden det er ikke svært for en rigtig dygtig embedsmand at lave det tager ikke længere tid

tager det to sekunder at skrive at det

en autofunktion hvor man trykker én gang på en knap og

de andre ting nu har vi brugt to år og

ikke taget ét konsekvent skridt

en handlingsplan og regeringen har

en af de nationer i verden der er mest i front med det her

os i mål på de her områder så havde jeg stemt for

det her tempo jeg har kigget på andre lande der er andre lande der er meget meget længere

end os heldigvis da og jeg håber også at det på nordisk plan og europæisk plan vil bruges til at inspirere hinanden og at

over sundet og ned i europa

men de her to ting er det absolut vigtigste for alle politikere i det her folketing ergo er vi nødt til

eller andet her er så ét forslag

tænke på det hver eneste gang vi tog en beslutning herinde

christian juhl så står på hovedet fra nu af og til midnat men det står helt for min egen regning og ikke for liberal alliances regning

skal den allerede på nuværende tidspunkt indeholde en lang række punkter som redegør for lovforslagets konsekvenser på bestemte områder det giver et godt overblik og områderne er udvalgt fordi de generelt er relevante for bedømmelsen af et lovforslag nu vil forslagsstillerne

det danske bidrag til opfyldelsen af fns verdensmål for bæredygtig udvikling og

parisaftalens klimamål jeg sætter stor pris på og er fuldstændig enig i

være fokus på de globale konsekvenser

heller ikke at det skal gøres ved at indføre endnu en obligatorisk konsekvensanalyse i lovforslagene for det første fordi det formentlig ikke vil være relevant for en lang række lovforslag og for det andet fordi der allerede i dag foretages en analyse af de miljømæssige konsekvenser og herunder vil klimamålene ofte falde

så de er sådan set allerede dækket ind under de eksisterende punkter mig bekendt har regeringen også oveni allerede med sin handlingsplan for danmarks opfyldelse af fns verdensmål tilkendegivet at relevante lovforslag vil blive vurderet i forhold til verdensmålene så vejen er faktisk allerede banet for de relevante konsekvensvurderinger det eneste man dermed reelt får ud af at gennemføre det konkrete beslutningsforslag er nogle unødvendige obligatoriske administrative opgaver

ikke umiddelbart synes at højne lovkvaliteten og overskueligheden så fremgår det øvrigt heller ikke af beslutningsforslaget hvordan de unødvendige ekstra opgaver skal finansieres så liberal alliance kan derfor ikke støtte

ingen konsekvens på nogle forskellige områder det er klart nok og det vil sige

proceduren kender kender måden at arbejde på vi kender måden

nyt vi skal i gang med det er bare at nu står vi i en helt anden situation hvor vi aldrig har haft så afgørende ting at vurdere en lov op ad som vi har med de sytten verdensmål og med

så må så må ordføreren vel mene at de ikke er væsentlige i forhold til de andre krav vi stiller til en lovgivning

det sådan at at de sytten mål og parisaftalen er mindre væsentlige end det vi vurderer

juhl jo fremadrettet forestille sig at der står ingen konsekvens når der ikke står noget og når der ikke står noget

pågældende lovforslag skulle herre christian juhl så i øvrigt tvivle på det

og formulere det således at ministeren og ministerierne har mulighed for at svare på om det har konsekvenser i forhold til til verdensmålene eller til

en fordel i øjeblikket har vi ingenting regeringen har ikke præsteret noget konkret ud over nogle papirer indtil nu

ikke selv og vi har kun fem tusind dage tilbage at lave handlingerne i vi skal vel snart til at have nogle redskaber

unødvendige administrative opgaver

i ministerierne det behøver jeg ikke nogen større analyse af for det kunne også bare kaldes et værdipolitisk spørgsmål at man ikke ønsker at sætte medarbejdere i ministerierne til at foretage sig noget

jeg går ud fra at ordføreren er bekendt med parisaftalen og parisaftalens ordlyd om at der ikke må ske tilbageskridt altså ikke

hvordan vil man sikre det så længe vi kun kun konsekvensvurderer det miljømæssige

hvis vi sidder og laver noget lovgivning og vi har skrevet under på at vi ikke laver tilbageskridt inden for klimaområdet hvordan vil vi så sikre det når det kun er ofte

og

også allerede bliver benyttet i stor stil at stille opfølgende spørgsmål til konkrete lovforslag og det kan så formuleres i forhold til om det konkrete lovforslag har nogen konsekvenser i forhold til opfyldelse af klimamål eller

at så mange som muligt arbejder i samme retning alle mål og aftaler

mere ambitiøse blandt andet på

inklusive det radikale venstre

at og muligheden

skal de selvfølgelig også følges op af konkret handling ellers er det jo ligegyldigt med de udfordringer vi står

løsninger lokalt i danmark hvor vi skal

vores andel af målene det er naturligvis noget vi skal være opmærksomme på

med politik her i salen

denne løbende opfølgning og opmærksomhed på verdensmålene og klimamålene de positive intentioner

unødigt ekstra bureaukratisk element

også i tilfælde hvor det ikke er relevant

godt vil gå endnu længere end man gør i øjeblikket og det glæder vi os til at se

en god måde hvor vi bliver endnu mere ambitiøse på de her meget vigtige mål så regeringen kan

vil puste og ånde regeringen

og for at vi opfylder de her verdensmål så vi

hvis nu det ikke kun var et par ministre det drejede sig om men for eksempel hele

det gør man jo også i dag med de fleste ting

så betyder det på rigsdansk tag den med ro det er ikke særlig vigtigt det her

radikale siger til sådan en bemærkning om

blev ved med at gentage vi må vente og se vi må se på den her model

foretaget noget så hurtigt som muligt på det her

interne bane og derfor er vi også hamrende seriøse når vi blandt andet

finansministeren ansvarlig for udmøntningen

de interne mål og vi har lavet en ambitiøs handlingsplan som vil

blive præsenteret efter sommeren viser det ikke seriøsiteten skridt efter skridt efter skridt

vi jo bare talt det hen i et eller andet hjørne

nedsat en eller anden kommission eller et udvalg eller noget andet

ikke det vi gør vi sætter det hele tiden op

til både den udviklingsmæssige scene og i forhold til den interne scene er det ikke ambitiøst

forskellige lovforslag så kunne man jo lave en model for det inden sommerferien frem for efter sommerferien

være rammen om de beslutninger vi træffer herinde danmark er jo en del af hele verden og derfor skal vi også

attende januar indgik et flertal af partierne et forlig om danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi der tager udgangspunkt i fns verdensmål det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke er enige med regeringen om det økonomiske niveau i den udviklingspolitiske strategi og vi vil kæmpe for at en kommende regering sætter niveauet op vi glæder os dog over at så mange partier er med i forliget om udviklingsbistanden

vi dermed er fælles om at støtte fns sytten bæredygtighedsmål det forslag vi behandler her gør at vi kan

støtte fns verdensmål yderligere for eksempel målet om reduktion af ulighed i og mellem lande målet om at fremme alles mulighed for livslang læring samt målet om at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenserne deraf sætter vi meget højt

sikrer netop at vi kan lære om de konsekvenser vores beslutninger har for opfyldelsen af verdensmålene

bekæmpe klimaforandringerne ved at træffe klimarigtige beslutninger og at vi dermed forhåbentlig kan bidrage til at reducere ulighed i og mellem lande forslaget her

af alternativet og enhedslisten vil sikre at vi støtter støtter op om de sytten verdensmål i alle de beslutninger vi træffer

folketinget og at vi støtter op om de vigtige klimamål fra parisaftalen så sf støtter beslutningsforslaget

verdensmål vi hører lovprisninger af parisaftalen og her kommer vi så med et beslutningsforslag som gerne skulle være en hjælp et lille redskab til at hjælpe regeringen til

starte med alle mine glade ord først først vil jeg gerne sige tak

helt dækkende for vigtigt er det

at vi får et redskab der gør at vi faktisk i alt hvad vi laver

parisaftalen og bæredygtighedsmålene er en ændring af den måde vi tænker på

vi ser os selv som en del af det globale fællesskab og en del af den udvikling som der sker

otte og halvfjerds dage jeg sad lige og talte efter er hvad vi har tilbage hvis vi skal nå at leve op

verdensmål for bæredygtig udvikling det er altså ikke mange og det

år på at få en en handlingsplan og nu skal vi så vente til efter sommeren med at få hvordan nogle redskaber skal være der er et redskab her jeg synes det skulle gribes så vi kommer videre

et sådan helt ufravigeligt krav til politikerne faktisk handler økologisk

som lovgivere skal vi værne om vores jord vi skal tage hensyn til alle levende organismer der lever på den nu og i fremtiden det har vi ikke været gode nok til indtil videre hverken i danmark eller

på verdensplan tværtimod har den massive klima og miljøbelastning og det totale overforbrug af klodens knappe ressourcer været udslagsgivende for faldende biodiversitet ekstreme vejrforhold naturkatastrofer hungersnød vandmangel stigende temperaturer varmerekorder det

hverdag så den tid vi lever i lige nu

fuldstændig afgørende

det var derfor vi var mange der klappede smilede og ja hujede da vi så de sytten verdensmål blive til virkelighed da de blev besluttet af verdenslederne

virkelig en orkestreret handling hvis vi skal bevare den her jord beboelig både for os selv

det kræver handling og det kræver handling hele vejen rundt det nytter ikke noget at vi tror det handler om udenrigspolitik eller om udviklingspolitik for det handler faktisk om rigtig rigtig mange politiske områder

vi er et af de bedste hvis ikke

det handler ikke kun om hvad der sker derude

ingen tilbageskridt hvis vi skal leve op til de aftaler vi har lavet jamen så bliver vi

verdensmålene for bæredygtig udvikling det kan godt være vi er rigtig gode men vi har altså skrevet under på at vi vil leve op til det her og der er de her fire tusind ni hundrede og otte og halvfjerds dage tilbage jamen så lad os da tage de skridt der gør

vi lever fuldt op til det herhjemme

vi samtidig også tænker det ind hver gang

det vi egentlig ønskede med det her forslag jeg kan ikke tælle mig frem til et præcist flertal nu og her men det kan jo være at

til det her så vi måske kan få regeringen til

tak for det her gode redskab det tager vi til os

andet afsnit planen lægger op til at ny dansk lovgivning når det er relevant

hvis man virkelig mener det man siger nemlig at vi

stå sammen om det her at vi alle sammen bør tage det her alvorligt

rød blok mod blå blok og så videre

man så ikke lade regeringen komme med et konkret modelforslag

regeringen selv sagde den enogtredivete

nemlig som jeg ser det kun et forsøg på at skabe en konflikt ud af noget der ikke er en konflikt

i samme positive ånd som alternativets ordfører jo startede

skal foregå bag lukkede døre i regeringen jeg synes det er ret vigtigt at vi får den her konsekvensvurdering at vide

er kommet lovforslag og udspil fra regeringen

op til verdensmål en verdensmål to verdensmål tre og

og hver gang får vi at vide der kommer en handlingsplan i morgen at der kommer en plan for hvordan vi ruller i morgen eller at det overhovedet konsekvenser så vi bliver jo nødt til at få et redskab

valgt at

selvvalgte køn det fremhæves i beslutningsforslaget at der er dele af den danske lovgivning der ikke respekterer og imødekommer transpersoners valg et eksempel er ifølge forslagsstillerne børnelovens regler om

også gerne fremhæve at en persons ønske om og mulighed for at blive forælder ikke nødvendigvis påvirkes af at personen har foretaget et juridisk kønsskifte lovgivningen om juridisk kønsskifte bygger på en erklæringsmodel modellen indebærer at

kønsskifte uden at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden kønskorrigerende behandling det betyder at en person der har fået et juridisk kønsskifte fortsat vil have sit biologiske køn og at det biologiske køn kan anvendes i overensstemmelse med den pågældendes ønsker og præferencer til eksempelvis at

hertil kommer også at det er muligt for en juridisk kønsskiftet person at anvende assisteret reproduktion

donor hvis personen ikke kan eller ønsker at anvende egne biologiske kønsceller der er således flere muligheder for at blive forældre også efter et juridisk kønsskifte for mig er det vigtigt at lovgivningen støtter op om de mange forskellige familieformer vi har i danmark og det gælder også i forhold til hvem der er et barns forældre børneloven har som det overordnede formål at fastslå det retlige forældreskab herunder at fastslå et faderskab eller et medmoderskab til et barn hertil kommer

at børneloven bygger på det grundlæggende

eksempel kan nævnes at moren kan rejse en sag om faderskab og medmoderskab inden barnet er født at moren har pligt til at oplyse hvem der er eller kan være far eller medmor til barnet og at en mand der har haft et seksuelt forhold til moren som udgangspunkt har ret til at få prøvet om han er barnets far før folketinget vedtog loven der giver mulighed for et juridisk kønsskifte

et juridisk kønsskiftes betydning for børnelovens bestemmelser om faderskab

der anbefalede arbejdsgruppen at fastholde udgangspunktet om at forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse afgør deres betegnelse i børnelovens forstand og det har jeg også for nylig redegjort for i et skriftligt svar til folketingets ligestillingsudvalg arbejdsgruppens anbefaling er således blevet fulgt og der er ikke foretaget ændringer i børneloven som konsekvens af muligheden for at opnå et juridisk kønsskifte jeg har fået oplyst at når en person søger om et juridisk

er det cpr kontorets procedure at bekræfte modtagelsen af en ansøgning om juridisk kønsskifte og samtidig vedlægge en skriftlig vejledning og information til ansøgeren hvoraf blandt andet følgende fremgår din juridiske status som far eller mor til et barn efter børneloven ændres ikke selvom du skifter køn i børnelovens forstand har man det køn som man bruger til at forplante sig med og det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse der afgør deres rolle i

som enten far mor eller medmor en person der føder et barn vil uanset om den pågældende juridisk en mand være at betragte som barnets mor i

der har foretaget et juridisk kønsskifte jo netop ikke er gået hele vejen i forhold til at ændre kønnet kønnet er ændret juridisk mens det biologiske køn er uændret og det rummer børneloven

set ligesom loven rummer andre familiemønstre når det skal fastslås hvem der er barnets mor far eller medmor børneloven tager sit udgangspunkt i det biologiske køn som stadig er omdrejningspunktet når der skal

det er måske nok lidt traditionelt og nok også en konservativ tilgang i en moderne verden men det giver et kendt og tydeligt afsæt for

barnets retlige forældre og hvilke rettigheder de har og det understøtter hensynet bag børnelovens regler nemlig at barnet får to retlige forældre hertil kommer at en juridisk kønsskiftet person har mulighed for at skifte tilbage

hvis det juridiske køn bliver afgørende vil det kunne give anledning til ændringer af det retlige forældreskab med manglende kontinuitet for barnet til følge jeg vil gerne endnu en gang slå fast at lovgivningen ikke hindrer at en person der har fået et juridisk kønsskifte kan blive forælder og grundlæggende mener jeg at lovgivningen rummer mangfoldigheden og støtter op om de mange forskellige familieformer som vi har her i danmark samtidig

den nuværende retstilstand den nødvendige forudsigelighed og det nødvendige faste retlige afsæt idet der tages udgangspunkt i det køn som kan anvendes til at få børn altså det biologiske køn jeg har talt meget om jura og det har

derhjemme og hvilken familie man er i dag vokser børn op i mange forskellige familiekonstellationer og formår at navigere

derimod er det forældrenes daglige omsorg og kærlighed der er afgørende for barnets bedste og det står forældrene frit for at kalde sig i overensstemmelse med deres juridiske køn ved fornavn eller ved noget helt tredje det hverken kan eller skal vi blande os i som det også er blevet tilkendegivet fra ministeriets side i forbindelse med indførelsen af muligheden for at få et juridisk kønsskifte

vil ministeriet følge udviklingen på området og løbende vurdere behovet for en præcisering eller ændring af børneloven og på den baggrund kan regeringen ikke

optegnet som medmor fordi man ser på det biologiske køn

at ministeren ikke kan se det fuldstændig urimelige i den lovgivning som den ligger nu

gemt bag så mange ord for det handler om at der står en mand som ikke kan få lov til at være far for

men skal skrive sig på som medmor den her mand kan ikke bruge sit fysiske køn til at få et barn

børneloven jo to retlige forældre

giver forældrene både rettigheder men også pligter det bakker jeg

er det ikke regeringens intention at gå ind

og ikke nødvendigvis over det genetiske

se hvad der står i vejen for at vi kalder det det som det er

den rapport der blev lavet der er jo vidtrækkende grunde til at man har fastholdt børneloven ud fra et biologisk udgangspunkt

juridiske forældre som barnet ellers kunne bruge

socialt og visuelt er en mand ikke kan få lov til retligt at få et faderskab og det betyder jo at

hvis barnets mor eksempelvis dør

barnet skal tilknyttes

pågældende far jo ikke nogen rettigheder fordi loven er skruet sammen som den er så ministeren må jo kunne se at den konkrete sag der har givet anledning til det her

at vi faktisk har problemer i forhold til at sikre barnets rettigheder til to juridiske forældre anerkender ministeren ikke

at moren kan rejse en sag om faderskab og medmoderskab inden barnet er født

ikke villig til at gå på kompromis med jeg tror på vigtigheden af

sikrer barnet to retlige forældre

bliver ligestillet med andre infertile mænd i forhold til at kunne erklære et faderskab

det ikke kan lade sig gøre men det der er sandheden som jeg hører ministeren er jo at ministeren ikke synes det skal være sådan eller ikke

ikke kan lade sig gøre vi har i forvejen muligheder for at mænd som ikke selv kan få børn alligevel kan få et faderskab

jeg mangler sådan set også stadig væk lidt et svar fra ministeren

undfanget ved en donor som man i forvejen ikke kender

biologisk faderskab i

barnet er et produkt af så at sige hvad er det der skulle være barnets tarv

klart fremgår hvem der har ret til hvad og hvornår og hvis man begynder at ændre på

at biologi ligesom er er rettesnoren

for børneloven så vil det ikke være

har vi jo ikke engang diskuteret hvad konsekvenserne så vil være

for så dernæst at rulle det tilbage altså

ikke er det der skaber de retlige forældre så jeg

en del af en familie af en mand og en kvinde der hele tiden har været mand og kvinde og hvor

der kan man godt have en retstilstand for barnet hvor der er en

og at der ikke er tvivl om juraen at der ikke er tvivl hvis man vil rejse en sag om

at moderen stadig væk har pligt til at oplyse hvem

kan være far hvis først man begynder at at ændre børneloven så den ikke tager sit afsæt i biologi

så vil der komme fortolkning

jeg tror ikke på at vi har brug for mere fortolkning

vi slet ikke at det var noget vi skulle bruge så frygtelig lang tid på

først og fremmest at vi i to tusind og fjorten gav mulighed for juridisk kønsskifte men

tusind og seksten fjernede transkønnethed fra listen over

når vi vedtager sådan en lov som vi gjorde i to tusind og fjorten

følge med det gælder altså også børneloven jeg kan godt

det føles krænkende for den mand som også juridisk anerkendes som mand at han skal registreres som medmor jeg kan se hvem den nuværende lovgivning

nogle mennesker der føler sig krænket og generet af det her jeg har ikke fået øje på hvem det er der vil blive generet hvis vi tager hensyn til de mennesker her hvis

folks juridiske køn jeg har ikke lige fået øje på hvem det er vi træder over tæerne hvis

minister netop har fortalt fra talerstolen

beror på en identitet der betyder rigtig meget det synes jeg som samfund godt vi kan strække os langt for at anerkende

mit liberale udgangspunkt og det er også venstres liberale udgangspunkt

af den opfattelse at den personlige frihed er fuldstændig afgørende alle mennesker har ret til at leve et liv i frihed og gå deres egne veje vælge deres livsspor og vi mener ikke at den ret skal

identitet eller for den sags skyld seksuel orientering i danmark er

og vi har ifølge danmarks statistik syv og tredive forskellige måder at være familie på

af jeg ved godt at det ikke er noget man sådan kan sætte på

serveret småkager og sunde kiks ude bagved kan være lidt stolte af her

at mit parti og jeg selv har har sympati for beslutningsforslaget og jeg mener at det er en meget relevant problemstilling problemstillingen bliver ikke mindre relevant fordi den målgruppe den omhandler ikke er så stor

det er en beslutning der

referencen børneloven som

lidt konservativt og forældet udgangspunkt men man kan også mene at det nu engang er det udgangspunkt der danner rammen for

den lovgivning vi stadig væk har og indtil vi vælger at ændre den lovgivning

stå fast på at det er de præmisser vi opererer inden for

forslaget betragter

aktuelle afvisning som en af de mere bløde slags og med en god del sympati for

anderledes afvisende end jeg hører venstres ordfører det kan være det er forkert

men men det er i hvert fald svært for mig at forstå ud fra

en mand der anerkendes juridisk som mand optræder som mand

den mest optimale gennemgang det er efterhånden ved at være sent altså lovgivningen varetager jo også andre hensyn end

børneloven har jo sit overvejende fokus i at sikre barnets

to retslige forældre og uddeler rettigheder og pligter ministeren redegjorde

flertallet måske er men det ændrer ikke på at venstre som parti selvfølgelig bakker op om den regeringsbeslutning der ligger

indstillet på at støtte beslutningsforslaget vi anerkender at der kan være problemer men vi synes også

klar til at ændre den nu jeg kan ikke gøre det mere

i børneloven og også at ændre praksis således at forældres køn defineres ud fra deres juridiske og dermed selvvalgte

i enhedslisten har vi igennem efterhånden

mange år arbejdet for

sikre transpersoners rettigheder jeg husker i hvert fald

har været et arbejde som har handlet om at sikre at man kunne skifte køn juridisk uden at man skulle igennem kastration først som ellers tidligere var et krav

er vi efterhånden kommet igennem med og vi arbejder stadig for

respektfuld behandling i sundhedsvæsenet i øvrigt et tema som er på dagsordenen her i folketinget i morgen alligevel er der så stadig væk

transpersoner ikke har de rettigheder som de bør have efter vores mening det er jo kommet frem her

ikke ikke kan anerkendes som far til sit

har enten en en mor eller en far

er transkønnet risikerer at stå

rent juridisk anerkendes som som mænd

socialt og visuelt fremstår som mænd men som præcis i forhold til deres børn ikke kan anerkendes som

infertile mænd som jo sagtens kan anerkendes

også til trods for at det ikke er dem der har leveret de kønsceller der har dannet barnet det har også nogle åbenlyse konsekvenser

juridisk forældreskab derfor forstår jeg ikke at ministeren bliver ved med at fremhæve at det er af hensyn til barnets ret til to retslige forældre at man ikke vil ændre loven

det kan jo have fatale konsekvenser for et barn hvis

får forældremyndigheden og hvilken retsstilling

hvis der skulle være nogen muligheder for at vi ad anden vej kan komme videre med den her sag for eksempel i form af en beretning i udvalget

er der også sket en disruption af vores familiemønstre sammenbragte familier og skilsmisser men også i vores mulighed for at skifte køn biologisk eller som vi for nylig har indført det juridisk som vi har set med uber og den

systemet og vi mennesker har simpelt hen svært ved at omfavne de nye muligheder og det gælder også anerkendelsen af personers juridiske køn i børneloven det relevante for børneloven er at sikre barnets tarv og en klar fordeling af rettigheder og pligter for forældre men hænger det sammen med hvem man nødvendigvis må kalde mor og far for at tildele de rigtige rettigheder og pligter det mener jeg som udgangspunkt ikke jeg håber at vi bliver klar til at omstille os og tilpasse vores systemer og lovgivning til de nye mønstre på en måde der også giver plads til et mindretal selvfølgelig samtidig med at man sikrer hensigten bag loven i dette tilfælde barnets tarv

som en del af regeringen stemme nej til forslaget men jeg håber meget at ministeren

vil være åben for en videre dialog om

bemærkninger valgte folketinget i to tusind og fjorten at give personer

juridisk i to tusind og seksten besluttede regeringen med folketingets opbakning at fjerne det at være transkønnet fra listen over psykiske sygdomme begge beslutninger var to store skridt for ligestillingen og anerkendelsen af transpersoner i det danske samfund vi er i sf utrolig glade for den udvikling som de beslutninger afspejler og vi mener det er helt afgørende at vi får kigget lovgivningen igennem for at se om der stadig væk skulle være forældede kønsforståelser og strukturer til stede som ikke er forenelige med vores moderne forståelse af et ligestillet og frit samfund derfor er vi også glade for at forslagsstillerne netop har taget initiativ til dette dette med forslaget i dag vi deler intentionen bag forslaget om at ændre børneloven børneloven tillader i dag kun at man kan opnå juridisk forældreskab

et barn man ikke selv er biologisk tilknyttet hvis forældreskabet er knyttet op på det køn man biologisk set havde ved fødslen uanset ens juridiske køn det betyder som det også nævnes i bemærkningerne til forslaget at en mand der biologisk er født som kvinde men som juridisk er anerkendt af staten som en mand kun kan registreres som medmor til barnet ved fødslen og ikke som far det samme gør sig gældende for en juridisk anerkendt kvinde der biologisk biologisk

er født som en mand hun kan ikke registreres som medmor det er kun rimeligt og proportionelt med samfundsudviklingen på området i øvrigt at vi får revideret børneloven så muligheden for at søge juridisk forældreskab

forældres anerkendte juridiske køn sf kan

at fastholde udgangspunktet om at forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse udgør deres betegnelse i børnelovens forstand arbejdsgruppens anbefaling blev fulgt og der skal således ikke foretages ændringer i børneloven som konsekvens af muligheden for at opnå juridisk kønsskifte

cpr kontorets procedure at bekræfte modtagelsen af en ansøgning om juridisk kønsskifte samtidig med at

en skriftlig vejledning og information

om følgende din juridiske status som far eller mor til et barn efter

ændres ikke selv om du skifter køn i børnelovens forstand har man

bruger til at forplante sig med det er således forældres biologiske køn ved barnets undfangelse der afgør deres rolle i børneloven som enten far eller mor eller medmor en person der føder et barn uanset om pågældende juridisk er en mand vil at betragte som barnets mor i børnelovens forstand

er hele fundamentet i

vores familier vi er jo inde at røre ved at

som ikke har mulighed for at få børn og derfor bruger en donor selv om han er født biologisk

reproducere sig de producerer ikke sædceller og derfor

den her moderne teknologi

man bruger en donor hvad er forskellen på de to mænd kan ordføreren ikke lige

man tager jo ikke konsekvensen ved det juridiske kønsskifte det er bare et personnummer man ændrer det skal forslagsstillerne

siden af camilla sidder jon

de to har kendt hinanden i ti år har boet sammen i to år og i sommeren to tusind og fjorten besluttede de at få barn sammen de skal føde hjemme og han skal klippe navlestrengen barnet er blevet til

par der er udfordret af at manden enten har for lav eller ingen sædproduktion har de fået hjælp

jon der har fået foretaget juridisk kønsskifte og er en mand og han skal have

kunne bare ikke få lov til at være far til det her barn

det fik os til at reagere og derfor har vi

en fejl i loven så i første omgang

det er jo en absurd mangel på konsekvens i vores lovgivning at en mand kun kan blive anerkendt som medmor

biologisk er født kvinde vi anerkender altså masser af mænd der ikke kan reproducere som der står i artiklen som fædre når de har brugt en donor og forskellen er

vil faktisk også gerne sige tak til venstre og liberal alliance for

har jo været meget af den her forvirring fra talerstolen omkring hvornår man kan være far og hvornår man kan være mor men men jeg synes

vigtigt at vi giver lighed for loven og og

rapport fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte fra syvogtyvende februar to tusind og fjorten hvor der står at faderskab og moderskab er reguleret

hvor begreberne dækker over den juridiske relation mellem barnet og den pågældende forælder og ikke nødvendigvis over det genetiske forældreskab

den jura vi laver altså den lovgivning vi her i den lovgivende

jeg håber meget at vi kan få en god dialog i udvalgsarbejdet også med ministeren omkring det her

oplevelse af kvalitet i hjemmeplejen færrest mulige forskellige medarbejdere i borgerens hjem

være at en social og sundhedshjælper står for de rent praktiske opgaver i et hjem mens social og sundhedsassistenten

sit næste besøg og må bede en kollega overtage besøget kvaliteten i hjemmeplejen er jo netop også at der udvises omsorg og omhyggelighed så man ikke forlader en borger

akut forværring som kræver handling her skal der selvfølgelig være

vil kunne blive hos borgeren og en anden medarbejder vil kunne træde til hos den næste borger der skulle have haft besøg men ikke bare organiseringen og tilrettelæggelsen af hjemmeplejen har stor betydning for

som hjemmeplejen i dag tager hånd om har blandt andet på grund af en positiv udvikling på sundhedsområdet hvor lange hospitalsophold er blevet forkortet mere komplekse plejebehov end vi så tidligere og det betyder at flere ældre i eget hjem ofte vil have behov for flere besøg hen over døgnet samtidig betyder et mere komplekst sygdomsbillede blandt de ældre at der stilles andre og højere krav til kompetencerne hos medarbejderne i hjemmeplejen det er kommunerne nødt til at tage hensyn til for de medarbejdere der kommer i borgerens hjem skal jo have de kompetencer som er nødvendige for lige præcis denne borger det er med andre ord regeringens opfattelse at kommunerne allerede arbejder med den problemstilling som forslaget søger at imødekomme med lovgivning

have fokus på hvordan vi sikrer mest mulig værdighed og kvalitet i omsorgen for de svageste ældre og antallet af medarbejdere som borgerne møder i hjemmet har stor betydning for borgernes oplevelse af kvalitet i hjemmeplejen det ændrer dog ikke ved at det er kommunernes ansvar at tilrettelægge og organisere hjemmeplejen så der tages mest muligt hensyn til borgerne også i forhold til antallet af hjælpere i det enkelte hjem at sætte mål i lovgivningen

giver efter min opfattelse ikke mening

hvad enten leverandøren i øvrigt er kommunal eller en privat leverandør så detaljeret skal vi ikke diktere det her fra christiansborg

i går kunne vi lægge øre til at der er meget store forskelle på hvad kommunerne

magter nogle kommuner har mulighed for at tilbyde

hjælp ofte og andre kommuner har simpelt hen ikke ressourcerne til at tilbyde hjælpen så ofte så der er store forskelle på hvad kommunerne har mulighed for og det er trods alt et christiansborganliggende

give kommunernes landsforening en hjælpende hånd i forhold til at få udredt

til i alle forhold og hos alle borgere

her regering prioriterer ældreområdet hvad vi har vist både ved finansloven i to tusind og seksten og i to tusind og sytten jeg mener altså at den enkelte kommune er bedst til

de arbejdstider der måtte være det er dem der er tættest på

det er derfor jeg mener at vi ikke skal ind og røre ved det kommunale selvstyre

og det kunne godt have noget at gøre med hvad det er for nogle borgere man har i kommunen og hvad

med store komplekse plejebehov og det betyder bla

men det er klart at det er en meget vigtig ting

ansatte der kommer ind i en borgers hjem det vil jeg

men jeg læser egentlig ikke forslaget fra sf på den måde sådan som jeg læser det det kan sf jo

lejlighed til at præcisere senere så handler det om at forpligte kommunerne til at de skal tage stilling til hvordan man minimerer antallet af ansatte der kommer i den enkelte borgers hjem man går ikke ind og siger præcis hvordan

fra starten slå fast at vi deler forslagsstillernes intention om

sikre bedre kvalitet og tryghed

et element af at sikre den her tryghed og kvalitet også hvor mange forskellige medarbejdere man har i sit hjem når man har brug for hjælp og pleje men trods fælles intentioner og sympati for forslaget

side ikke bakke op om

ønsker en fingrene væk reform af den offentlige sektor

og ud fra få men klare kvalitetsmål og her kunne det at sikre sine ældre borgere faste hjælpere jo oplagt være et af flere meningsfulde mål for kvaliteten men som vi læser beslutningsforslaget her

det ikke den metode eller den tilgang der lægges op til her er det ikke mindre men

tror vi at man løser bedre

selv om vi kan og skal lære af hinanden på tværs af kommuner og mellem offentlige og private leverandører kan man ikke sige at der er en bestemt model som passer til alle det må være op til den enkelte kommune og den enkelte

som de jo skal drage omsorg for

i dialog med radikale venstre og har lovet at hilse fra dem i dag og sige at de også er imod det her beslutningsforslag

et fast team af hjælpere hvordan sikrer vi at borgere i højere grad kan regne med at det er de samme personer der

hjemmet fordi vi

en del af kvaliteten så når vi taler om værdig ældrepleje kunne det så ikke alligevel godt være et

folketingsbeslutning om faste teams i den kommunale hjemmepleje

at den såkaldte gladsaxemodel skal pålægges alle landets kommuner men at kommunerne skal forpligtes til langt mere offensivt at vurdere hvor mange hjemmehjælpsbesøg der skal foretages af borgerens faste

løses bedre og dygtigere dygtigere

dag alt for mange ældre mennesker oplever at at se

i løbet af en uge

menneskelige årsager at det selvfølgelig er rart at kende mennesker som kommer i ens hjem

jo også en udfordring i forhold til den hjælp man

hver ny person der kommer skal sætte sig ind i

det er tid der går fra tid man kunne

fleksibilitet når man som fast hjælper kommer hos

man bedre se fra dag til dag

overset problem er et sikkerhedsmæssigt problem hvis man læser lokalaviserne vil man tit finde de her historier om ældre mennesker der bliver udsat for tricktyverier hvor den gennemgående forklaring er at de troede det var hjemmehjælperen

så tænker man hvordan kunne de ikke gennemskue at det ikke var hjemmehjælperen

de er vant til at der kommer så mange forskellige

hjemmeplejen og hvem der er alle mulige andre

så af de årsager og sikkert flere som jeg ikke lige kunne

det her et problem

men og der kom det men jeg er ikke sikker på at lige præcis den løsning som er beskrevet her i forslaget er den rigtige løsning på problemet

hvor mange forskellige ansigter den

hjem så skal kommunerne jo også på en eller anden måde dokumentere at de har gjort sig de her overvejelser og så kan jeg godt frygte at i stedet for at tage opgaven seriøst

ganske få mennesker igennem sit hjem

men men nummer to problemet skal løses og det vil vi gerne bidrage til i dansk folkeparti

hvor vi får dokumenteret de mange gavnlige effekter der er både for de ældre men helt sikkert også for kommunen selv

arbejde med det her og de har jo bevist i gladsaxe at der er effekter ved det eller om det er mere videndeling eller

det er en indsats som vi skal arbejde med i udvalget ved jeg ikke lige på stående fod

hvert fald noget vi rigtig gerne vil arbejde sammen med sf og andre der

siger de prioriterer ældreområdet meget højt kunne tage det op med kommunerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne som man er gået i gang med det vil jeg da opfordre regeringen til det

når man prioriterer ældreområdet jeg har jo tidligere underholdt med at

på egen hånd bevise at de prioriterer ældreområdet så det er en mulighed der hermed er givet til regeringen så for at opsummere vi vil rigtig gerne

løst det her problem gerne sammen med sf men men nærværende skitsering

kvalitet og sammenhæng i den kommunale hjemmehjælp den ambition deler vi

med sf men vejen til at nå målet er vi langtfra enige om

som vil sætte det kommunale selvstyre ud af kraft og tilsidesætte den faglighed som i den

jo skal bidrage til at sikre både kvalitet og en værdig ældreomsorg for kort tid siden ville sf med beslutningsforslaget b ni og tredive fratage kommunerne mulighed for selv at budgetlægge og give kompetencen til os på christiansborg altså de facto

i venstre vi mener at vi har et velfungerende kommunalt selvstyre

ønsker at regeringen fremsætter et lovforslag som indfaser faste teams i den kommunale hjemmehjælp hånden på hjertet

jeg har svært ved at se for mig at vi på christiansborg skal

tilrettelægge det arbejde som kommunerne skal udføre

og det er kommunerne der ved hvad borgerne har brug for hvornår og hvilke fagligheder

og det undrer mig egentlig lidt at man i sf har så ringe tillid til de mange dygtige medarbejdere at man mener at det er nødvendigt at centralisere og uddelegere arbejdsgange til os på christiansborg når det så er sagt kommer det næppe som nogen overraskelse for nogen at vi i venstre har et endog meget skarpt fokus på ældreområdet

mon ikke de fleste som modtager pleje og omsorg allerhelst så vidt det er muligt gerne ser at det er det samme personale som dukker op dag efter dag

fra min egen tid som kommunalbestyrelsesmedlem

er stærke og væsentlige omdrejningspunkter i den løbende tilrettelæggelse og jeg ved også fra mine mange år i kommunalbestyrelsen i faaborg midtfyn

sætter umådelig stor pris på de mange muligheder og den frihed som den decentrale model

lad os nu holde fast i at det er kommunernes ansvar at sikre at de kommunalt ansatte har de rigtige kompetencer til at løse de opgaver som knytter sig til en værdig pleje af vores ældre når jeg ser tilbage på de år der er gået med en ældreminister ved roret som kan holde fokus på området ja så bliver jeg faktisk både stolt og glad for ældreområdet

med værdighedsmilliarden har vi givet kommunerne gode muligheder for at prioritere for eksempel varme hænder til ældreplejen og kommunerne bruger jo de muligheder som vi lægger frem

jo gået til varme hænder det vidner jo om at

men for os i venstre er det afgørende også at holde sig

at der er en klar ansvarsfordeling mellem os her i folketinget og alle de gode folk som sidder ude i kommunerne det er ikke os på christiansborg der skal diktere hvordan kommunerne tilrettelægger ældreplejen ned i mindste detalje det er vores fornemste opgave at sikre de bedst mulige rammer samtidig med at vi respekterer det kommunale selvstyre og jeg er optaget af at sikre en god og en værdig ældrepleje både på plejehjem og også i eget hjem i venstre mener vi ikke at beslutningsforslaget her vil bidrage til en bedre ældrepleje tværtimod

beslutningsforslaget her hvis vi gør det til virkelighed kan resultere i en ældrepleje hvor antal ansatte i teams går forud for faglighed som når alt kommer til alt jo er det der skal sikre vores ældre en god og værdig ældrepleje af høj kvalitet

enkelte at man ser et kendt ansigt

pleje eller det er ens

praktiserende læge eller om det er

i pleje og omsorgssektoren er i dialog med så tror jeg det betyder meget at det

er et kendt ansigt og et menneske man har tillid

tilbyder den enkelte borger det er faktisk min min oplevelse at man med kvalitetsstandarder for eksempel gør sig mange overvejelser i forhold til hvordan

sikre den bedst mulige pleje jeg synes at den interesse der har været omkring hele værdighedsmilliarden jo er et meget godt eksempel på

det at kende de mennesker som træder ind ad døren til ens hjem når man modtager hjemmepleje er meget vigtigt

de borgere som har brug for hjemmepleje det betyder tryghed

yde hjemmeplejen hvad enten der er tale om om den praktiske hjælp eller den personlige hjælp kan lave et bedre stykke arbejde

kan jo også fungere som en mulighed for at se til borgeren mens man for eksempel gør rent eller hjælper med

lave mad det er en mulighed for at se om

som man skal agere på

det kan være økonomi der er en forklaring på at man så ikke får gjort det arbejde

se på hvad man kunne gøre for at det i højere grad er faste teams som kommer

heroppe der siger at det er i strid med det kommunale

for et par uger siden kom med et forslag

op til kommunerne selv at bestemme hvorvidt der skulle være frit valg i hjemmeplejen ja så syntes de samme partier at at det kunne

ikke pille ved man kunne sige

om man ville bruge private aktører men i den sammenhæng

slet ikke på tale at man skulle styrke det kommunale selvstyre som det så hedder i dag på samme

er en usammenhængende argumentation på det her område

at vi tager nogle initiativer som gør at der ikke er rigtig mange forskellige medarbejdere som

godt man kan diskutere man kunne jo også definere at det skulle være et tema som kommunerne beskrev i deres kvalitetsstandarder uden

præcis på den her måde men altså det her med at man sådan slår sig så højt og helligt op på at nu vil man bare

enkelte menneske men også fordi hjælperen får bedre kendskab til rutinerne behovene og ønskerne i forslaget her lægges der op til at der i gåseøjne kun skal komme tolv hjemmehjælpere på tre måneder det synes jeg sådan set stadig væk er mange jeg ville da nødig have tolv

er virkelig positivt at sf sætter fokus på problemstillingen og jeg håber at vi i fremtiden vil se en udvikling i retning af færre forskellige hjælpere

til den samme borger men jeg mener ikke at vi skal diktere det her fra christiansborg

set også sidste gang sf fremsatte forslag som ville sætte det kommunale selvstyre ud af kraft jeg føler lidt at

hører meldinger fra sf som går imod det kommunale selvstyre og jeg tænker på om sf i virkeligheden gerne så

i så ikke melde ud hvordan det så skulle fungere

og måske også en klar melding om

i i virkeligheden ønsker frit valg eller ej

er noget at vælge imellem i bemærkningerne til

jeg citerer konsekvensen vil ofte være at borgerne skifter til private leverandører der tilbyder fast hjælp eller allerværst måske helt undlader at få besøg af hjemmeplejen fordi de ikke føler

kan få indflydelse på hjælpens omfang og tilrettelæggelse det fremstår lidt som

privat leverandør eller også slet ikke nogen hjemmehjælp

vælger en privat leverandør sådan er det ligesom beskrevet på trods af at halvfjerds procent af de ældre sådan set er ret glade for en privat leverandør

en anden ting ved den her formulering er at den jo understreger at de private åbenbart opleves som mere stabile

det fremgår da også af en undersøgelse fra december to tusind og femten

sundheds og ældreministeriet at tilfredsheden med antallet af medarbejdere hos kommunale leverandører er på otte og tres

procent for private leverandører men for mig og liberal alliance er det vigtigste ikke hvem der udfører opgaven eller hvordan den udføres men at de ældre er glade og tilfredse fordi de får den hjælp og omsorg de har brug for en høj tilfredshed må være en overordnet politisk målsætning

mange kommuner der leverer i dag så opgaven må være at sprede den viden og kunnen fra de dygtige kommuner til de mindre dygtige

at måle på det her overordnede mål og ikke måle og diktere ned i mindste detalje vi skal give frihed til at dygtige medarbejdere og dygtig ledelse kan bruge deres kompetencer og deres tid til at gøre et godt og meningsfuldt arbejde i stedet for at spilde deres tid på ligegyldige krydser og i stedet for at skulle stresse rundt uden at have mulighed for at løse opgaven på tilfredsstillende vis liberal alliance støtter ikke

frit valg der er flere der har ytret ønske fra kommunernes side om at man selv må bestemme hvordan man tilrettelægger det frie valg at man selv må bestemme om man vil bruge private aktører

kommunerne skal tilrettelægge deres ældrepleje

de modeller de har nu jo egentlig ikke rigtigt frit valg

vi har bare sagt at som minimumkrav kommunerne have en privat leverandør og så sig selv så det giver to valgmuligheder som minimum og det er fordi vi respekterer det kommunale selvstyre stod det til os at lave en rent liberal model havde borgerne rigtigt frit valg blandt alle leverandører men det går vi ikke ind og dikterer kommunerne

mener hun jo ikke at det er kommunerne der selv må tilrettelægge ældreplejen

det bare på nogle områder at fru may britt kattrup

ældreplejen mens hun ikke vil på det her område det er jo ikke en sammenhængende argumentation som fru may britt kattrup

har vi nøjes med at lave en enkelt begrænsning der siger at vi vil have en enkelt privat leverandør

de gerne vil løse rigtig mange private virksomheder har valgt kun at tage sig af praktiske opgaver altså sådan

rengøring hver uge eller rengøring hver fjortende dag eller rengøring hver tredje uge

halvtreds procent af de praktiske opgaver løses faktisk af private firmaer i dag mens kun ti procent

væsentligt lettere at planlægge en rationel

kontinuerlig hjælp til ældre hvis man udelukkende skal tage sig af den praktiske hjælp og altså ikke har de der plejeopgaver som hele tiden kan forstyrre

så er det kommunens opgave at vurdere de virksomheder der byder ind og så vælge den de mener

nyt nogen ringer og skal på toilettet nogen har brug for

er rigtig mange akutte opgaver er ordføreren så ikke enig med mig i at det er forholdsvis lettere at blive populær som privat firma fordi man kan planlægge på en måde så

altid kan overholde sine aftaler når man kun har opgaver som er lette at planlægge

så du vil jo altid have de bedste virksomheder til at udføre opgaverne og kommunen

jo altid selv ind hver gang der er et udbud skal kommunen selv byde ind og hvis kommunen kan løse det bedre end den private virksomhed ja så skal kommunen have

vi behandler folk lidt på samlebånd

det burde vi holde op med vi mener der burde skabes mulighederne for at rumme de enkelte individer og at vi laver de rigtige løsninger for den enkelte

fordi vi finder at det er at blande sig

i det som så er blevet et mantra heroppefra det kommunale selvstyre vi vi mener at det er derude i kommunerne man skal gøre det det vi kunne tage alvorligt herindefra er at skabe

nok der opgaven er vigtigst som vi ser det fra

nogle ordentlige rammer op også økonomisk så kommunerne reelt

jeg har også konstateret at på det område er der et stykke vej til enighed alligevel er det faktisk netop den selv samme diskussion der har inspireret til lige præcis det her forslag ministeren har nemlig igen og igen fremhævet at mange borgere vælger private virksomheder fordi de kan tilbyde borgerne faste hjælpere

helt enig med ministeren i at faste hjælpere er vigtigt for

mange ældre borgere ja faktisk er det så vigtigt at jeg synes at ministeren bør overveje hvordan vi kan sikre at alle borgere

får faste hjælpere uanset om de vælger et privat firma eller om de vælger den kommunale hjemmehjælp det siger nemlig næsten sig selv at det bare er mere trygt

egen hjemmehjælper som har vagten

særdeles grænseoverskridende at være afhængig af hjemmehjælp ud over hjælp til de helt personlige ting er det ikke svært at forestille sig at det kan være ubehageligt når andre skal gå i skuffer og skabe måske uden at man selv kan være med med tiden overvinder de fleste imidlertid de barrierer i takt med at der opbygges et gensidigt tillidsforhold mellem hjælperen og borgeren men det forudsætter naturligvis

er nogenlunde de samme hjælpere der kommer i hjemmet det er fuldstændig rigtigt at de ældres gennemgående begrundelse for at vælge et privat firma i ældreplejen er faste hjælpere private virksomheder er så bevidste om det helt rimelige ønske at de ofte ligefrem reklamerer med den fordel

er det også rimeligt at vi i folketinget tager en drøftelse med hinanden om hvorfor det ikke er ret som enhver hjemmeplejebruger med rette kunne forvente at få opfyldt fordi det simpelt hen bare er mere værdigt

ordførere allerede har nævnt tror jeg også at kommunerne rigtig gerne vil det her og når de ikke for længst har sikret

alle borgere de samme rettigheder er der sandsynligvis også en forklaring på det der er selvfølgelig forskel på hvor meget kontinuitet

kan skabes for den enkelte borger alt om man får praktisk hjælp hver tredje uge eller man har døgnhjælp men i det omfang det lader sig gøre

kommunale politikere og ledere faktisk peger på lov om frit valg og tvungen konkurrenceudsættelse som en medvirkende årsag til at kontinuiteten nogle gange må vige for rationaliteten ikke at forglemme at flere og flere kommuner altså også peger på budgetterne som en

medvirkende årsag vi måler på så meget andet så hvorfor ikke også se kontinuitet som et kvalitetsparameter

det er og bliver en forudsætning for at det nære sundhedsvæsen reelt kan blive en succes forebyggelse forudsætter nemlig i sig selv et indgående kendskab til den pågældende borger det er altså lettere at se forandringerne hvis man ved hvordan borgeren normalt har det

meget vigtig forudsætning for hvordan borgeren selv håndterer skavanker progrederende lidelser og så videre

som måske langsomt men sikkert skal varetage flere og flere opgaver i hjemmet

hvis man er tryg ved de mennesker som kommer i hjemmet

lidt usikker på sin egen situation er

på borgerens egne præmisser hvis man kender hinanden godt

lettere at opmuntre en borger hvis man kender baggrunden for borgerens situation

det glæder mig at vi langt hen ad vejen er enige om at kontinuitet og kvalitet altså ofte går hånd i hånd

vigtigt hvordan vi når de mål vi er også åbne for at der kan være andre måder

så jeg håber at vi i udvalget kan prøve at arbejde videre med at finde nogle gode løsninger på at kontinuitet også er en definition på kvalitet i ældreplejen tusind tak for debatten